og lisbeth bech poulsen

flere har meddelt mig at hun ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om etablering af en mærkningsordning for hundekenneler ønsker nogen at optage dette beslutningsforslag da det ikke er tilfældet

til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v to og halvtreds af jeppe jeppe jakobsen

jane heitmann may britt kattrup

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v tre og halvtreds af astrid krag stine brix lotte rod og kirsten normann andersen samt forslag til vedtagelse nummer v fire og halvtreds af pernille schnoor bortfaldet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

med resten af befolkningens

her lovforslag at der tages enkelte små skridt der begrænser de mest ublu privilegier som

omfattet af lovforslaget er desværre helt utilstrækkeligt og risikerer faktisk på visse områder at stille politikere mere fordelagtigt end med de gældende regler derfor har vi fra enhedslistens

en række ændringsforslag som vi håber

støtte når det gælder ministres pension

har partierne bag aftalen

desværre valgt ikke at følge vederlagskommissionens forslag om en bidragsbestemt pension der minder mere om de arbejdsmarkedspensioner som andre lønmodtagere er omfattet af

meget lukrative tjenestemandslignende

politikere kan optjene en meget høj pension langt hurtigere end stort set

vi har fra enhedslistens side stillet et ændringsforslag der betyder at vi opgiver privilegiepensionen for ministre og i stedet for følger vederlagskommissionens anbefaling om at gå over til en opsparingsbaseret pension der minder mere om arbejdsmarkedspensionen som andre danskere er omfattet af

så den fremover følger folkepensionsalderen man så har man jo som det har været fremme indført den her lille finte at man så indfører noget man kalder en førtidspension

en førtidspension som vi kender fra andre danskere med arbejdsprøvninger og lægeerklæringer

det her er en førtidspension som er helt uafhængig af helbred og som man bare kan vælge hvis man ønsker det og som altså kombineret med den meget lukrative pension

tilbage med en høj pension fem år før folkepensionsalderen og tilmed kan få pensionen udbetalt samtidig med at

har andet arbejde med høj indtægt det synes vi ikke er okay

retten til den såkaldte førtidspensionering vil trods det at man altså

end hvis man venter til folkepensionsalderen altså en forbedring af de nuværende regler

det problem vil også løses hvis vores ændringsforslag om en opsparingsbaseret pension bliver vedtaget alternativt vil vi under tredjebehandlingen foreslå at muligheden for en førtidspensionering helt fjernes

til pensionen at ændringen af pensionsreglerne kun gælder fremadrettet og dermed ikke omfatter den del af pensionen som nuværende og tidligere ministre allerede har optjent det betyder jo at de ministre som for nogle år siden stod i spidsen for at

befolkningens pensionsalder selv vil kunne hæve deres pension mange år før folkepensionsalderen og det synes jeg er

meget ærgerligt signal

når man vedtager regler der gælder

befolkningen så må de altså også gælde for de politikere der vedtager reglerne

så været fremført at det vil være i strid med grundloven at lade den pension der

allerede er opsparet være omfattet af de nye regler men de juridiske notater vi har fået er ikke så skråsikre i

konklusioner der snakkes om at det kan det være der snakkes om at det kommer an på hvor man

vi så stillet et ændringsforslag der betyder at loven revideres om to år og at vi i mellemtiden får indhentet en uvildig juridisk vurdering af mulighederne for at lade den generation af politikere

kan gå på pension som tres årige eller to og tres årige som de kan med de gældende regler et sidste og helt forkert signal man sender med forslaget er at man dropper den reduktion

at ministrenes løn nu sættes op man vedtog jo den reduktion dengang i to tusind og et fordi man sagde at nu

holde for med dagpengeforringelser så

også hellere som politiker holde for

angreb man lavede på almindelige menneskers forhold

altså for eksempel den kortere dagpengeperiode og en række af de andre forringelser der var i genopretningspakken er blevet fjernet igen men de forringelser man pålagde ministre

side stillet et ændringsforslag der fastholder ministrenes nuværende lønforhold

få udbetalt ministerpension samtidig med at man får løn eller vederlag for nogle bestemte andre politiske hverv jeg håber selvfølgelig på flertallets opbakning til de her ændringsforslag men må nok også samtidig sige

en inkarneret modvilje mod at gøre noget ved de her privilegier for politikere

herre pelle dragsted siger noget der er lodret forkert han påstår at den såkaldte

kalder det altså det at man kan gå på pension lidt tidligere og så få en lavere ydelse er helt eksklusiv for politikere

der er aftalt på det private overenskomstmarked at

meget mindre end det som almindelige lønmodtagere

opsparer vi jo på otte år det samme som det måske tager en metalarbejder tyve år at opspare

langt mindre end det ville gøre for en metalarbejder eller en lastbilchauffør eller andre faggrupper

for at trække os med en gylden pension fem år før folkepensionsalderen

en modernisering som har trængt sig på

med at fremføre forkerte påstande om hvad indholdet i forslaget er der blev

at den mulighed for at gå tidligere på pension mod en nedsat ydelse er præcis magen til det der er på det private arbejdsmarked

er et fradrag

ministres mulighed for at stoppe tidligere et fradrag der svarer til den pensionsordning vi har nemlig tjenestemandspensionen

altså som privat ansat og

arbejdsmarkedspension eller man er tjenestemand og har en tjenestemandspension

det muligt at stoppe tidligere

herre pelle dragsted fremfører at det er en unik mulighed man får for

stoppe før folkepensionsalderen mod at sætte ydelsen ned så er det som herre martin lidegaard sagde lodret forkert og det er blevet gendrevet hver

enhedslisten har fremført det det preller tilsyneladende af

ikke ind i herre pelle dragsteds fortælling om at man

det er beklageligt det er især beklageligt at hverken de fakta de svar det samråd eller diskussionen her i folketingssalen kan påvirke

glæde mig over at der er så mange andre i folketinget der er enige om nu at få lavet den her modernisering det er

få lavet det sådan at den pensionsalder som folketingspolitikere og ministre har fremadrettet

for resten af befolkningen det synes jeg er væsentligt

om hvorvidt vores vederlag og pension skulle være en anden altså hvorvidt vores pensionsordning i stedet for at følge tjenestemandspensionen som det historisk har gjort og som det med forslaget her også fortsat skulle gøre i stedet for skulle have fulgt en arbejdsmarkedspension

at de foreslår det

der så indebærer at man sætter det løbende vederlag op for at ændre den pensionsoptjening der er

flove over eller skamme os over den løn vi

giver vores folketingsmedlemmer eller ministre i det danske folketing det er på niveau med hvad der er i tilsvarende parlamenter rundtomkring det er på niveau med at man ikke vælger en politisk gerning for pengenes skyld men også at man bliver aflønnet for den indsats man

synes jeg det er glimrende at vi nu får de her ting rettet

det svarer til tjenestemandsordningen ja det kan da godt være

moderniseringsstyrelsen forhandler overenskomster og aftaler på andre arbejdsmarkedsområder prøver man at få fjernet

er omfattet af dem men i en modernisering af vores pensionsforhold

at få fjernet alle andre steder

vederlagskommissionen også foreslog at sætte lønnen op ja det er rigtigt nok men

der forhindrer os i at sige ej vi vil gerne være med til at fjerne nogle af de værste privilegier

at få mere i løn det kan vi da vælge fuldstændig frit uanset hvad vederlagskommissionen har sagt

tidligere på pension hvis man vil have en nedsat ydelse hvis man accepterer en nedsat ydelse og så har man fordi vores pension ligner

det fradrag der gælder hvis man som minister vælger at gå

om man i andre sammenhænge ønsker at begrænse tjenestemandsansættelser

valg man har truffet om

regler pensionsordningen skal følge vi har masser af tjenestemænd

har valgt at gå tidligere på pension end folkepensionsalderen mod at få en nedsat ydelse

et fradrag på tyve procent altså

får tyve procent mindre i pension

fremtidige ministre vælger at gå på pension

omfattet af reglerne her jeg har jo sagt flere gange undervejs

i arbejdsmarkedspensioner og i tjenestemandspensioner

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to og tre stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag ændringsforslag nummer fire af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer ni stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet

vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer ti af et mindretal tiltrådt af et mindretal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

og som sagt er det også et område som vi i enhedslisten

befolkningens vi synes grundlæggende ikke at vi

forslaget indeholder ligesom det om ministre nogle små fremskridt men slet ikke tilstrækkeligt til at

herunder folketingsmedlemmer er omfattet af ja igen

det her forslag stillet en række ændringsforslag som hvis de vedtages vil medvirke til at skabe nogle mere rimelige forhold som mere ligner andre danskeres

ligesom det vi netop behandlede om ministre at politikere også fremover vil have en meget lukrativ pensionsordning hvor man på ganske få år langt hurtigere end stort set alle andre danskere optjener ret til en meget høj pension og her har flertallet desværre valgt at overhøre vederlagskommissionens forslag om at gå over til en mere moderat opsparingsbaseret pension der mere ligner den arbejdsmarkedspension som almindelige danskere er omfattet af

godt nok at pensionsalderen hæves til folkepensionsalderen men

en førtidspension som den vi kender fra almindelige mennesker hvor man skal helbredstjekkes og igennem diverse

opslidende forløb nej det er en selvvalgt ordning man bare kan vælge til hvis man ønsker det og oven i købet kan få udbetalt selv om man har arbejde

kombineret med den meget lukrative pension vil det betyde

også fremover kan trække sig tilbage med en høj pension fem år før folkepensionsalderen og tilmed kan få pensionen udbetalt samtidig med at man arbejder og har en høj indtægt ved siden af

og retten til den her såkaldte førtidspensionering vil trods det fradrag som følger

indebære at det faktisk kan blive økonomisk mere

at få sin pension udbetalt tidligere altså mere lukrativt end at få den senere men også mere lukrativt

højere beløb i pension end hvis man venter til folkepensionsalderen

endelig er det som sagt et stort problem at pensionsreglerne kun gælder fremadrettet og dermed ikke omfatter den del af pensionen som folketingsmedlemmerne allerede har

politikere herinde som for nogle år siden stod i spidsen for at øge befolkningens pensionsalder selv vil kunne hæve deres pension mange år før folkepensionsalderen det er ikke okay

må også gælde de politikere der vedtager dem derfor har stillet et ændringsforslag der betyder at vi får indhentet en uvildig juridisk vurdering af mulighederne for at lade de her ændringer

har stillet socialdemokratiet har jo stillet et

om at folketingsmedlemmer selv skal kunne vælge om de vil beholde deres meget lukrative

vil gå ned på en almindelig arbejdsmarkedslignende pension som den der mere flugter med hvad almindelige mennesker har lad mig sige det klart

det er et helt igennem pinligt forslag

forslag om at politikere skal over på en arbejdsmarkedspensionslignende ordning så laver man det her forslag

der er utilfredse som man siger med det her høje

da bare selv kan gå ned på en lavere pension kære socialdemokrater

det sagen handler om det handler ikke om om nogle herinde er utilfredse med en høj pension det handler om at danskerne er utilfredse fordi de med rette ikke forstår hvorfor politikere skal have så vidtgående pensionsprivilegier som betyder at man reelt kan trække sig med en gylden pension længe før almindelige danskere og den utilfredshed og den politikerlede som det er med til at skabe forsvinder jo ikke fordi nogle af os frivilligt går ned i pension mens i andre holder fast

mig selvfølgelig til at følge med i og man har tænkt sig at gøre

socialdemokratiets forslag om at man fremover frivilligt kan frasige sig privilegiepensionen og gå over på en

mere mere almindelig arbejdsmarkedslignende pension og vi har også i fællesskab besluttet at alle vores medlemmer af folketinget vil gå over på den lavere pension

vi kommer mere på niveau med andre danskere

gravalvorligt når vi i årevis har kritiseret de her meget privilegerede pensionsforhold

sådan at politikere vedtager forringelser som rammer alle andre syge arbejdsløse nedslidte mens vi fastholder ekstremt lukrative forhold for os selv

og frasige os privilegierne fordi vi håber på at vi ved at gå foran vil kunne lægge et nyt pres på vores kollegaer herinde for at gjort op

også helt afgørende for enhedslisten at der hvis der bliver flertal for det her så skal være fuld åbenhed og gennemsigtighed om hvilke partier og politikere der fastholder den gamle privilegerede pension og hvem der frivilligt afgiver den så det for eksempel fremgår af den enkelte politikers hjemmeside

folketinget så danskerne har mulighed for at følge med i hvem der reelt mener at de selv skal

selvfølgelig med at socialdemokratiet vil bakke op om

kan jo læse i begrundelsen til forslaget at man står fuldt og helt inde for de pensionsforhold man har så det regner jeg med at der kan være enighed om

socialdemokratiske ordfører kan gå op og bekræfte

havde tænkt mig at holde men umiddelbart inden jeg gik på talerstolen her

en nyhed ind på på ekstra bladet

ganske overraskende nyheder frem her til morgen umiddelbart før behandlingen nemlig at socialdemokratiets ændringsforslag har en meget uheldig konsekvens og afledt virkning

faktisk betyde at politikere som har siddet

endnu større pensionsprivilegier end i dag det er nemlig sådan at

har optjent den maksimale pension med den nuværende ordning men hvis

socialdemokratiets forslag bliver vedtaget som det ligger nu vil mennesker som så har nået

hoppe over på

arbejdsmarkedspensionen og så lægge oveni og

det er selvfølgelig helt uacceptabelt formålet var jo at vi skulle fjerne privilegier og ikke udvide dem

vil gerne rose sfs herre jacob mark for at have opdaget det her meget alvorlige hul det har jeg ikke selv været kvik nok til

men med de her nye oplysninger kan vi ikke stemme for ændringsforslaget som det ligger i dag

vil derfor foreslå at lovforslaget sendes tilbage til en fornyet udvalgsbehandling

et nyt ændringsforslag der lukker for det her hul sådan at man altså fastholder det forslag man har stillet men uden den her mulighed for at lægge oveni for

herre henrik sass larsen er en snu ræv at det har været tilsigtet at han skulle kunne lægge oveni i sin allerede opsparede pension

opfordringen herfra og vi vil selvfølgelig så stemme for det nye ændringsforslag

i mange år for at få normaliseret politikernes pensionsforhold og det er ikke fordi det handler om særlig mange penge det gør det jo ikke i det store statsregnskab

gør det fordi det handler om principper når vi insisterer på at holde fast i urimelige privilegier mens almindelige danskere rammes af reformer og højere pensionsalder så sender vi jo grundlæggende et signal der siger vi er mere værd end jer og det signal vil vi i enhedslisten

der stemmes om ændringsforslag nummer to af

et mindretal tiltrådt af et mindretal

forslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

for stemte fyrre

seks ni og elleve stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer syv af et mindretal

tiltrådt af et mindretal

forkastet herefter er ændringsforslag nummer tolv stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

jeg bliver nødt til at spørge om alle har stemt rigtigt

forslagene er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fjorten af et mindretal

er forkastet der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse

starte den finansielle krise som derefter udviklede sig videre til en realøkonomisk og social krise med arbejdsløshed hvor almindelige lønmodtagere mistede

pensioner og livsopsparinger nu her ni år efter hvor nogle af verdens økonomier

skal vi ikke glemme at det er vores ansvar som lovgivere at forebygge at der ikke sker en gentagelse af finanskrisen allerede

tusind og ni besluttede man på g tyve topmødet i london at man skulle styrke det finansielle system ved at udvikle den finansielle regulering og

vi har siden her i folketinget gennemført mange forskellige tiltag som skal være med til at sikre en finansiel stabilitet og de to lovforslag som vi her sambehandler i dag er en opdatering en udvidelse og en tilpasning af denne regulering i dansk lovgivning lovforslag

hundrede og fem og halvtreds skal overordnet set løse det problem at en lang række handler med finansielle instrumenter i dag foregår uden for de markedspladser som i dag er reguleret med mifid i i fra to tusind og fire handlerne er i højere grad end tidligere blevet automatiseret

så sikre os at handlerne foregår på et reguleret marked

reguleringen og vigtigst er det at fremhæve at der sker et skærpet fokus på

nogle skridt i den rigtige retning

mange elementer i de to lovforslag og jeg skal nok lade være

taletiden her ved førstebehandlingen

arbejde indgående med i udvalgsbehandlingen

afsnit om algoritmisk handel

indeholder i dag ikke særlige regler om anvendelse af af algoritmisk handel

der er i lovforslaget er at der indføres en række nye regler der skal formindske risikoen for at

det gælder også for algoritmisk højfrekvent handel som er en særlig form for algoritmisk handel

på meget kort tid analyserer markedsbevægelser og derefter reagerer på analysen ved at afgive et stort antal ordrer det der er indholdet

stilles krav om at fondsmæglerselskaber

skal have kontrolforanstaltninger som skal sikre at handlerne ikke forstyrrer markedet

tilbyder deres kunder en direkte elektronisk adgang til markederne via deres handelsfaciliteter

skal foretage løbende kontrol med kundernes egnethed

så er det også sådan at der skal noget kontrol ind

finanstilsynet om deres anvendelse af og strategier for algoritmisk handel samt

indføres der krav om at markedspladser hvor der anvendes algoritmisk handel har de fornødne systemer og kontrolforanstaltninger der kan håndtere hårde perioder med spidsbelastning og markedsstress

lovforslaget at markedspladser skal kunne suspendere og begrænse handelen i forbindelse med store prisudsving forårsaget af anvendelsen af algoritmisk handel det er godt og positivt at der nu overhovedet indføres regulering af computerbaserede algoritmiske handler men under udvalgsbehandlingen og

vil jeg foreslå grundig teknisk gennemgang af det her lovforslag vil det være på sin plads at vi får et

den nye regulering er tilstrækkelig for at sikre at algoritmiske handler ikke forstyrrer markedet

finanskrise så er der noget der handler om ledelsen

historierne fra finanskrisen med

at ledelsesmedlemmer eller indehavere

også begrænsninger på det antal ledelsesposter som et ledelsesmedlem kan varetage i

der stilles krav til bestyrelsens sammensætning de samlede kompetencer i bestyrelsen

stilles krav om afsættelse af ressourcer til introduktionskurser og efteruddannelse af bestyrelsesmedlemmer

ikke bør gennemføres uden en retskendelse

det væsentligt at understrege at finanstilsynet og også erhvervsstyrelsen er underlagt

så alt i alt vurderer jeg at retssikkerheden er ganske godt afbalanceret i lovforslaget og det er godt at der er lagt op til at

to år efter lovens ikrafttræden skal evalueres om de her kontrolbeføjelser

anvendes godt nok så er der hele sanktionsniveauet hvis loven er overtrådt det er sådan at bødeniveauet for overtrædelse af kapitalmarkedsloven øges med lovforslaget og det er godt for fysiske

er bødeniveauet fra titusind kroner og op til en nettomånedsløn og for juridiske personer

det er alt sammen skridt i den rigtige retning så er der

følgeloven l en hundrede og seks og halvtreds som tilpasser lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere til de direktiver og forordninger der skal implementeres via l en hundrede og fem og halvtreds og der er særlig ét punkt som springer i øjnene for mig og det er nemlig aflønningen af ansatte der sælger eller rådgiver om finansielle instrumenter det foreslås nemlig at virksomhederne skal sikre at aflønning af virksomhedens ansatte ikke er i strid med virksomhedens forpligtelse til at handle i kundernes bedste interesse herunder efter god skik reglerne og der foreslås et forbud mod variabel aflønning af ansatte der arbejder med salgsmål som i værste fald kunne tilskynde til at handle imod detailkundens bedste interesse det lyder godt med en

sundere lønpolitik men under udvalgsbehandlingen vil jeg gerne sikre mig at der ikke er hjørner af den finansielle sektor hvor der kan være usunde aflønningsmuligheder tilbage

så er der en lang række områder i lovforslagene som giver anledning til udvalgsspørgsmål det er for eksempel noget der handler om at

der bortfalder noget omkring reguleringen ved overtagelsestilbud

grænseoverskridende børsaktivitet samt noget vedrørende de såkaldt tilknyttede agenter

er behov for en opklaring af hvorfor lovforslaget

så er der også det som vi har brugt rigtig meget tid på i

hele spørgsmålet om realkreditinstitutterne altså hvad konsekvenserne for vores realkreditinstitutter

det her med kapitalkravene

forholdet mellem de indre modeller i realkreditinstitutterne

her får for for den enkelte låntager i forhold til udviklingen i bidragssatser det

at få boret lidt ud under udvalgsbehandlingen afsluttende vil jeg sige at de mere end tusind siders lovforslag som vi har

sætte os ind i siden fremsættelsen for otte dage siden

vi skal vedtage god lovgivning her i folketinget

en god og grundig teknisk gennemgang

nu står vi her og lad os tage en god teknisk gennemgang mellem første og andenbehandlingen overordnet set kan jeg sige at socialdemokratiet støtter de tiltag der er for at

direktiv og forordning i dansk lovgivning men jeg skal understrege at der kan være områder hvor

aspekter ved lovforslaget hvor der bør reguleres bedre end det der er foreslået her i dag

forstår jeg godt men når jeg tager ordet

ordføreren siger noget som jeg må indrømme irriterer mig en lille smule altså man starter sin ordførertale med at sige at finanskrisen skyldes

vi havde en rangvidrapport som minutiøst gennemgik årsagerne til finanskrisen

kom til den konklusion at den

lovgivning generelt som var gennemført i nitten otte og firs ikke havde indflydelse på en finanskrise der fandt sted tyve år senere

problematisk er at man bruger et argument som man ikke kan finde belæg for

synes jeg ikke er helt seriøst og det kan have nogle skadevirkninger

gøre at den finanskrise vi så

almindelige lønmodtagere som har mistet deres arbejde

pensionsopsparinger det synes jeg da er væsentligt

ansvaret på os i det danske folketing

en bedre regulering skal vi da gøre alt

i finanskrisen rangvidrapporten siger at det

korrekt det var den tidligere socialdemokratiske

rangvidrapporten

vurderer at danmarks økonomiske velstand i fraværet af frie kapitalbevægelser i dag ville have været væsentlig lavere fordelene ved frie kapitalbevægelser overstiger langt de mulige omkostninger forbundet hermed altså dem vi har sat til at undersøge det nogle af de klogeste mennesker i det her land på det her område siger at det er det omvendte der gør sig gældende

herre joachim b olsen er fortaler for

fuldstændig frit men jeg tror

skadelige virkninger for verdensøkonomien hvis vi kom dertil

førstebehandler her vi kan sige goddag til en ny lov om kapitalmarkeder og vi kan sige farvel til lov om værdipapirhandel som den jo så kommer til at erstatte

set glade for at vi nu efter flere års tilløb får en opdateret lovgivning på området der har

efterspurgt en revision gennem mange år og det er så den som vi lovbehandler første gang her i dag formålet med med lovforslagene er jo netop at øge gennemsigtigheden i

med finansielle instrumenter og vi skal have større sikkerhed og validitet i forhold til obligationsmarkedet og aktieinvesteringer vi skal også styrke forbrugernes investorernes pensionsselskabernes og alle mulige andres lyst til at

og det gør man blandt andet også ved at give

at øge konkurrencen på området alle de her ting er nogle

at det også fortsat skal være rigtig godt og fremtidsorienteret

investere i danske værdipapirer danmark skal ifølge

fortsat være et velfungerende og effektivt kapitalmarked og vi skal agere med en meget meget høj grad af troværdighed som ligger væsentlig over andre

hvor man kan købe og investere i virksomheder som man kan i danmark

et land som er et godt investeringsland

et sted hvor man som investor føler sig tryg det er ikke kun de små

jeg taler om det er også udenlandske pensionsselskaber og andre som jo også agerer på det danske obligations og aktiemarked det skal være godt at

flugter ganske flot med de elementer som ligger i l en hundrede og fem og halvtreds og hundrede og seks og halvtreds

samtidig også opdaterer

om finansiel virksomhed og lov om finansiel rådgivning og

boligkreditformidling med de ord ser vi frem til en meget grundig

der er jeg helt enig med socialdemokratiets ordfører vi skal selvfølgelig

vi har at gøre med og det betyder selvfølgelig også at vi skal have tingene belyst i den rækkefølge som det

er meget positive over for lovforslagene og

vi behandler nemlig to lovforslag som tilsammen fylder over

en stor omgang og og det kræver selvfølgelig også at vi bruger

løbe tingene igennem men lidt

er jo stor tilhænger af at vi har

så liberaliseret kapitalmarked som muligt så er det også vigtigt at

fungere skal der være gennemsigtighed skal være klarhed og der skal være tillid

rigtig god grund til at hele området får et

med at lov om værdipapirhandel er ændret jeg tror det er nogle og halvtreds gange siden indførelsen i nitten

er det en rigtig god idé at loven skrives igennem

jo selvfølgelig også sørger for at implementere

en række meget store eu direktiver direktiver

derfor er der mange sider men det er også mange fornuftige ting der håndteres i lovforslagene

forbrugere eller investorer og virksomheder har tillid til de finansielle markeder og har tillid til at handle med aktier og obligationer og andre finansielle instrumenter ja

som kan investeres skabe vækst

derfor er det vigtigt at vi har kapitalmarkeder der fungerer og som der er tillid

den den tillid skulle vi jo gerne få styrket med det her lovforslag både ved at den definition der er af finansielle instrumenter

hvad der er et reguleret marked og hvilke regler der gælder

således at vi er sikre på at når der handles så foregår det på ordentlige vilkår og at man som investor får de informationer man har brug for der er som sagt rigtig mange elementer whistleblowerordning hvis nogle er bekendt med ting der ikke kører efter reglerne regler for prospekter altså

skal udarbejdes i forbindelse med eksempelvis at et selskab ønsker notering på en handelsplads hvilke oplysningsforpligtelser gælder når man som investor ejer en bestemt andel af en virksomhed og der er det jo væsentligt at andre investorer er bekendt med med hvor stor en en ejerandel andre aktionærer har

man gennem en bestemt ejerandel af et selskabs kapital

sat et regelsæt op omkring

det er vigtigt at at man ikke har algoritmisk handel som

derfor er det selvfølgelig vigtigt at der er styr

naturligt at bruge lidt tid på

det er klart at det er noget vi skal overveje nøje men definitionen af finansielle instrumenter øges

naturligt at når

skal tilsynet jo også følge med og vi har også inden lovforslaget blev fremsat diskuteret om det kunne håndteres uden at give

og kontrollere uden dommerkendelse men vurderingen er altså klart at såkaldte skrivebordsundersøgelser

ikke er tilstrækkelige og igen for at sikre at markedet fungerer og at der er gennemsigtighed og at der er tillid

oplyst så markedet fungerer jamen så er der

behov for at der er et tilsyn det er mange elementer men det drejer sig som jeg har sagt grundlæggende om at sikre at vi som investorer forbrugere har tillid til at

handel med finansielle instrumenter foregår på et ordentligt grundlag og at der er åbenhed og gennemsigtighed omkring priserne det giver den bedste sikring for at markedet fungerer

to lovforslag grundlæggende til formål

det glemmer vi måske nogle gange

skal tage udgangspunkt i at det her jo ikke

virksomhedernes adgang til at rejse kapital til at sikre sig investeringer

selvfølgelig vigtigt at vi sørger for at markederne fungerer og at der er tillid og gennemsigtighed

meget omfattende lovkompleks vi behandler her i dag

stof og det tror jeg vi alle sammen synes

forudsætning for velfungerende markeder men pointen med regulering er jo netop at det skal få markederne til at fungere altså at det skal være markedskonform

jeg må sige at jeg langt fra er overbevist om at al den regulering på det finansielle område

mange år kan leve op til det princip altså at gevinsterne skal være større end

tilfældet med med de to lovforslag vi sambehandler nu

ved jeg ikke det håber jeg men jeg er

ikke helt overbevist selv

vi stemmer selvfølgelig for men

at vi kan få

det handler jo om vækst

være forkert af mig at stå og sige at jeg ikke er

ked af at man nu

komme ind på privat grund og ind på private virksomheder uden en dommerkendelse det har jeg jeg kritiseret tidligere

havde magten og jeg synes også at det er ærgerligt at man

synes det at blive lettere og lettere og lettere at blive ved

men nuvel jeg kan jo konstatere at der

men jeg synes at vi bør stoppe op en gang imellem

selvfølgelig skal myndigheder have mulighed for at

på alle tænkelige måder er en teknisk gennemgang

områder der har vakt vores primære interesse

det bliver nemmere for mindre

trods vores kritik af de finansielle markeder og den

neoliberalisme som vi mener har været fremherskende

mange andre fornuftige ting så i forhold til vores iværksættere

måske til at arbejde med et andet begreb end iværksætteri

fra finanstilsynets side finde oplysninger i virksomhedernes telefonsamtaler og e mails

kunne jeg godt have lyst til at sige at

i udgangspunktet faktisk ikke vi synes ikke at man

svækkede vilkår for investorerne i

at få indblik i hvad der sker i det man kunne kalde insiderhandelslignende forhold altså hvis der er nogle i en virksomheds ledelse der agerer på markederne uden at behøve melde det men jeg ser som sagt frem til at

nogle kommentarer til hvordan vi kan komme i dybden med

i forhold til små og mellemstore virksomheder

min kollega fra liberal alliance var inde på

medarbejdere fra ministeriet til rådighed så vi kan dykke godt ned i det her

er jo et område vi har diskuteret

gerne vil fremhæve og som vi

insiderhandel og værdipapirer

til forholdene for små og mellemstore virksomheder så det er altså den her balance mellem

ikke sikker på om herre joachim b olsen og jeg er helt på linje

et finansielt system der fungerer og at vi tager hensyn til privatlivets fred

bureaukratisk monster på den anden side det er ikke altid vi vi rammer balancen

på den på den rigtige måde

det selvfølgelig er eu lovgivning

tage en diskussion i udvalget om

nogle områder vi kan stille nogle ændringsforslag

holdning at det er vigtigt at vi får

kontrol så vi sikrer os mod snyd og misbrug og at vi får et mere velfungerende

finansielt marked og derfor

har til formål at gennemføre en modernisering og opstramning af handel med værdipapirer og sikre at reglerne i mifid

at øge eus finansielle markeders sikkerhed og effektivitet såsom for eksempel at øge handelsgennemsigtigheden regelharmonisering og forstærke investorbeskyttelsen samt

det er afgørende at vores kapitalmarkeder og de internationale kapitalmarkeder kan arbejde så frit som muligt og det er vigtigt at danmark er med på lige vilkår så danske virksomheder

vi så jo i forbindelse med finanskrisen hvor katastrofal en bare kortvarig fastfrysning af kreditmarkederne var for hele verdensøkonomien markederne skal være effektive og der skal være lige adgang og let adgang til informationer og det skal markedsaktørerne tage et ansvar for samtidig

også være nogle spilleregler for hvordan produkter markedsføres over for investorer og så synes jeg også at man i høringssvarene kan se at interessenterne generelt er positive over for de her

det handler jo dybest set om tillid tillid til det finansielle system og der har alle interessenter altså en stor interesse i at der er en meget høj tillid når man lovgiver i forhold til de finansielle

handler det jo meget om at ramme den rette balance

tryghed og tillid blandt markedsaktørerne og så på den anden side

en masse unødige hindringer for kapitalens frie bevægelighed

væsentlige regler her

det er rigtig vigtigt at man bestræber sig på at lave nogle internationale løsninger som der også ligger i lovforslagene her

internationale og det spreder sig internationalt rigtig hurtigt hvis der

vi alligevel bliver påvirket af omverdenen synes jeg det er godt at vi kan få nogle ensartede regler sådan

vi også har lige adgang til kapital i danske virksomheder med de ord vil jeg bare afslutte med at sige at vi bakker

den finansielle sektor med den omsiggribende spekulation som findes og som ikke har nogen som helst

vi mener egentlig grundlæggende at man ikke kan regulere sig ud af de her problemer det ligger i selve den måde som den finansielle sektor er ved at have udviklet sig på gennem de seneste årtier med en omfattende deregulering og liberalisering som har betydet at man har fået de her fuldstændig vilde spekulative aktiviteter hvor der foregår tusindvis af handler

ekstensiv spekulation som ikke har nogen som helst forbindelse til

system og de her forhold

også for at undgå nye kriser jeg tror ikke vi undgår nye kriser ikke så længe det kører som det gør ikke så længe

vi bare tager fat på den her måde med nogle småreguleringer af hjørnerne der er brug for nogle langt større indgreb over for den finansielle sektor hvis vi skal skabe en egentlig finansiel stabilitet

opdeling af de store banker og finansinstitutioner

få vandtætte skotter mellem forsikrings og investeringsdelen bankerne og realkreditten og selvfølgelig også

hen få fjernet mulighederne for mange af de her kreative finansielle produkter som derivater og

en begrænsning af spekulative aktiviteter er positivt det der lidt er udfordringen

som vi ser det her forslag og det kan være at vi kan

går begge veje altså der er områder hvor man får en større af overvågning og regulering og så er der områder hvor man for at harmonisere med eu faktisk

åbner op for nye former for spekulativ adfærd

gælder for eksempel det her med flere muligheder for at udbyde

vi kan forvente mere spekulation fra for eksempel realkreditinstitutterne

valutaspotforretninger ophæves for at harmonisere at

ærgerlige over at man vil fjerne kravet om de små prospekter for udbud af værdipapirer på under fem million euro

noget der øger gennemsigtigheden så grundlæggende er der bare en række områder hvor vi synes at det går i den forkerte retning og

ordførere ret og det var jo de fleste som sagde at det er

komplekst lovforslag som vi diskuterer så selvfølgelig synes jeg det er en rigtig god idé at vi holder en en teknisk gennemgang i udvalget som den

fulgt op på så vi må

vi kan have en dialog om hvordan vi vi får det bedst mulige ud af de her lovforslag som jo

til den verden vi lever i for sagen er den at med de her lovforslag moderniserer vi

for værdipapirer med videre og indretningen af markedspladser

udtryk for det mest betydningsfulde reguleringsinitiativ på kapitalmarkedsområdet siden indførelsen af børsreform

fem og halvfems som dannede grundlag for udarbejdelsen af

velfungerende og effektive kapitalmarkeder

til gavn for den finansielle stabilitet og for almindelige virksomheders muligheder for at fremskaffe kapital til brug for investeringer og vækst vi har også som samfund en særlig interesse i at kapitalmarkederne fungerer på en ordentlig og hensigtsmæssig måde så der er tillid til

og styrker gennemsigtigheden for dermed at sikre at tilliden til kapitalmarkederne bevares det kommer til udtryk ved at fremover vil en række aktører blive reguleret og komme under tilsyn det gælder for eksempel udbydere af dataindberetningstjenester udbyderne håndterer og offentliggør centrale oplysninger om handelens omfang og pris

investorerne træffer beslutninger på baggrund af ligeledes bruges oplysningerne til at overvåge handlerne og forhindre kursmanipulation de aktører spiller derfor en central rolle som formidlere af oplysninger når der handles værdipapirer

det vigtigt at der er ordentlige rammer inden for hvilke de kan agere det er afgørende for at der kan være tillid til udbyderne og deres tjenester endvidere sikrer vi at al organiseret handel med finansielle værdipapirer med videre på markedspladser fremover vil være reguleret hvilket medvirker til at sikre gennemsigtigheden for investorerne markedspladserne spiller en afgørende rolle på kapitalmarkedet i kraft af deres rolle som formidlere af kontakt mellem udstederne af værdipapirer og investorerne

fornødne tryghed og tillid hertil i lovforslagene tager vi desuden højde for den stigende teknologiske udvikling der har været gennem årene der er derfor i lovforslagene blandt andet sikret et skærpet fokus på computerstyret handel også kaldet højfrekvent handel det skal mindske risikoen for at computerstyrede handler forårsager forstyrrelser på kapitalmarkederne samlet set sigter forslagene på at sikre en øget gennemsigtighed på kapitalmarkederne

stærkere regulering af markedets aktører for at fastholde ordentlige og velfungerende markeder

styrke investorbeskyttelsen jeg ser frem til en god drøftelse af lovforslagene under udvalgsbehandlingen

der kommer en teknisk gennemgang af forslagene

meget konstruktiv i forhold til den dialog og den drøftelse der vil være på baggrund af den tekniske

det godt at der med den her lovgivning det er vi fuldstændig enige om kommer en

derfor spørge ministeren om ministeren

får kapslet det ind

markedsforstyrrelser som ville være meget skadelige for realøkonomien folk kan blive arbejdsløse og

sikker grund med det her lovforslag eller skal vi virkelig

lovforslag dækker den udvikling der er i dag men vi kan jo aldrig vide hvad der kommer til at ske i fremtiden altså den teknologiske udvikling går så kolossalt stærkt

også fordi udviklingen

kan forudse hvordan verden ser ud om fem og ti år men lige her og nu er det klart min vurdering at det dækker de behov

spørge ministeren mener ministeren at vi med det her lovforslag også får kapslet det hele ind vil der ikke

i den finansielle sektor hvor der kan være nogle

at man får en belønning for at tilbyde noget som trækker i forkerte retning det må vi jo bore ud ud i forbindelse med den tekniske gennemgang og

mens vi lovbehandler forslaget og hvis der er noget der dukker op der gør at vi skal

at få eurolande og ikkeeurolande til at stå sammen og det var ikke sådan at os der ikke er

der tænkte at det at det var eurolandene der ligesom skulle gå forrest her og svinge taktstokken jeg kunne egentlig godt tænke

omkring bordet nede i ministerrådet

handler om de her spørgsmål om kapitalmarkeder og fælles beskyttelse og fælles sikring af vores finansielle mekanismer rådgivning

er ud fra de indberetninger jeg får at der er en fælles commitment hos alle lande til at man står sammen om det her nu er der lige det aber

den treogtyvende juni sidste år jo havde

brexit som er en ledende kraft

de indberetninger jeg i hvert fald får viser at der

er noget kernelovgivning for også briterne som er så afhængige af de finansielle markeder så man må vel forestille sig at de vil ønske

på mandag har vi et orienterende møde med forskellige organisationer og erhvervsvirksomheder hvor vi orienterer

for forskellige erhvervsområder men det er klart at det er en sag som vi er meget meget meget opmærksomme på

vil ende henne men min egen intuition og formodning vil jo sige at de

arbejde i mindst tre en halv år ud af de seneste fire år hvor den pågældende heller ikke må have været på offentlig forsørgelse derudover vil flere udlændinge der har begået alvorlig kriminalitet ikke kunne få permanent opholdstilladelse

det seneste år mener vi fortsat at den generelle tilstrømning er for stor og

vilkårene for familiesammenføring tildeling af opholdstilladelse og øvrige opholdsvilkår og mulighed for statsborgerskab har betydning for hvor mange der søger asyl i danmark vi har dog samtidig tre bemærkninger

med at forringe vilkårene for udlændinge i håb om at det vil få asylansøgerne til at søge mod de andre medlemslande vi kommer ikke uden om fælleseuropæiske løsninger og et stærkere eu samarbejde på det her område langt bedre håndhævelse af de ydre grænser og øgede bevillinger til nødhjælp i nærområderne

det utilfredsstillende at regeringen med så korte mellemrum ændrer reglerne for opnåelse af permanent opholdstilladelse der er mennesker i danmark der arbejder på at leve op til de her fastlagte kriterier og som hele tiden oplever at målstregen rykker sig hvorfor fremlagde regeringen ikke de her stramninger

gerne stille et ændringsforslag i i beskæftigelseskravet for at opnå permanent opholdstilladelse gælder uddannelse ikke mere nu skal folk have et arbejde det er

set fornuftigt nok men da vi vedtog de eksisterende regler insisterede regeringen på at tiden på en erhvervsuddannelse ikke skulle tælles med når udlændinge forsøgte at leve op til beskæftigelseskravet det ikke fornuftigt vi har brug for at de her udlændinge kommer ud på det danske arbejdsmarked og bliver chauffører sosu hjælpere butiksassistenter og landbrugsmedarbejdere men vi er nu endt i en situation hvor udlændinge der arbejder som ufaglærte på et plejehjem ikke kan underskrive uddannelsesaftale med kommunen den syriske flygtning der

tage en uddannelse som serviceassistent uden at ødelægge sine muligheder for at kunne blive i danmark

fortsat arbejder syv og tredive timer om ugen

arbejder til overenskomstmæssig løn og selv om der absolut

det duer selvfølgelig ikke og vi håber derfor på bred opbakning til vores ændringsforslag

fordi det er altafgørende for at

gå fra en midlertidig opholdstilladelse til en permanent

være villige til at at acceptere urimelige arbejdsvilkår og for lav løn fordi prisen for en fyreseddel

få en gruppe mennesker på arbejdsmarkedet som tror jeg vil være villige til at arbejde på nogle

at nogen skulle acceptere

for at leve op til beskæftigelseskravet så jeg forstår godt

men som ikke har fulde rettigheder

det statsborgerskab som for eksempel vil give dem stemmeret

en endnu større gruppe b borgere i danmark

helt at fjerne beskæftigelseskravet til det andet spørgsmål

er fornuftigt at forsøge at bringe asyltallet

andet ville det også være fornuftigt hvis det kunne lade sig gøre at flere af dem

fred i deres land så det er ikke nødvendigvis dårligt at flere er midlertidigt ophold

hvis folk skal blive her sigt gælder det om at folk

et statsborgerskab og kan blive en fuldt integreret del af det danske samfund det er da kun positivt når vi kan uddele statsborgerskab til folk der har levet op til de

alle de lempelser som ordførerens parti lavede

og det har medført at der er en milliard ekstra kroner til nærområderne så

ikke se det klinger lidt hult når ordføreren kalder på flere penge til nærområderne hvilket vi rent

modtager en halv procent af det samlede antal flygtninge der kommer til europa og det er vi glade for når jeg nævner den lange række af initiativer som på lang sigt forhåbentlig kan være med til at nedbringe det generelle flygtningepres mod europa og det at der i det hele taget er flygtninge

ikke så meget for at komme i diskussion med venstre men mere for at komme i diskussion med nogle af de partier som er uenige i det lovforslag der nu er fremlagt for det er de selv samme partier der stemte imod militærets tilstedeværelse i

som er imod medlemskab af eu som er grundlaget for dublinforordningen for eksempel

jo for at sige at på den ene side ønsker nogle partier i det her folketing ikke at medvirke til de initiativer for eksempel flygtningeaftalen med tyrkiet der nedbringer flygtningestrømmen og på den anden side

opstramninger vi kommer med blandt andet på det her område

særlig situation hvor der er mennesker der har fået tidsubegrænset ophold i danmark som vi ikke mener burde have tidsubegrænset ophold i danmark

en masse mennesker i det her samfund som forsøger at leve op til de regler

krav der stilles for at få en permanent opholdstilladelse så flytter

derfor undrer det mig bare at vi ikke allerede for et år siden fik fastlagt de her krav for at få permanent opholdstilladelse og jeg er selvfølgelig lidt nervøs ved at der næste gang regeringen skal lave en finanslovsaftale med dansk folkeparti bliver skruet lidt på alle knapper

at gøre det de skal for at kunne opnå den her tidsubegrænsede opholdstilladelse og nu ændrer vi lige præcis målstregen som som ordføreren selv siger hvad

at vi så skal gøre det her nu hvad er begrundelsen for at lave den her stramning når det lige præcis bringer en række mennesker

det virkelig ikke men vi prøver at afveje nogle forskellige hensyn

hinanden det ene hensyn er det som alternativets ordfører nu fremlægger og det andet hensyn er

ophold og allerede nu kan jeg røbe at dansk folkeparti støtter lovforslaget opholdskravet

at kravet om antal års lovligt ophold i danmark hæves fra seks år til otte år ændringen er også en en stramning af familiesammenføringsreglerne da skærpelsen har betydning for adgangen til

for at kunne blive familiesammenført med en ægtefælle så vi strammer

på familiesammenføringsområdet vi strammer også selvforsørgelseskravet og beskæftigelseskravet selvforsørgelseskravet

udlændinge ikke i de sidste fire år forud for ansøgningen må have modtaget offentlig forsørgelse i dag er kravet tre år så en skærpelse på en år beskæftigelseskravet bliver skærpet så det fremover kræves at en udlænding har været i fuldtidsbeskæftigelse i mindst tre år og seks måneder inden for de sidste fire år for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse

i dag er kravet to år og seks måneder inden for de sidste

her er der også tale om en rimelig og helt nødvendig opstramning set

at der i dag er et krav for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse om at ansøgeren opfylder minimum to ud af fire supplerende integrationsrelevante betingelser som det så fint hedder den del bevarer vi er alle fire supplerende betingelser opfyldt kan udlændingen opnå tidsubegrænset opholdstilladelse allerede efter fire år det er en særlig ordning som allerede eksisterer i dag og den ordning kører man videre med lovforslaget berører

folketinget har allerede som det også har været omtalt af et par

ordførere strammet reglerne en gang siden folketingsvalget og nu gør vi det altså igen antallet der får permanent ophold er faldet siden folketingsvalget og det er dansk folkepartis håb at antallet med denne nye stramning vil falde yderligere såfremt lovforslaget vedtages vil det også blive vanskeligere at opnå dansk indfødsret da det er et krav at ansøgeren har permanent opholdstilladelse altså tidsubegrænset ophold i danmark inden der kan tildeles et dansk pas her i parlamentet dermed strammer vi med dette lovforslag reelt også kravene for dem der ønsker at blive danske statsborgere så det er en stramning for permanent opholdstilladelse det er

bad om at denne stramning kom ind i finanslovsaftalen og derfor kan vi naturligvis støtte lovforslaget da der set med vores øjne er tale om en forbedring af den eksisterende

set præcis hvad vi gør med med det her lovforslag i hvert fald et skridt i den rigtige retning vores dogmer er enkle man skal kunne forsørge sig selv hvis man vil være her i landet og man skal kunne holde sig fri af kriminalitet derfor sætter vi nu også barren

ikke kan få tidsubegrænset opholdstilladelse hvis man har fået en dom på seks måneders ubetinget fængsel der vil jeg

rimelig hård kriminalitet før man

eller stjæle noget i en butik seks måneders fængsel

hvis man har siddet i fængsel i seks måneder for kriminalitet så alvorlig

på noget tidspunkt kan få tidsubegrænset opholdstilladelse i det hele taget skal man udvise evne og vilje til at ville integrere sig i

samfund passe sit arbejde og opføre sig pænt det skal ikke være alle forundt at modtage permanent opholdstilladelse i danmark

det er med andre ord en status man ganske enkelt skal gøre sig fortjent til

alle lovforslagets enkeltdele en gang til

med de her forslag i vores forhandlinger for jeg synes de er rigtig rigtig fornuftige bundlinjen er at vi skal være kritiske over for de personer som vi giver den her særlige status til og det bliver vi med det her forslag så venstre støtter naturligvis op om forslaget der strammer reglerne

elever

jamen så

det som i lovgivningen kaldes tidsubegrænset opholdstilladelse jeg taler nogle gange med mennesker som tror at det her handler om hvem der må være i danmark det handler det ikke om det handler om de mennesker som er i danmark og har lovligt ophold hvor svært skal det være for dem

opholdstilladelse med den sikkerhed som det giver for at man ikke risikerer at blive smidt ud

mulighed det giver for at komme i nærheden af et dansk statsborgerskab så man for eksempel kan stemme

jeg synes det er fint at herre mattias tesfaye og socialdemokraterne mener

at at lærlinges læreperiode

også skal tælle med i det her beskæftigelseskrav

uforståeligt at uddannelse ikke tæller med jeg synes det er dybt tragisk at vi har en lovgivning som sådan set opfordrer unge mennesker til ikke at uddanne sig men til at tage ufaglært arbejde fordi uddannelse ikke tæller med

parti der kæmpede for at at flere unge skulle uddanne sig og måske endda især

i enhedslisten mener vi ikke der er noget behov for at stramme de her regler vi mener tværtimod at det skaber nogle problemer

danmark som sådan en slags andenrangsborgere

arbejder her og betaler skat

får ligesom ikke fulde rettigheder ligesom os andre

er ramt af sygdom eller har været ude for en arbejdsulykke eller

er på kanten af arbejdsmarkedet dem vil man så gøre livet endnu sværere for

er i forvejen de her mennesker må leve i danmark i årevis

resten af livet uden den sikkerhed som en permanent opholdstilladelse giver og uden adgang til at deltage i demokratiet ved at stemme til folketingsvalg og selv hvis det lykkes at få permanent

opskruede krav

af at man sidder der til finanslovsforhandlingerne med dansk folkeparti og så tænker man uh hvor skal vi stramme på udlændingeområdet nu

har strammet masser af gange på det her med permanent ophold men man skal jo finde på et eller andet så herre martin henriksen bliver glad og så strammer man bare igen igen

uden sådan i øvrigt at argumentere de her opskruede krav til den permanente opholdstilladelse betyder jo at vi har en gruppe mennesker i danmark

det betyder man få sværere ved at betale sin husleje

kollegafællesskab og hvad ved jeg men for den her gruppe mennesker bliver fyreseddelen jo altså endnu værre og endnu farligere så siger herre mattias tesfaye

sådan er det jo så længe der er et beskæftigelseskrav arh herre mattias tesfaye er jo kvik nok til at kunne forstå at det er klart at jo

skrappere og jo mere rigidt det krav

en arbejdsulykke

jeg har også meget svært ved at se hvilken gavn det danske samfund skulle have af

en gruppe mennesker som lever her men

rettigheder enhedslisten arbejder for at

gøre det lettere at få

jeg tror det i allerhøjeste grad vil være til gavn for det danske samfund hvis flere af os som bor her i danmark faktisk har fulde rettigheder og betragtes som ligeværdige borgere

for eksempel har adgang til at deltage i demokratiet

naturligvis ikke til syge mennesker men til mennesker som som kan arbejde men ikke så rigidt et system som det her

noget som er meget meget vigtigt for mig

ikke også er vigtigt for socialdemokratiet er at lade uddannelse tælle man skulle da mene at det var fantastisk

uddanner sig det er da vidunderligt

har arbejdet med udlændingepolitik i mange år

og at man for eksempel følger undervisningen på engelsk

ikke belønner uddannelse og som sagt

at socialdemokratiet ikke mener at unge mennesker som uddanner sig

har vi en fremdriftsreform som betyder at man ikke bare kan skrive sig ind på ruc og

kan få tidsubegrænset opholdstilladelse hvis man har været i fængsel i en halv år og jeg minder om at

noget forholdsvis alvorligt eller noget meget alvorligt for at ryge i ubetinget fængsel i en halv år kan ordføreren se logikken i at sådanne personer ikke bør få tidsubegrænset

som tres årig være forhindret i at få permanent opholdstilladelse nej det mener jeg ikke er rimeligt

vi diskutere hvor lang den skal være men at man som atten årig begår kriminalitet der betyder at man får en halv års fængsel og derved resten af livet forhindres i at at få en permanent opholdstilladelse og dermed for eksempel et dansk pas og mulighed for at stemme til folketingsvalg

synes det strider imod hele det princip som vores retssamfund jo ellers bygger på nemlig at når du har udstået din straf

syge at det nok er fordi de snyder og

og søge kontanthjælp jeg har ikke det syn på mennesker som er ramt af ledighed at de nok synes

virkelig fantastisk jeg tror at langt langt langt de fleste mennesker som rammes af ledighed har lyst til at arbejde og i øvrigt er der så meget kontrol vi bruger millioner af kroner på det alt for mange penge efter min smag

en selvfølge at fordi man gennemfører en uddannelse har man krav på at få permanent opholdstilladelse i danmark eller et krav på at få statsborgerskab i danmark og jeg kan forstå den tankegang

bagefter gå ud og vise at man kan bruge den uddannelse på arbejdsmarkedet

være født i danmark og ikke have permanent ophold så de her mennesker der skal være så taknemlige over for det generøse danske samfund

er født i danmark jeg betragter dem som danskere

arbejde på danske arbejdsmarked og betale noget tilbage til det samfund

at forsøge at indrette samfundet sådan at vi motiverer unge mennesker til at tage en uddannelse

det er derfor at folketinget på alle mulige andre planer bruger voldsomt mange kræfter på at forsøge at få flere unge mennesker i uddannelse

med unge med anden etnisk baggrund hvis bare de ville uddanne sig så er det da tåbeligt at lave en lovgivning som straffer dem der uddanner sig og belønner dem

grundlæggende handler det jo om at partierne bag aftalen er enige om at det at få permanent opholdstilladelse i danmark er noget helt særligt

konstatere at de stramninger vi her foretager

særlige model vi har i dag hvor udlændinge der kommer til danmark for at arbejde og bidrage til samfundet allerede kan

det er meget vigtigt for os i liberal alliance da vi jo netop er optaget af at danske virksomheder er attraktive

tiltrække kvalificeret arbejdskraft det er ikke nemt at opnå permanent opholdstilladelse i danmark

kan det altså lade sig gøre gennem

hårdt arbejde det er præcis sådan vi mener det bør være

for dem som kan og vil

gennemgået stramningerne

opfattelse af

som er positive over for lovforslaget

tilkendegiver at det

mennesker der ønsker permanent opholdstilladelse

virkelig vil det jeg kunne godt tænke mig

vende det lidt om og sige at for det danske samfund

for at byde de her mennesker velkomne så vi siger at det er et ligeværdigt medborgerskab vi tilbyder dem det gør vi

hvis vi byder de her mennesker ordentligt velkommen og siger

selvfølgelig have et ligeværdigt ophold i danmark som andre danskere de skal være ligeværdige medlemmer af det danske samfund det

tværtimod jeg tror ikke at det her lovforslag fremmer integrationen når man ser på høringssvarene ser

det her lovforslag kommer lige nu jeg er med på at

har stået i regeringsgrundlaget at man ønsker at stramme men der er ikke nogen selvstændig begrundelse for hvorfor man ønsker at stramme igen bortset fra at man bare vil stramme

socialdemokratiets ordfører var inde på at

rykket endnu en gang det må være uendelig frustrerende jeg er ret sikker på at alle mine ordførerkolleger får rigtig rigtig rigtig mange mails fra mennesker som er meget frustrerede fordi de nu endnu en gang må se sig slået på den mållinje de lige troede de havde

er i min optik ikke noget der på nogen måde fremmer integrationen tværtimod det

gøre at de her mennesker bliver frygtelig frustrerede og til tider helt mister modet igen

bare for at stramme

den pointe som enhedslistens ordfører slog meget på

helt enig i det er helt grotesk at uddannelse ikke tæller med hvorfor

undrer det nok ikke at alternativet ikke bakker op om l

reglerne om permanent ophold er blevet ændret så mange gange at at mennesker der bor og arbejder i danmark og har været her rigtig længe

forholde sig til en udsættelse af det som rigtig mange føler som det danske samfunds anerkendelse af dem som

borger eller b borger

med det her lovforslag de mennesker som allerede er i danmark

alison hun er gift og familiesammenført med en dansker

og hun og andre som

er en andel af vores samfund hun har sådan set

og nu ændres de igen så hun nu

at opfylde de krav det er alison som har fast job som akutsygeplejerske hun deltager aktivt i alle mulige dele af det danske samfund

og har sammen med sin danske ægtefælle

skal orientere sig anderledes nu er det hun har gjort

handler om at vi hele tiden udskyder den anerkendelse af helt almindelige medborgere i vores samfund

radikale venstre er er imod

man altid skal være opmærksom på det er at når dansk folkeparti forhandler finanslov

folk ude i landet sidder og ryster og bæver

forskellige stramninger på specielt udlændingeområdet

i denne omgang blev det så stramninger

begrundelse der er for det her det er jo

der er sket adskillige stramninger de seneste år

hos de mennesker der sidder ude

har gjort sig umage for at kunne få permanent ophold og senere statsborgerskab gennem

integrationsprocessen

og det er jo ikke særlig fremmende hvis man skal integrere som sagt

den eneste begrundelse vi kan se er at man skulle tilfredsstille sulten hos dansk folkeparti

derfor skal vi også stille høje krav til ansøgernes evne og vilje til at integrere sig det er nemlig et spørgsmål om integration fordi vi kun kan få vellykket integration ved at sende klare signaler

hvilke evner og hvilken vilje det kræver at være en del af samfundet

der kommer og bosætter sig her før de får permanent ophold stærkt kriminelle skal ikke bo her og man skal kunne forsørge sig selv og bidrage til samfundet det må være udgangspunktet flere ordførere har været inde på detaljerne i

de stramninger fordi vi er på de lovlydige borgeres side vi er med dem der vil danmark men hvis man er udenlandsk forbryder skal man

ikke have lov til at bo permanent i danmark men det er også i flygtningenes og indvandrernes interesse for med høje krav opstiller vi også nogle klare retningslinjer for hvad integrationen kræver vi hæver barren for at få en ekstra indsats fra dem der gerne vil

modtagne høringssvar udtrykt bekymring for at lovforslaget vil betyde at en endnu større gruppe af de mest udsatte flygtninge udelukkes fra

det er regeringens opfattelse at alle herboende udlændinge bør have vist evne og vilje

integrere sig i det danske samfund for netop at kunne opnå permanent opholdstilladelse regeringen ønsker at tilskynde herboende flygtninge til at lære det danske sprog og også til at komme i beskæftigelse jeg er af den opfattelse at

de højere krav vi stiller

alle udlændinge også flygtninge vil føre til at udlændinge vil gøre en ekstra indsats for netop at

en integreret del af det danske arbejdsmarked

samfund i øvrigt på den måde

styrkes deres muligheder for en velintegreret integration flygtninge bør således ikke have en lempeligere adgang til at få permanent opholdstilladelse end alle andre

udlændinge og det er så også baggrunden for at vi for godt et år siden ophævede den særlig lempelige adgang til permanent opholdstilladelse for flygtninge

det er fortsat vores holdning i dag vil jeg gerne understrege når det er sagt

de enkelte betingelser for permanent opholdstilladelse

danmarks internationale forpligtelser herunder også fns handicapkonvention tilsiger det de foreslåede skærpelser berører derfor ikke de udlændinge der i dag er undtaget fra kravene som følge af danmarks internationale forpligtelser

i nogle af de modtagne høringssvar har høringsparterne peget på at reglerne for permanent opholdstilladelse er ændret mange gange i løbet af de seneste år det var også noget af det den socialdemokratiske ordfører pegede på og at ikrafttrædelsesbestemmelserne betyder at

der peges på at det skaber usikkerhed og uforudsigelighed om hvilke betingelser der skal opfyldes for at få permanent ophold og at det det gør det svært for de berørte at at tilrettelægge deres liv jeg vil derfor igen gerne understrege at det

helt grundlæggende er regeringens opfattelse at muligheden for at få permanent opholdstilladelse er et privilegium derfor

er det også et område hvor vi både kan men også bør stille høje krav til udlændinges evne og vilje til at integrere sig i det danske samfund det er med dette mål for øje at

vi skærper reglerne for permanent ophold afslutningsvis vil jeg gerne takke for den opbakning der har været

til forslaget her jeg ser meget frem til den videre behandling og de spørgsmål der måtte rejse sig

god integration der hvor jeg tror vi er meget uenige er i

det kan fremme god integration altså at de mennesker der virkelig kæmper hårdt for at leve op til alle de her ting og leve op til den seneste stramning der var nu igen ser mållinjen

permanent ophold i danmark er det er jo ikke nogen given sag

er det her også præcis et sted hvor vi selv kan

strikse rammer for hvordan

jeg tror det er helt rigtigt at det her er et af de steder hvor det i meget meget høj grad

regeringspartierne og alternativet

i politik men men jeg må sige at når det handler om for eksempel beskæftigelse at man skal tilegne sig sproget at man skal forstå samfundet og at man skal holde sig ude af kriminalitet så synes jeg

at stramme op hvis det er sådan at man

tilkendegiver og det gør man jo når man søger permanent ophold at man vil være en del af

vi jeg at vi hele tiden sørger for

stramme lovgivningen der har været ti stramninger inden for de sidste

år på det her område er er ministeren ikke

og det er vel vigtigt at vi involverer dem og inddrager dem og ser dem som ligeværdige mennesker i stedet for

arbejde de vil nok helst ligge derhjemme og de vil nok helst heller ikke lære dansk

jeg er ude at besøge de vil rigtig gerne deltage i det danske samfund de vil gerne være en del af det danske samfund men de oplever nok

om at man for eksempel skal have forsørget sig selv at man skal tage del i samfundet

ikke tror på at de mennesker der søger ophold her rent faktisk ønsker

være en del af det danske samfund men man må bare sige at det er et privilegium

få permanent ophold i danmark og derfor

jeg er ikke i tvivl om at det er rigtig dårligt for integrationen og jeg troede også at ministeren var meget optaget af at unge mennesker med anden etnisk baggrund

men okay lad os nøjes med at koncentrere os om bundlinjen ministeren siger at man skal

permanent ophold det er så argumentet for at uddannelse ikke tæller på trods af at vi risikerer at der er nogle unge mennesker som så vælger uddannelse fra men ministeren sagde samtidig i sit svar til mig

for samfundet at det er med til at gøre landet rigere var ministerens ord at unge mennesker uddanner sig så selv hvis vi kun ser på bundlinjen og er ligeglad med mennesker og integration

så ikke rigtigt at det kan betale sig at motivere unge mennesker til at tage

at uddannelse ikke længere

det skal være men det er så ikke ensbetydende med at man ikke skal uddanne sig tværtimod så

tingene op imod hinanden det er bare et udtryk for at muligheden for

få tidsubegrænset

opholdstilladelse altså bør være reserveret til dem der aktivt knytter an til det danske samfund via et

set ikke stillede krav og jeg synes jo ikke ligefrem at integrationsindsatsen dengang

var prangende jeg ved ikke hvor mange der egentlig blev integreret der er alt for mange der ikke er blevet

så er det jo fordi man ikke regner hinanden for noget

hvis man vil opnå det privilegium som det er

tidsubegrænset opholdstilladelse i danmark eller tage skridtet videre til netop at få et statsborgerskab

er egentlig udgangspunktet for den her diskussion vi fører

opholdet her må være

der ydes beskyttelse og så skal folk selvfølgelig tilbage til deres

en lignende ordning i norge asyltallet er nedbragt betragteligt det seneste år men vi betragter det som en almindelig rettidig omhu at gøre det muligt for

at kunne håndtere de situationer

op gennem europa myndighederne i flere lande havde reelt opgivet at håndhæve egen lovgivning og blandt andet vores nabolande sverige og tyskland oplevede i en periode at miste overblikket over flygtningesituationen

arbejder for at den situation ikke opstår igen derfor har vi støttet nedkæmpelsen af islamisk stat der er en blandt flere kilder til flygtningestrømmen derfor støtter vi eu samarbejdet om bevogtning af den ydre grænse i middelhavet og dublinforordningen der skal modvirke at mennesker søger asyl i flere forskellige lande derfor støtter vi eus flygtningeaftale med tyrkiet og håber at der kan indgås lignende aftaler med regeringer i nordafrika

vi fuldt bevidste om at europæerne kommer til at bruge rigtig rigtig mange skattekroner de kommende år på nødhjælp og etablering af mere stabile nationer i mellemøsten og afrika men hvis alt det ikke lykkes hvis vi igen ender i en situation med gennemtræk i europa hvis vi måske endda oplever et sammenbrud i de europæiske aftaler om at registrere asylansøgere i det første land og fordele asylansøgere efter gældende regler så støtter socialdemokratiet at den til enhver tid siddende regering skal have mulighed for at forandre den eksisterende grænsekontrol til regulær afvisning af asylansøgere selvfølgelig under forudsætning af at afvisning sker hvis de forsøger at indrejse fra et sikkert land

afgørende at den særlige tilstand kun igangsættes i helt ekstraordinære situationer vi har i den forbindelse bemærket dansk flygtningehjælps høringssvar hvori de foreslår at de norske kriterier for aktivering af nødbremsen også bliver skrevet ind i det danske lovforslag i norge skal modtagekapaciteten være udfordret der skal være iværksat beredskabsplaner og alle muligheder i det eksisterende regelværk skal være udtømt før regeringen trækker i nødbremsen vi vil fra socialdemokratiets side spørge mere ind til hvorfor den danske regering ikke har ønsket at være lige så konkret i beskrivelsen af de omstændigheder der skal kunne udløse nødbremsen på vores grænse herudover skriver børnerådet at mindreårige uledsagede børn ikke bør adskilles fra deres familie som jo kan opholde sig på den danske side af grænsen organisationen opfordrer blandt andet til at danmarks forpligtelser i henhold til børnekonventionen udredes konkret i lovforslagets bemærkninger

er fuldstændig rimeligt og en rimelig indsigelse og vi er derfor glade for at regeringen efter høringsrunden har ændret lovforslaget

vi vil fra socialdemokratiets side være opmærksom på om den her præcisering er tilfredsstillende

behov for yderligere at uddybe den konkrete konkrete retsstilling for asylbørnene

er det selvfølgelig helt afgørende at ingen uledsagede børn overlades til sig selv alle børn skal selvfølgelig garanteres et sikkert ophold i en sikker stat diskussionen går på hvilken sikker stat og hvordan og hvornår det afgøres men som sagt

ikke kommer til at ske nogen ændringer

ikke gør noget for at tage højde for red barnet

barnets tarv og hensynet til børn

er flygtet alene få socialdemokratiet til stemme imod

ikke fungerede optimalt i slutningen af to tusind og femten

at vi er enige med regeringen men jeg kan jo se at

det med de uledsagede børn nemlig at de

sikres beskyttelse vi skal overholde børnekonventionen til punkt og prikke

jo se af debatten i medierne her det seneste halve døgn at det er der flere forskellige opfattelser af det er

ikke nødvendigvis sådan at alle

i tyskland et sikkert land og de ikke har nogen familie i danmark og ingen relationer har på den danske side af grænsen ser

er mange der vil sige at dublinforordningen ikke fungerer på nuværende tidspunkt vi har et land som grækenland som man jo

europæiske menneskerettighedsdomstol ikke kan sendes tilbage til

om to tusind og femten ville være et år hvori

og modtagekapacitet og det eksisterende regelværk er udtømt det er også derfor at jeg sagde i min ordførertale at det er noget af det som vi vil spørge lidt ind til herunder hvad ministeren har gjort sig af overvejelser om hvornår den kan

er den udøvende magt og som er dem der har overblik over hvorvidt myndighederne er presset og hvorvidt vores nabolandes håndtering af flygtningestrømmen er så presset at vi ville kunne sige at

vi vil til enhver tid stole på at den

træffer den fornuftige beslutning vores opgave som folketing er ikke at diskutere om den i detaljer for eksempel i to tusind og femten

for hvornår den skal træde i kraft og så har vi jo en regering til

er tyskland vel den mest afgørende brik i fortolkningen af om det er brudt sammen så ja hele situationen i tyskland er jo omdrejningspunkt for

opgave i forhold til at modtage eksempelvis uledsagede flygtningebørn spiller det nogen rolle

land hvor deres sikkerhed ikke er garanteret

egentlig også fremgår ret tydeligt af lovforslagets bemærkninger uanset

helt afgørende at vi ikke afviser til lande som myndighederne i danmark ikke vurderer er

men blot fordi dublinforordningen er brudt sammen betyder det ikke nødvendigvis at sikkerhedssituationen

det altså sige at vi er parate til at afvise flygtningebørn ved grænsen til

det er tydeligt hvad socialdemokratiets holdning er i forhold til at acceptere at vi afviser flygtningebørn ved grænsen og hvor er det så vi sender de her børn hen

er det i orden at de kommer til at leve på på gader og stræder eller forestiller man sig så en aftale med tyskland eller eller

det de drømte om måske drømte de om at komme til danmark eller til sverige men vi må også holde fast i at

beskyttelse de har ret til at få beskyttelse der skal vi strække os meget langt for at sikre at alle får beskyttelse men vi kan ikke ende i en situation hvor de har krav på at få beskyttelse i lige præcis danmark hvis dublinforordningen er brudt sammen

vil det jo betyde at der vil være gennemtræk op igennem europa at folk selv vil søge hen hvor de vil søge asyl og der tror jeg at der vil være en overhængende risiko for at forholdsvis mange vil søge mod de nordiske velfærdsstater og så vil danmark sammen med sverige og norge nok også ende med at blive endestation for flygtningestrømmene jeg mener det er fuldstændig uansvarligt hvis ikke vi som folketing giver regeringen bemyndigelse til i sådan en situation at sige at så må de mennesker der opholder sig i et sikkert land for eksempel tyskland det kunne også være polen

blive i de lande det er også lande der er tilsluttet flygtningekonventionen har skrevet under på menneskerettighederne og så har de ansvaret for at de børn eller voksne eller handicappede eller hvem

at danmark så skal kunne sige dem vil vi ikke tage imod

jeg hører jo ordføreren sige at det er meget vigtigt for ordføreren og det er

at ordføreren vil sikre sig at vi kommer til at leve op til børnekonventionen så så hvordan er det ordføreren konkret vil gribe det an

og sikre særlig den sikkerhed de har krav på står de på tysk jord er det altså ikke danmarks ansvar ligesom det ikke er danmarks ansvar hvis de står på østrigs eller spaniens eller yemens jord lige nu er der masser af børn i yemen der har brug for beskyttelse men det diskuterer vi jo ikke i folketingssalen vi må tage ansvar for de mennesker der står på dansk jord og siger asyl der synes jeg som sagt at vi skal strække os langt men vi har har ikke noget særligt ansvar over for asylansøgere der opholder sig i alle mulige andre lande der har danmark ikke noget særligt ansvar for at skulle indgå en aftale med de nationer eller sørge for at hvis de kommer til danmark

nødbremsen er inspireret af en ændring af den norske udlændingelov der gør det muligt at afvise

ved grænsen hvis der opstår en krisesituation der sætter grænsen under pres

danmark en voldsomt stor tilstrømning af asylansøgere og migranter det medførte et pres på myndighederne og det gjorde at politiet fuldstændig mistede kontrollen med hvor mange udlændinge der indrejste i danmark vores myndigheder kunne ikke længere sikre opretholdelsen af ro og i samfundet her var vi vidne til

og rigspolitiet handlingslammet og almindeligt ansatte i politiet var på grund af manglende politisk lederskab ude af stand til at håndtere situationen tilfredsstillende situationen var et resultat af at eu gradvis har frataget kongeriget danmark selvstændighed og handlemuligheder eu og de eu positive partier har igennem årtier gradvis frataget danmark evnen og viljen til at forsvare sig selv

det lider vi stadig under den dag i dag om end vi har fået genopbygget noget af det nedbrudte med den nuværende grænsekontrol og andre foranstaltninger

har tidligere foreslået at danmark skulle kopiere den norske model dengang blev det afvist af regeringen men i forbindelse med finanslovsforhandlingerne lykkedes det at få flertal for dette nye tiltag og det vil jeg naturligvis gerne

finder det afgørende at myndighederne har de nødvendige redskaber så de kan håndtere en krisesituation hvor der sker en stigning i det antal af migranter og asylansøgere som indrejser i danmark det er desværre meget vanskeligt at give myndighederne de nødvendige redskaber fordi eu som sagt med opbakning fra et flertal i folketinget gradvis har forsøgt at nedbryde de foranstaltninger som kendetegner en nation

det kommer vi tilbage til lige om lidt hvor vi behandler et forslag om at afvise asylansøgere ved grænsen alle dage hele året rundt og ikke kun i såkaldte krisesituationer

for fælles eu løsninger er på ingen måde vejen frem løsningen er først og fremmest flere nationale opstramninger og det er det som vi arbejder på

giver alt i alt større kompetence til danske myndigheder til den danske regering og dermed til folketinget og danmark som helhed

gå til tyskland vend dig om og gå din vej

jo ikke så mange steder hvor der er en egentlig grænseovergang med toldere

på dansk jord og når man står på dansk jord skal man have sin sag behandlet jeg spørger til om dansk

op til tre tusind som er blevet afvist ved grænsen migranter der

vi meget tilfredse med men vi vil gerne have at endnu flere bliver afvist ved grænsen og det kræver selvfølgelig også at vi har flere folk

hvis man sådan skulle følge jeres

så ikke går ind for for eksempel en mur eller et hegn

have endnu mere grænsekontrol vi vil gerne have flere folk ned ved grænsen

grænsekontrol vi har nu virker jo asyltallet falder

to hundrede personer der er blevet sigtet på eller tæt ved grænsen fordi de er blevet taget

af grænsekontrollen for alle mulige forskellige former for kriminalitet tre tusind illegale migranter som altså ikke har haft papirerne i orden

selve grænsen det er jo fordi vi har grænsekontrol

have endnu flere folk ved grænsen så

fælles europæisk frontexpatruljering i middelhavet hvis man nu forestillede sig at europa blev opløst i nationalstater ville være en enorm risiko for at flygtningestrømmene ville ende i nord og vesteuropa

det ville være fuldstændig umuligt for danmark at håndtere for eksempel

asylansøgere der har søgt om asyl i et andet europæisk land altså er

set eu der havde opbygget et system nogle regler nogle foranstaltninger nogle ydre grænser og da det stod

det netop at vi fik den store tilstrømning så det set eu der har overtaget nogle kompetencer fra nationalstaterne og i takt med at de

frem til man fik dublinforordningen kunne vi jo afvise asylansøgere ved grænsen der var en overenskomst mellem danmark og tyskland der var en overenskomst mellem danmark og de andre nordiske lande så på mange måder har eu jo

det mest optimale vil være at man har et demokrati som tager udgangspunkt i nationalstaten og hvis vælgerne i den stat så ønsker at stemme på nogle politikere som for eksempel ønsker at lukke grænsen og afvise

jo være fuldstændig umuligt for dem at håndtere

sige til at de ville lave vinkepolitik altså åbne grænsen og ikke registrere nogen

være i danmarks interesse at vi får en fælles håndtering af de flygtningestrømme så de ikke ender i de mest velstående velfærdsstater så er opgaven ikke at

i årevis der har jo været fælles eu regulering på det her område i rigtig rigtig lang tid og det har ikke fungeret det har spillet fallit det er derfor vi står med de problemer som vi står med

der kommer stadig rigtig rigtig mange asylansøgere til eu som helhed det

steder fra jeg er i øvrigt ikke overbevist om at den aftale der er indgået mellem eu og tyrkiet

det der er løsningen jeg mener at løsningen i høj grad består i at de enkelte lande tager på sig at afvise asylansøgere hvis grækenland

den politik for eu at de afviste

i højere grad end i italien så vidt jeg har forstået

jo betyde at eu og europa ville fremstå langt mindre attraktive fordi de enkelte nationalstater havde muligheden for

af den mulighed bør vi have i danmark og det får vi jo med det her lovforslag vi lægger i hvert fald op til at vi i visse situationer kan beslutte

flygtet hjemmefra uden noget familie

med det her lovforslag kan stoppe ved grænsen hvordan har dansk folkeparti

indvandrerbander og så videre det er jo et resultat af at der

så jeg mener faktisk at det vi gør her og de stramninger som vi vedtager

kommende generationer af børn og unge som vokser op i danmark fordi det er med til at sikre at de kan få et

som vi ved skaber utryghed som vi ved på nogle områder skaber øget kriminalitet parallelsamfund ekstremisme

vil bygge en mur fordi vi gerne vil have grænsekontrol jeg vil så bare spørge ordføreren om det ikke er rigtigt at danmark har haft grænsekontrol i tusind år og

i danmarkshistorien og at vi har haft grænsekontrol

også nogle der ikke er så glade for det men vi er glade for det fordi det rent faktisk er det som vi gik til valg på danmark er gået fra en relativ femte plads til en relativ niende plads til en relativ fjortende plads over de lande i eu der modtager flest flygtninge

på hvad der skete sidste år sverige modtog omkring tredivetusind

asylansøgere mens danmark modtog blot seks tusind og hvis man kigger på tal fra i år

at gå nedad og vi gik nu engang til valg på at få styr på tilstrømningen men hvis der er én ting som vi har lært af hele den her flygtningekrise så er det hvor hurtigt tingene kan vende det så vi tilbage i to tusind og femten da der pludselig vandrede

mit hjemlige lolland

tyrkietaftalen kan den gå hen og blive skrøbelig i forhold til hvad der foregår der er ruten over middelhavet den står desværre vidt åben og som sagt det vælter stadig væk ind i sverige

ikke fordi asylansøgere ikke søger op mod skandinavien de søger bare ikke imod danmark i samme omfang

vi nødt til at have et redskab som vi kan tage fat i hvis situationen skulle gå hen og udvikle sig til at der igen er et stort pres på de danske grænser med det her lovforslag foreslår regeringen at vi

der kan aktiveres hvis ministeren vurderer at dublinsystemet reelt er brudt sammen det betyder at de danske myndigheder i helt særlige tilfælde får hjemmel til at afvise asylansøgere ved indrejse fra et andet dublinland så længe situationen

er fornuftig til at kunne gøre det og det er nemlig et rigtig fornuftigt tiltag der skal beskytte danmark for jeg tror helt ærligt at der er rigtig rigtig mange danskere der især

pres på de danske grænser ganske enkelt ikke

hvis der kommer en flygtning vandrende op igennem europa som vandrer fra

kunne afvise den person ved den danske grænse

der kan bruges til at til at få styr på situationen hvis den skulle opstå derfor er vi i

venstre rigtig rigtig glade for at der er ansvarlige partier i folketinget som tager den her udfordring alvorligt og som støtter vores lovforslag og derfor stemmer venstre naturligvis

der kommet til tyskland er der stadig væk grænsekontrol ned igennem europa har vi en fornemmelse af hvor mange

mange forskellige dele og det er derfor jeg synes det er rigtig rigtig fint at det er

hvis en lignende situation opstår igen jeg skal ikke kunne sige på ministerens vegne om man havde slået bremsen i der ja eller nej

lod flygtningene vandre igennem og ikke gav asyl til nogen og ikke registrerede nogen så kunne man godt overveje at give ministeren en mulighed for at afvise asylansøgere på grænsen og sige i må altså få jeres sag behandlet i tyskland eller i

sådan er situationen bare ikke tværtimod

langtfra situationen er den at både tyskland og sverige tager et kæmpestort ansvar for mennesker på flugt både tyskland og sverige gør alt hvad de kan for at registrere alle de asylansøgere og alle de flygtninge som er

gør den danske regering til gengæld alt hvad

kan for at sende signaler ud i verden om at danmark ikke vil tage ansvar på flygtningeområdet og jeg ser helt klart det her forslag

elementer som i øvrigt hører med i den

at danmark har forringet flygtninges levevilkår her i danmark med det udtrykkelige formål at afskrække flygtninge

aviser i libanon hvor man sådan fortæller om hvor stram politikken er i danmark

ovenikøbet kommet til at overdrive så meget at den danske ombudsmand har kritiseret

af negativ omtale på grund af den meget omdiskuterede smykkelov som også havde til formål at skræmme folk fra at søge beskyttelse og ly fra

i danmark så er det jo også sådan at den danske regering har valgt at droppe de fem hundrede årlige kvoteflygtninge

nitten ni og halvfjerds alt det her er

ligesom den danske regerings svar på

den sammenhæng vi skal se dagens lovforslag der står ikke titusinder af flygtninge og venter

ved grænsen i flensborg og titusinder rundt på motorvejene i sønderjylland eller på lolland balkanruten er lukket og antallet af asylansøgere i nordeuropa er faldet

dramatisk det er igen lykkedes de rigeste lande i nordeuropa at skubbe ansvaret for flygtninge tilbage til de mindre velstående lande i sydeuropa og

grænser direkte op til krigszonerne det her lovforslag er et forkert signal

signal om at danmark som altså er medgrundlægger af fn og europarådet og tidligere kendt som foregangsland for menneskerettigheder og udviklingshjælp ikke vil tage ansvar og at man vil lukke sig om sig selv

forestille os at den her såkaldte nødbremse blev sat i gang og at danmark sagde nej vi afviser alle voksne som børn også børn der ikke har nogen forældre

de afviser alle de vil ikke behandle nogen

så ske ja der ville jo ske det at italien

de lande som tilfældigvis har eus ydre grænser ville skulle behandle alle asylansøgere og så ved vi at de lande ville knække sammen

at gå ind på den her retning og at sende det signal ud i europa hvis man så zoomer ind på selve lovforslaget

det i sig selv et kæmpe problem at det er så fuldstændig uklart formuleret der står at når dublinforordningen er holdt op med at fungere

tid siddende minister sætte den her nødbremse i gang dublinforordningen

sende en asylansøger tilbage til det første land vedkommende blev registreret i men der står ikke noget om hvornår dublinforordningen så ikke fungerer

sikker på at der er nogle der mener at den ikke fungerer i dag og der er da helt sikkert nogle der mener at den ikke

i to tusind og femten vi har en situation hvor

man ikke kan sende asylansøgere tilbage

til grækenland som følge af dublinforordningen

giver den til enhver tid siddende minister mandat

om du kan ikke komme her og til mennesker på flugt fra assads tøndebomber og fra islamisk

men det er helt uklart hvornår ministeren

for det første er det et forkert signal og

synes egentlig fru sofie carsten nielsen fra de radikale sagde

hvad forestiller man sig fra venstre dansk folkeparti sf og socialdemokratiets side skal danske grænsebetjente sige til børn som står

sådan hvordan så

af fru johanne schmidt nielsens første bemærkninger hun siger at hvis asylsystemet er brudt sammen i tyskland hvis det er brudt sammen i sverige hvis det er brudt sammen i en række andre

så kan man da godt overveje en nødbremse

men er det ikke præcis de hviser

den siddende minister får ret til at beslutte at nu afviser vi børn som kommer uden forældre ved den danske grænse vend dig om gå væk vi gider ikke se på dig det er

siddende minister som får den kompetence og så vidt jeg kan forstå

det skulle være trådt i kraft i år to tusind og femten tænk at sf har så stor tillid til

jeg har ikke tillid til tillid til ministeren

at afvise børn ved grænsen

bedst for danmark og som jeg forstår ministeren og som jeg forstår venstre synes man at det kunne være trådt i kraft i to tusind og femten det kommer meget bag på mig

en situation vi er i lige nu tværtimod ser vi

lige nu resultaterne af de stramninger som er blevet foretaget nemlig relativt lave asyltal og det er jo positivt og jeg er sådan set helt sikker på at regeringen er obs

hvad de kan for at tallet ikke stiger men vi ved ikke hvad der

situationen kan ændre sig og i det tilfælde

mener vi også i liberal alliance at det er afgørende at vi har taget stilling til hvordan det skal håndteres og at vi har det rette beredskab klar og det sikrer det her forslag forslaget går konkret på at man kan afvise asylansøgere ved grænsen og det kan man ikke

dublinsamarbejdet bryder sammen støtter vi op om at man kan aktivere det her forslag og afvise asylansøgere

giver forslaget politiet mulighed for at afvise asylansøgere ved grænsen og sende dem tilbage

hvor dublinsamarbejdet formelt set stadig væk gælder men hvor samarbejdet efter den danske regerings og herunder ministerens opfattelse

der bliver rigtig mange steder henvist til

forslaget i virkeligheden giver regeringen mulighed for at fjerne de helt essentielle retsgarantier som har til hensigt at sikre beskyttelse af flygtninge og asylansøgere

når de kommer til vores grænser i yderste konsekvens kan forslaget betyde at asylansøgere risikerer at blive sendt rundt imellem de europæiske lande uden at noget land påtager sig ansvaret for at behandle den her asylansøgning hvis alle kopierede det danske

synes det er særlig problematisk

anbefaler dansk flygtningehjælp også at den gruppe helt bør undtages i det her lovforslag og aldrig bør afvises ved den danske grænse uanset om den foreslåede nødbremse iværksættes da det vil stride imod danmarks forpligtelser til at sikre hensynet til barnets tarv i medfør af børnekonventionen

håber virkelig at noget af det som ministeren vil tage med fra debatten her i dag er at sikre at vi

det vil være helt umuligt for politiet under den foreslåede ordning at foretage en individuel vurdering af et uledsaget mindreårigt barns tarv som er tilstrækkelig fyldestgørende og forsvarligt til at leve op til børnekonventionens krav om at et individuelt hensyn til barnet skal have forrang

på linje med de høringssvar som kritiserer at der ikke er en nærmere præcisering af hvornår der egentlig

regeringens opfattelse til for at en sådan

den norske model som allerede har været nævnt

talerstolen har trods alt

bliver læserens opmærksomhed i bemærkningerne gentagne gange henledt på situationen i efteråret to tusind og femten hvor vi så mennesker på flugt på vores danske motorveje

det er fuldstændig rigtigt at de problemer som er rundtomkring i verden kom voldsomt tæt på

det var voldsomt at opleve det var voldsomt at se de her mennesker på flugt som først har foretaget en meget farefuld færd over middelhavet for til sidst at gå på vores motorveje ja det var enormt voldsomt at se men det må da på ingen måde fjerne fokus fra at det i virkeligheden er de mennesker det handler om

er altså mennesker af kød og blod som er på flugt når dublinsystemet er presset og systemet vakler i lande ved europas ydre grænser skyldes det jo at vi har et stort antal mennesker på flugt som rækker ud efter vores hjælp

for os i danmark men i alternativet kan vi ikke støtte

og afviser de her mennesker ved

hvis nød er det vi prøver på at bremse jeg synes det skulle være

ikke til lolland så ankommer man til for eksempel italien

for så at vandre videre gennem tyskland som er et sikkert land uden at søge asyl for så at søge målrettet mod danmark for netop at søge asyl her fordi forholdene på det tidspunkt var så meget mere lukrative

ikke bare er sikkert men som har de mest lukrative

i alternativet synes vi at danmark har et ansvar for at behandle de flygtninge som kommer til europa

at danmark går forrest i forhold til at få europæiske løsninger på det her område men det at de vandrer op igennem europa gør dem ikke mindre flygtninge så nej vi skal tage imod dem når de står ved den danske grænse og de skal kunne søge om

så behandler vi deres sag som vi gør i dag

til den danske grænse altså er der et øvre tal hvor ordføreren synes at

er ordføreren imod dublinforordningen og er der en øvre grænse for hvor mange flygtninge der kan komme før

mange gange selvfølgelig er der en øvre grænse er også en øvre grænse for europa derfor er vi nødt til at sætte os sammen i europa og finde fælles

skulle vi ikke tage et markant antal kvoteflygtninge til europa og så lave en fordelingsnøgle

fra krig og en af grundene til

er jo at de løsningsforslag allerede ligger på bordet i europa et flertal af europas regeringer bakker op om de løsninger det er løsninger der skal være forpligtende og de indebærer at vi både styrker kontrollen og arbejdet ved eus ydre grænser og at vi ikke overlader opgaven med at registrere behandle og fordele flygtninge der kommer fra krig død og ødelæggelse og har krav på beskyttelse alene til grækenland og italien

men de forslag der ligger på bordet kræver ikke bare et flertal de kræver at alle lande

bakker op og den danske regering bakker eksempelvis ikke op om at finde holdbare og fælles forpligtende løsninger

en nødbremse imod symbolpolitik her i folketinget end vi

flygtningebørn

radikale venstre ikke bakke op om at

du skal stå på grænsen og du skal afvise en ti årig syrisk pige du skal sige til hende

har på listen over lande

dublinsamarbejdet er er sat ud af kraft og kriterierne for det er også

større pres og enten ikke vil kunne betragtes som et sikkert land

at tænke et enkelt skridt længere frem

på ingen måde redegjort for i lovforslaget det har man slet ikke forholdt sig til man siger på den ene side i generelle vendinger ikke i lovforslaget men

må finde nogle løsninger

klart for mig hvordan hvornår og efter hvilke kriterier

er ude af kraft vil finde sted det står

hvilke kriterier skal

gøre sig gældende der hvilke kriterier kan

spørgsmål om at lade det være op til

ikke løfter en opgave

træder i kraft det er ikke mit indtryk

er blandt vores samarbejdspartnere eller måske såkaldte samarbejdspartnere det er ikke mit indtryk at der på nogen måde

bakke op om om et så kortsigtet

der er indholdet af det her lovforslag nu skal politimanden stå på grænsen og sige til den ti årige nej du må ikke komme ind i danmark

afgiver til andre dublinlande og jeg se i to tusind og femten som de nyeste tal

afgivet seksten hundrede og syv asylansøgere som har registreret sig i et andet dublinland så er det ikke en fuldstændig integreret del af den danske og den europæiske flygtningepolitik at vi selvfølgelig overgiver mennesker til andre lande og at det ikke er nyt at et menneske står i et sikkert land og får at vide af den danske stat at vedkommende må søge asyl der

jo ikke noget kæmpe overgreb mod hverken en ti årig en tyve årig eller en tredive årig asylansøger at skulle søge asyl i tyskland hvor vedkommende opholder sig selvfølgelig under forudsætning af at

tyskland ikke er brudt fuldstændig sammen i anarki men

demokratisk land at opholde sig i

står ikke klart for mig jeg hørte ordføreren for

tydeligt for ham hvad det var for nogen kriterier vi bakker selvfølgelig endda meget

situation

er der er kommet flygtninge også børn må man formode til de nabolande vi har med at gøre

at vi siger til vores naboer

ud over dem der kom til jeres

den situation hvor en dansk politimand skal sige til en ti årig syrisk pige du må tage til tyskland det er da helt konkret den situation

en lignende debat hvor de diskuterer hvad de skal gøre hvis en ti årig syrisk pige forsøger at komme fra danmark til sverige i en situation hvor dublinforordningen er brudt sammen ville vi så opleve det som meget uretfærdigt hvis de svenske politikere sagde

trække i deres nødbremse og forvente at det danske samfund tog sig af den ti

fuldstændig rimeligt at de svenske politikere sagde at de ville etablere en situation hvor den svenske regering kunne gøre sådan derfor er det vel også rimeligt at vi står i den samme situation jeg synes det bliver lidt vel

der er rigeligt med alvorlige spørgsmål på flygtningeområdet blandt andet omkring situationen i hele mellemøsten for tiden og hvad der sker i grækenland der er rigeligt med alvorlige ting det er ikke megaalvorligt at en ti seksten eller sytten årig skal vælge at søge asyl i sverige eller i tyskland i stedet for i danmark jeg er med på at hvis vedkommende har familie i danmark

vedkommende selvfølgelig til danmark og søge

står og er uledsaget og ikke har nogen relationer i danmark hvorfor er det så så afgørende for radikale venstre at det er danmark der skal behandle asylansøgningen det synes jeg

er det fordi tyskland ikke løfter et ansvar er det tyskland der ikke løfter en opgave

når vi siger at dublinkonventionen

vurdering er ude af kraft det må man så formode at den også er for tyskerne og så er det jo den samme situation der gør sig gældende her så må der vel i det mindste være nogle kriterier for hvornår det vurderingen er det fordi vi synes at vores naboer ikke løfter

og derfor vil vi skubbe den over til dem

det samme og tænk hvis alle andre lande gjorde det samme så ville de lande som tilfældigvis har de yderste grænser

nu ligger man jo der hvor man ligger om jeg så må sige på landkortet stå med et gevaldigt problem og mon ikke de ville bryde sammen men til det

om at man jo også allerede i dag sender uledsagede børn rundt i europa via

vil jeg bare tilføje at det mig bekendt forholder sig sådan at man netop ikke sender

der ingen pårørende har med bliver ikke kastebolde mellem eu lande i dag

vores velfærdsstater vores sammenhængskraft og som har skabt grobund for en højrepopulisme som i hvert fald venstrefløjen

mange forskellige tiltag som er nødvendige mange tiltag

gerne modtagecentre i nærområderne

får en situation som vi kan håndtere så sammenhængskraften i vores samfund kan fastholdes og således at

får mere vind i sejlene men der kan også komme en situation hvor det ikke nok og det er jo det som det her lovforslag forsøger

man kan diskutere hvorfor det skal fremsættes nu det

det her også debatten hviler jo på nogle hypotetiske fremtidsscenarier

kan komme i en situation på et tidspunkt hvor vi bliver så pressede at vi er nødt til at aktivere den nødbremse

og jeg synes det er rigtigt

nielsen heller ikke ville afvise at det kunne være nødvendigt med en nødbremse i visse særlige tilfælde

sådan en generel forståelse for at det kan være nødvendigt

det er meget uklart hvordan det skal aktiveres

som vi vil interessere os meget for i

sådan at integrationsministeren i sin aftenbøn pludselig kan sige

aktivere den her nødbremse det går jo ikke

har bemærket mig at der i lovforslaget faktisk er en henvisning

hvor der er nogle sådan rimelig restriktive betingelser for hvordan man kan bruge

det vil interessere mig en del i udvalgsbehandlingen hvordan det forholder sig til hvordan

hvor der er opstillet en række kriterier for hvornår man kan aktivere nødbremsen

foreslå at vi diskuterer så vi ikke får den meget uklare retstilstand der er i det her lovforslag for det er der rent faktisk men at vi har større og større sikkerhed i

det her kan gå i gang hvilke procedurer

spørgsmålet om hvorvidt børn kan komme i klemme i det

og derfor vil vi også interessere os meget for hvordan det kan håndteres i

at børnekonventionen er nævnt meget specifikt

naturligvis også interessere os meget for i udvalgsbehandlingen hvordan

børnekonventionen kan spille ind i forhold til

igen kan man selvfølgelig altid fremdrage alle mulige tænkte situationer

få det indtryk at nu vil man i morgen stå ved grænsen og og sende små børn

tale om absolutte nødstilfælde

situation hvor mennesker ved grænsen kan blive adskilt og der skal man selvfølgelig også

menneskerettighedskonvention børnekonventionen og andre konventioner

helt afgørende for os at det står fuldstændig klart at det bliver en del af forvaltningen af det her

sige at den måde vi får diskuteret det på i udvalgsbehandlingen

se ud efter efter andenbehandlingen vil være bestemmende for

vil stemme ved tredje behandling men som sagt

der ikke kan blive brug for sådan

flygtningekrisen er alvorlig og den kan blive alvorligere endnu

det radikale venstre der ellers altid slår sig op som et meget ansvarligt parti fuldstændig afviser at det her kan blive nødvendigt

det gør man altså og det undrer mig virkelig meget

den siddende integrationsminister hedder pt fru inger støjberg ministeren får

det undrer mig at sf tilsyneladende har så stor tillid til regeringen at de vil lægge

hen til den siddende integrationsminister jeg kan forstå på venstre at venstre mener at det her lovforslag i

til både børn og voksne som kommer hertil som flygtninge

vi gider ikke se på jeres asylsager

som det ser ud på nuværende tidspunkt hvorved man giver magten til den til enhver tid siddende regering

skal afvise børn og voksne som er flygtet på grænsen kan man stemme for det her lovforslag som det ligger her

ligesom kan træffe en beslutning at nu skal man aktivere den her nødbremse

ikke forstå at jeg skal have det her spørgsmål

at vi får nogle mere præcise procedurer

mere præcise kriterier for hvordan man skal kunne aktivere den her nødbremse

lige have afdækket

forskellige forpligtelser vi har

men det jeg bare siger er at vi

og arbejde specifikt og konstruktivt med

og vi har ikke besluttet os på forhånd for om vi siger det ene

arbejde i udvalget

mener vi faktisk at det

at blive tilfredsstillende for sf hvad er det for nogle kriterier

det kommer til at ske og ligesom jeg spurgte den socialdemokratiske ordfører

holger k nielsen hvordan situationen er i tyskland

i tyskland hvordan skal situationen så være i tyskland for at vi fortsat vil aktivere

norske lov som også er model for det og hvor der er en række kriterier om det kan bruges direkte skal

jeg mener at der er brug for mere præcise kriterier ellers

hvor man ikke kan gøre det heller ikke under dublinforordningen så vil sf

og jeg synes ligesom herre mattias tesfaye sagde tidligere

om det er i tyskland

det kan udelukke og i den situation vil det spille en rolle

kan svare generelt på det altså det her er jo beregnet for en fremtidig situation

til sin tid hvis det bliver nødvendigt hvad jeg ikke håber jeg håber bestemt ikke

for nogle kriterier sf ser for sig

en håbløs situation så forhåbentlig kommer

tage den i brug og derfor kunne jeg godt tænke mig

sf tænker og hvornår

rigtig glad for at børnekonventionen selvfølgelig skal være

men det det her lovforslag lægger op til er jo altså at vi skal kunne afvise børn ved grænsen vil det så være nok for sf at der er et sikkert land

så kan få ophold i mens vi stadig væk kan afvise dem ved grænsen og de selv må

under udvalgsbehandlingen hvordan vi kan håndtere

at vi oplevede et enormt flygtningepres vi så flygtninge på motorvejene på vej ikke kun mod danmark men også mod norge og sverige og det kaldte på nye løsninger for hvad

flygtninge kom fra tyskland et sikkert land

det hele skulle formelt set være styret af dublinforordningen men den var i praksis brudt sammen på det tidspunkt incitamentsstrukturen er helt sort hvis en flygtning er kommet over grænsen og du gerne vil slippe for at bruge

skal du bare lade personen gå videre til næste land den logik

gavner både flygtninge og grænselandet der slipper for sagsbehandlingen men

ikke danmark og slet ikke sverige en alt for stor andel af de udlændinge der kom til danmark i efteråret to tusind og femten var rejst igennem en række schengenlande uden at blive registreret af efteråret to tusind og femten lærte vi derfor at vi med dublinforordningen er alt for afhængige af at de andre schengenlande løfter deres ansvar det var dyre lærepenge og vi ser ikke nogen grund til at betale dem igen som bekendt er det i dag ikke muligt at afvise en person ved grænsen

som har svigtet samarbejdet ved at undlade at

passer godt på schengens yderste grænser

risikerede også at der var nogle der

assadagenter iranagenter hizbollahagenter det var virkelig en uholdbar situation med det her lovforslag giver vi regeringen mulighed for at løse det problem som vi ikke havde mulighed for at løse i efteråret to tusind og femten flygtningenævnet skal

asylfaglig ekspertise i spørgsmålet om hvorvidt et dublinland kan sidestilles med et sikkert tredjeland og i tilfælde af en krisesituation

er et spørgsmål om at være klar hvis lignende situationer skulle

det er et spørgsmål om rettidig omhu

selv om den her regering faktisk er lykkedes med at få styr på flygtningetallet

kan der hurtigt ske ændringer derfor skal vi også konstant sikre at vi har de rigtige midler til at passe på danmark og samtidig fremme frihedsrettighederne over hele verden så vi giver den svageste del af verdens befolkning mod på at kæmpe for demokrati

være beredt i tilfælde af at presset på danmark øges voldsomt det handler ganske enkelt om

oplever vi jo meget lave indrejse og

i danmark antallet af asylansøgere i januar var således det laveste i næsten otte

to hundrede og tre og tyve ansøgere tallet viser at regeringens politik virker at de halvtreds stramninger på udlændingeområdet sammen med blandt andet grænsekontrollen og også tiltag

men erfaringerne viser også at der på meget kort tid kan opstå en ny akut situation som vi skal være klar til at håndtere se blot på den aktuelle situation i tyrkiet eller de bekymrende indrejsetal i eu via libyen

såkaldte centrale middelhavsrute vi husker jo nok alle sammen de dramatiske scener der udspandt sig i efteråret to tusind og femten hvor tusindvis af flygtninge og migranter passerede den danske grænse og vandrede langs vore motorveje mod norge og

regeringen vil sikre at danmark ikke på ny kommer til at stå i en lignende situation

vil der derfor blive indført en lovhjemmel i udlændingeloven som gør det muligt at afvise asylansøgere i forbindelse med indrejse det vil sige umiddelbart

grænsen hvis der opstår en krisesituation som sætter de danske grænser under pres

i dag som udgangspunkt

ikke muligt at afvise en udlænding på grænsen til et andet land der er omfattet af dublinforordningen hvis personen søger om asyl det betyder at asylansøgere kan opholde sig her i landet mens

er ansvarligt for at behandle asylansøgningen hvis et andet dublinland er ansvarlig for at behandle ansøgningen ja så vil udlændingen som udgangspunkt blive overført til dette land dublinsystemet er baseret på at alle dublinlande overholder deres forpligtelser det betyder bla

at landene skal registrere udlændingene korrekt svare på anmodninger om overtagelse og samarbejde om selve overførslen hvis flere dublinlande ikke lever op til deres forpligtelser ja så kan det jo sætte de enkelte dublinlandes asylsystemer og også hele dublinsystemet under pres for regeringen

er det derfor afgørende at myndighederne har redskaber som matcher de udfordringer vi kan stå med hvis der opstår en krisesituation hvor dublinsamarbejdet

regeringen foreslår derfor at der i udlændingeloven indsættes en hjemmel en nødbremse hvorefter

i de særlige tilfælde kan beslutte at asylansøgere kan afvises ved indrejsen fra et andet dublinland en forudsætning for at aktivere nødbremsen vil være at dublinsamarbejdet efter den danske regerings opfattelse reelt er holdt op med

fungere danmark vil i en sådan situation ud fra en folkeretlig vurdering ikke længere kunne anses for værende forpligtet til at følge dublinprocedurerne det vil afhænge af flere forskellige faktorer om samarbejdet reelt er brudt sammen

i sagens natur afhænge af en konkret vurdering af de samlede omstændigheder en beslutning om at aktivere nødbremsen vil efter forslaget ske for en periode på fire uger og kan så forlænges med yderligere fire uger ad gangen

vil danmark jo selvfølgelig fortsat skulle leve op til sine internationale forpligtelser det betyder bla

der kan forekomme særlige tilfælde hvor vi for eksempel på grund af børnekonventionens regler vil være forpligtet til at lade en asylansøger indrejse i landet

gerne afslutningsvis takke de ordførere der

afføde spørgsmål via udvalget og dem er jeg naturligvis

ministeren at man når et niveau der gør at man skal

det niveau vi havde sidste år på seks tusind

et niveau der var alt for voldsomt så derfor er spørgsmålet

man når et niveau der gør at der træder nødbremsen

i en alt andet lige situation

at trække i nødbremsen

jo sagtens sætte spørgsmålstegn ved om dublin reelt fungerer i dag jeg er med på at danmark

sender nogle folk tilbage med henvisning til dublinforordningen altså sender dem tilbage til andre europæiske lande men når formålet med dublinforordningen er at undgå asylshopping og det finder sted i dag i stor stil det gør det jo hver evig eneste dag asylansøgere shopper rundt mellem de forskellige lande og ender med at søge asyl der hvor de synes

lovforslag vi behandler i dag havde været gældende lov i danmark kunne ministeren have besluttet sig for der i sommeren

og femten at nu skulle den her nødbremse træde i kraft altså at man skulle kunne sige ved

vend om vi vil ikke ikke behandle jeres

hvis det så ud præcis i dag som det gjorde dengang

er ikke noget der ser ud præcis i dag som det gjorde dengang lad mig bare minde om de ændringer som vi også har foretaget i dansk lovgivning for eksempel

ubestemt tid indtil vi har fået dem registreret

der jo sket ting i andre europæiske lande så alting er ikke alt andet lige men hvis man kunne forestille sig en alt andet lige situation

var vi der hvor jeg ville overveje

diskutere med den øvrige regering om ikke

i kraft jeg kan forstå at de fleste partier egentlig synes der i hvert fald flere partier som synes at det er lidt uklart og derfor er det vigtigt for mig at

og femten altså var sådan en situation hvor man ville have kompetence med det her lovforslag til at trække i nødbremsen jeg forstår

hav af elementer som man

netop skal vurdere også fordi det er

et relativt stort indgreb det vedgår jeg gerne så det er

ikke noget man bare lige gør fra den ene time til den anden uden at have overvejet og analyseret

i nødbremsen og derfor

hen ikke er muligt men det er klart at de spørgsmål som udvalget måtte have og der vil med sikkerhed

men men der vil jo stadig væk være rum for fortolkning det er netop derfor at lovforslaget er skrevet som det er og jeg må sige at jeg har tiltro til den til

tid siddende udlændingeminister og regering

at man kun vil aktivere nødbremsen hvis det er nødvendigt og at man selvfølgelig vil gøre sit analysearbejde

haft mulighed for at trække

vi har et særligt ansvar for at folketinget får mulighed for at få beskrevet lidt mere præcist hvilke kriterier

partier skal rette sig efter når vi på skift har udlændingeministerposten så når ministeren siger at nødbremsen ophæves når betingelserne ikke er til stede

folketinget være lidt mere præcise i beskrivelsen af hvad

jeg sagde i min ordførertale at vi måske skulle

overveje at noget af det der står i den norske lovgivning bliver indskrevet i den danske jeg har egentlig stillet mig selv spørgsmålet når nu så meget andet i det lovforslag vi behandler nu helt åbenlyst lægger sig op ad den norske lov hvorfor så lige præcis det her med kriterierne ikke er indarbejdet

at skrive en manual for hvornår man skal trække i nødbremsen men jeg er selvfølgelig

som udvalget måtte lægge for dagen på det her felt at få svaret på de spørgsmål og dermed jo også komme til at konkretisere tingene noget mere

på plads i god tid nu diskuterer vi det så i god tid og nu får vi så kritik

at vi diskuterer tænkte scenarier når vi så nu gør det som jeg synes er rigtigt at gøre nemlig at forberede os i god tid

kan skrive en manual vi er nødt til at have tillid til at den til enhver tid siddende regering er i stand til at regere og ikke skal være bundet på hænder og fødder men jeg synes nu alligevel at

nemlig at beskrive en række betingelser som skal være opfyldt for eksempel omkring modtagekapaciteten og at andre muligheder i lovgivningen skal være udtømt det synes jeg egentlig er rimeligt at den lovgivende forsamling interesserer sig lidt for

muligt og det hører jeg heller ikke herre mattias tesfaye sige at

udlændinge og integrationsministeren

hvor dublinsamarbejdet reelt er holdt op med at fungere at

afvise asylansøgere på grænsen til et andet dublinland

myndighederne har de rigtige redskaber til at håndtere en situation hvor presset på danmark øges voldsomt

der handler om at udvise rettidig omhu i lyset af den tidligere debat om nødbremsen

jeg naturligvis godt forstå at det kan virke både nemt

også besnærende at gå skridtet videre og generelt afvise asylansøgere på grænsen også selv om der slet ikke er tale om en krisesituation hvor dublinsamarbejdet er brudt sammen men så let er det ikke det vil nemlig ikke være muligt at gennemføre forslagets

indhold om afvisning på grænsen og samtidig fortsat være en del af dublinsamarbejdet det handler derfor grundlæggende om hvorvidt det er klogt for danmark

bryde med dublinsystemet på nuværende tidspunkt og det mener jeg ganske enkelt ikke

vejen frem er tværtimod at sikre at dublinsystemet bliver

på sporet fordi det er en forudsætning for et velfungerende asylsystem i danmark og også i resten af europa regeringen arbejder derfor hårdt for at fastholde danmarks deltagelse i det nuværende dublinsystem men vi står samtidig fast på at asyl og indvandringspolitikken selvfølgelig skal fastlægges i danmark og

i bruxelles regeringen ser det samtidig som en grundlæggende præmis at danmark overholder sine internationale forpligtelser

kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget jeg ser frem til den videre debat

grundstenen i det danske asylsystem jeg forstår det ikke helt

dublinsamarbejdet har jo ikke forhindret meget meget høje indrejsetal i danmark dublinsamarbejdet forhindrede ikke

der var til gavn for danmark at asyltallet er faldet til cirka seks tusind

hvis man kunne vælge mellem

et system hvor man hele tiden afviste asylansøgere ved grænsen

have dublinsamarbejdet er det så virkelig regeringens opfattelse at

vælge dublinsamarbejdet end en ordning hvor man hele tiden kunne afvise asylansøgere

for mange migranters vedkommende jo godt er klar over at det

kan blive overordentlig svært

at være her så jeg mener at løsningen ligger et andet sted men indtil

det er helt relevant at vi værger for os

det er jo det der sker når vi gennemfører

at så mange især unge mænd fra afrika søger imod europa de har ikke ret til at være her og de får ikke ret til at være her og derfor

skal løsningen findes et andet sted og det må nødvendigvis være i et

aldrig rigtig har fungeret det er nok også en utopi

grænser der er nok for meget at bevogte for at sige det som det er de fælles eu regler der er

dublin og schengensamarbejdet har jo ikke forhindret de problemer som vi står i nu problemerne er

at de problemer faktisk er vokset så kan ministeren ikke se at der er en pointe i at hver nationalstat har lov til at

op med sig selv om man ønsker at føre en politik hvor man siger at hvis du kommer

fra et andet land hvor det er sikkert at opholde sig så er vi i vores gode ret til at afvise dig på grænsen og sige

krav på beskyttelse for du kommer ikke direkte fra krig og ufred du kommer direkte fra et land hvor du fint kan være der er ingen problemer med at være der du bliver ikke forfulgt og

hvis eu reglerne faktisk forhindrer os i at indføre

sikre områder det kan godt være at det bliver i usikre lande men

de migranter der ellers ville søge mod europa så må

det ville jo også betyde at man så derfra ville kunne søge asyl ind i europa men jeg men jeg mener vitterlig

mener jeg så at vi er i vores fulde ret til

vi kan ikke stå med så stort et pres og så stort et indrejsetal som vi

en af grundene til at det gik så galt var

fordi de ikke selv rigtig gider tage det alvorligt

på en tyran som erdogan hvilket jeg ikke finder særlig betryggende min pointe med

det er jo sådan set bare at hvis europa

at den eneste vej frem er at hvert eneste

det her jo aldrig nogensinde ville være sket hvis de flygtninge der gik op igennem europa skulle

en del af flygtningekrisen

hvad det her land kan bære hvis danmark skal være danmark også om tyve tredive og fyrre år vi har jo en pligt over for vores efterkommere

en forpligtelse som politikere og regeringer overhovedet ikke kan vige

problemet men jeg er enig i at konklusionen om at vi skal sikre at danmark

og herefter enten at udsende eller hjemsende de afviste asylansøgere herudover ønsker forslagsstillerne at undersøge mulighederne for

en asylbehandling ved de danske grænser forslaget er stort set en gentagelse af et andet

der blev afvist af folketinget sidste år derfor vil min tale også ligne den jeg holdt sidste år da socialdemokratiet sidst afviste

alene i håndteringen af den igangværende flygtningesituation vi er glade for den danske tilslutning til

danmark har tidligere accepteret at behandle asylansøgninger fra mennesker der allerede havde fået afvist asyl i andre europæiske lande og det er en del af vores fælles dyrekøbte udlændingepolitiske erfaringer

sikker på at også dansk folkeparti meget nødig vil gentage derfor undrer beslutningsforslaget mig også

noget asylshopping mellem de europæiske lande og er det

kan frygte udvikler sig endnu mere hvis danmark ikke fortsat er med i aftalen det er korrekt at dublinsystemet er udfordret og det dur selvfølgelig ikke at enkelte lande undlader at registrere asylansøgere og blot vinker dem videre op gennem europa men dublin er fortsat i funktion og regeringen må efter

opfattelse arbejde for at danmark kan forblive i det nye dublinsamarbejde uden at få trukket et europæisk kvotesystem ned over hovedet endelig har vi

været med til at stramme den danske udlændingelovgivning det har har haft en helt tydelig effekt og samtidig ser vi for alvor virkningen af aftalen med tyrkiet altså at ruterne fra balkan er lukket og islamisk stat er ved at blive nedkæmpet alt det afspejler sig tydeligt i de forholdsvis lave indrejsetal vi skal selvfølgelig fortsat følge udviklingen nøje men de her foreslåede ændringer er ikke hvad danmark har brug for derfor støtter

vi nok kan håndtere en kvote på fem hundrede om året inklusive familiesammenføringer

opfattelse ikke være den mest optimale ordning at have når man taler om asylpolitik

mest ærlige ordning at have det ville jo også betyde at så kunne de forskellige partier herinde

hvem de skal stemme på hvis de mener man kan tage tusind eller fem hundrede eller titusind eller

ikke være et mere ærligt system at gøre det på den måde

man jo også sikre at dem man så tog til danmark hvis det så var fem hundrede eller tusind

være nogle som ikke selv havde ressourcerne til at komme til europa og dermed også være de mest udsatte og dem som jo reelt er flygtninge og ikke dem der kommer herop

hvis det var sådan at når der udbrød krig

over grænsen til nabolandet og så kunne vi sikre ordentlige modtagelejre med medicin undervisning til børnene og tæpper og hvad der nu ellers skal til for at folk kan leve et sikkert og et trygt liv og dem der ikke kunne være

de flygtningelejre af flere forskellige årsager

videre liv efter nogle fastsatte tal på hvor mange det kunne være vi er bare ikke i nærheden af at være i den situation vi er i en situation hvor europa er nødt til at håndtere at der er krig i vores nærområde og at der ikke er sikre nabolande de nabolande der i hvert fald er har rigeligt at tage sig af og at der nok penge til at håndtere de flygtninge der

derfor bliver det en lille bitte smule fortænkt situation og i den aktuelle situation som det ser ud ville det her ikke gavne danmark for det ville de facto betyde at vi trådte ud

en dansk hjemmeværnsmand alt hvem vi nu vælger at give kompetencen til det

det system er der allerede i forvejen fns kvotesystem hvor danmark jo i mange år har taget fem hundrede fn kvoteflygtninge om året

tage de fem hundrede fn kvoteflygtninge om året ud fra et system som allerede er der i dag hvor man jo tager ud og vælger dem i de flygtningelejre som allerede er der i dag de fem hundrede ville så have mulighed for at komme

i den kvote så vi har styr på antallet og så ville vi afvise ved grænsen så det system er der faktisk allerede i dag det kræver

bare at folketinget vedtager at at det er det vi gør grunden til vi ikke gør det er

ville det jo være danmarks politik og så ville vores myndigheder jo agere efter det og vi har systemer som allerede

fungerer og hvor man allerede udpeger folk i de forskellige

det er jo nogle af de forudsætninger nogle af de betingelser

man kan få sådan et meget smukt asylsystem til at fungere

bare ikke der hvor vi er nu vi er der hvor tusindvis af mennesker hver måned sætter fødderne på europæisk jord og enten søger asyl i grækenland og italien eller begynder deres færd op igennem europa og det kan vi ikke bare lukke øjnene for og så udtænke vores egen smukke model inde i hovedet desværre

jo det vi ser ud til at få på plads med lovforslaget om nødbremsen som vi netop behandlede for et øjeblik siden men situationen er

lige pt at vi oplever det laveste antal asylansøgere i omkring syv år og det skyldes jo blandt andet de

halvtreds halvtreds

regeringen sammen med dansk folkeparti har har fået gennemført her i de sidste snart

de igangværende halvtreds stramninger virker efter hensigten så længe asylantallet fortsætter med at falde

ser jeg ikke nogen grund til hverken at hive i den såkaldte nødbremse eller

dansk folkeparti kommer med her

der er bedst for danmark i en situation hvor der er et historisk lavt pres på de danske grænser giver det så mening

trække i nødbremsen hvis der kommer et stort pres på grænserne ja det gør det

den mulighed som vi får på plads så snart vi har tredjebehandlet lovforslaget

fra før dermed ikke sagt at vi ikke er bevidste om at vi står i en særdeles skrøbelig situation kommer tyrkietaftalen til at holde vi ser et stigende antal der søger over middelhavet hvad med balkanruten men situationen lige nu ved den danske grænse er at asylantallet

sidste meget meget lange stykke tid derfor

med at hive i den såkaldte nødbremse såfremt der igen skulle komme et stort pres på de

grænser derfor støtter venstre ikke op om

i danmark selv bestemmer hvem vi modtager det kan være mange og det kan være få men det bør i et folkestyre være sådan

derfor synes jeg som udgangspunkt at det er

straksafvisning ved grænsen

ud fra det forhold at danmark er en nation som på en eller anden måde skal leve de næste hundrede år jeg ved godt at der er nogle der er ligeglade med det men det er jeg ikke jeg er ikke ligeglad med

hvad for et land jeg giver videre til mine

at forsvare landet og forsvare dets grænser

derfor synes jeg det er et supergodt forslag og i virkeligheden kunne vi være forskånet for utrolig mange problemer

at værne om danmark værne om vores kultur og værne om det

netop derfor vi har gennemført halvtreds stramninger

netop med det formål at reducere antallet af asylansøgere i en tid hvor der jo stadig væk kommer tusindvis til sverige

kommer et større antal over middelhavet

til og med fortsat

med alle de negative konsekvenser det har

grænsekontrol har gjort ved samarbejdet mellem københavn og malmø når nu vi har et faldende historisk lavt antal asylansøgere

rette til at gøre det her men hvis

og det jeg egentlig savner en tilbundsgående debat

hvor lang tid vil vi ved med at foregive at vi bare kan kan det hele at danmark bare kan det hele

som det ikke bekymrer det mindste hvordan landet ser ud om tyve

heldigvis ikke deres problem det kan de skubbe videre til andre men for mig er det en bekymring at mine efterkommere skal leve med parallelsamfund og alt muligt andet som tager til og til

både at prøve at løse problemerne i nærområderne men også for at se hvad vi kan gøre i en fælles europæisk ramme vi har jo en tyrkietaftale på plads

indtil videre vi har en lukning af balkanruten som holder indtil videre

ministeren hyppigt er i bruxelles for at samarbejde

folk tilbage til nordafrika når de kommer fra libyen den aftale er ikke på plads endnu det er ikke så nemt

er gjort som sagt men men vi arbejder jo både på at sikre europas ydre grænser og på at folk ikke kommer til danmark og jeg synes faktisk

er rigtig rigtig godt på vej i hvert fald den sidste del

så svært at flygte hvis ikke du er fysisk stærk for eksempel og det er markant farligere for kvinder at

har et hus at sælge hvor du kan betale menneskesmuglere

er du ilde stedt og hvis du er meget gammel og ikke er fysisk stærk

svagt alle de uretfærdigheder er kvoteflygtningesystemet jo med til at gøre op med fordi man der faktisk

flygtninge i nærområdet

fn fn ud fra hvem der har det største behov så tænk sig hvis danmark igen begyndte at tage kvoteflygtninge vi synes jo så fra enhedslistens side godt man kunne sætte kvoten noget op

ret naturlig reaktion på at vi står i en verdenshistorisk flygtningekrise omkring fem og tres millioner mennesker er tvunget på på flugt

i verden den danske regering og socialdemokraterne har valgt at reagere på det ved at sige

i enhedslisten ville være fornuftigt

kun synes der skal tages kvoteflygtninge hvis man i øvrigt afviser alle flygtninge alle asylansøgere som kommer til den danske grænse det synes vi er en dårlig idé

det er usolidarisk over for resten

hvis det smitter om jeg så må sige tænk

tyskland siger

stå i en situation hvor de der tilfældigvis har europas ydre grænser skal tage imod alle verdens flygtninge skulle

eksempel som jeg synes er relevant i den her

de baltiske lande var smeltet sammen i nitten halvfemserne det var der jo en reel fare for og der så pludselig havde stået en halv million flygtninge på bornholm

være fair hvis man i europa var sammen om opgaven og at danmark ikke

skulle behandle alle de menneskers asylansøgning bare fordi vi tilfældigvis

vi stemmer selvfølgelig ikke for det her forslag måske skulle

lille retssikkerhedsmæssig del jeg kan forstå

af forslaget at man simpelt hen mener at asylbehandlingen altså behandlingen

har det her forslag ikke noget med virkeligheden at gøre

retssikkerhed at gøre vi stemmer imod

diskuterer vores tilgang til flygtninge og migrantstrømme

er jo en genfremsættelse af b otte og halvfems som dansk folkeparti fremsatte i forrige samling og på det tidspunkt

et tidspunkt hvor vi i danmark var meget presset i forhold til antallet af

er ikke kommet af sig selv eller de er ikke blevet væk af sig selv kan man vel nærmere sige

i sidste uge rundede halvtreds

ansøgere end vi længe har haft

mig bekendt er antallet fortsat faldende jeg

legitimt ønske som ministeren indledningsvis fremførte

er relevant at overveje om det er bedst at indføre et asylstop nu hvor vi har et relativt lavt niveau for

er enige med ministeren i at de udfordringer vi står

men men regeringens politik og liberal alliances politik er jo at man

men det kræver at alle de europæiske lande er med på det

men det ville så også betyde at vi skulle tage flere kvoteflygtninge og at de penge man ville spare skulle bruges i nærområderne men som forslaget ligger her og

at vi skulle være langt mere ambitiøse end de fem hundrede kvoteflygtninge men men det er jo et system som alternativet bakker op om

via den fri bevægelighed ikke afvikle dem og derfor går vi heller ikke ind for en permanent afvisning af asylansøgere ved grænsen

set åbne for at behandle asylansøgninger ved grænsen

fru johanne schmidt nielsens argument om retssikkerheden i det det hensigtsmæssige sådan rent

at skulle opføre

der ligesom betaler for at komme herop dem der betaler for at komme

lukker man af for og så har man et system og så kan man diskutere hvor mange man skal tage ind på det system

dem som man rent faktisk ved og har sikkerhed for er

fem hundrede om året inklusive familierne til flygtningene

skal ligge henne men ville det ikke være det mest optimale system selv set

vil det være langt langt bedre hvis vi

flygtninge mellem de europæiske lande i en intern europæisk kvotefordeling det forslag ligger på bordet det synes jeg

ville være rigtig optimalt hvis dansk folkeparti kunne tilslutte sig fordi det jo på

er i overensstemmelse med i hvert fald

vi så behandler vedkommendes asylsag tager vi udgangspunkt i hvordan situationen er i det land som de på et

tidspunkt måske for et års tid siden måske for et halvt år siden er rejst fra

vi tager ikke med i betragtning at de faktisk kommer direkte fra et land tyskland typisk

man da kunne se at det er hamrende ufornuftigt fordi reelt er de jo ikke forfulgt når de kommer

være oplagt at imødekomme det ved at

som ikke overhovedet er i stand til at at flytte sig

har man krav på asyl er man flygtning

der gælder i forhold til hvem vi skal

den indfører vi fordi vi skal have styr på flygtningepresset df ønsker denne ordning permanent problemet er bare som ministeren netop har gjort rede for at vi ikke kan

gennemføre forslaget uden at bryde med dublinsamarbejdet og det tror jeg vil være uklogt vi gør det rigtige når vi indfører en nødbremse som vi kan bruge når dublinsamarbejdet ikke virker men når det virker

holder vi os til dublinsamarbejdet vi støtter vores internationale forpligtelser nødbremsen

hvis vi fik vedtaget det her beslutningsforslag fra

begynde at afvise ved deres grænser østrig ville begynde at afvise ved deres grænser og det ville

set være ganske ganske fornuftigt hvis

finder at asylansøgere skal afvises allerede ved de danske grænser og såfremt danmark skal behandle

skal denne sagsbehandling ske særdeles

januar to tusind og seksten indførte danmark en midlertidig grænsekontrol men som det er i dag kan politiet ikke afvise udlændinge der søger asyl ved grænsen man afviser

migranter altså folk der ikke har dokumenterne i orden og som ikke kan dokumentere at de har adgang til

søger asyl og der har vi afvist cirka tre tusind personer siden man indførte

set gerne udvide til at man også kan afvise asylansøgere ved grænsen fordi de kommer fra tyskland som er et sikkert

er vores opfattelse at asylansøgere kan og skal afvises ved grænsen hvis det konstateres konstateres at de indrejser fra et sikkert land eksempelvis tyskland en sådan praksis vil ikke være i strid med fns flygtningekonvention som vi ved der er en del politikere og partier der går op i herinde det følger eksempelvis af flygtningekonventionen fra

en og halvtreds artikel tre og tredive stykke en om forbud mod udvisning eller afvisning at ingen kontraherende stat på på nogen som helst måde må udvise eller afvise en flygtning ved grænserne til sådanne områder hvor hans liv eller frihed vil være truet på grund af hans race religion nationalitet hans tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller hans politiske anskuelser danmark kan således som den klare hovedregel afvise asylansøgere ved den dansk tyske grænse eller ved andre grænseovergange til danmark med den begrundelse at asylansøgeren indrejser fra et sikkert land det vil eksempelvis være tilfældet hvis man rejser ind i danmark fra tyskland såfremt beslutningsforslaget vedtages

skal konstateringen af om asylansøgeren indrejser fra et sikkert tredjeland foregå på eller tæt ved de danske grænser så asylansøgeren uden unødigt ophold kan udsendes af landet igen

at den mest optimale ordning ville være hvis danmark afviser asylansøgere og migranter ved grænsen altså et regulært asylstop og at vi så tager fem hundrede fn kvoteflygtninge om året ved siden af

nedbringe indvandringen markant og vi vil selv kunne styre udviklingen her

i folketinget jeg synes det mest ærlige måde at føre udlændingepolitik på

argumentere for det i en valgkamp og så kan de se hvor mange stemmer de får

næste år vurderer vi kan tage fem hundrede fn kvoteflygtninge inklusive familier

så ved danskerne hvad de har at forholde sig til

ærlig talt være det mest ærlige og vel egentlig også det mest demokratiske for det bedste er vel hvis et land selv kan styre udviklingen og tilstrømningen sådan bør

det desværre ikke fordi et flertal i folketinget afviser dansk folkepartis

på et tidspunkt i en eller anden udgave men vi er kommet et stykke i dag med det tidligere forslag som er blevet behandlet hvor det som et led i finanslovsaftalen mellem dansk

kunne afvise asylansøgere ved grænsen det er selvfølgelig rigtig godt at der nu kommer den mulighed i dansk lovgivning

hele dagen alle dage året rundt kan afvise asylansøgere ved de danske grænser det er

også forsøg som den siddende minister i et vist omfang har skullet give dispensation til uanset hvilken regering vi har og det er dispensation

anden kirkelovgivning folkekirken er nemlig ikke kun bærer af traditioner

både dem der kommer i kirken og for dem der kun deltager i sognelivet ja den vil gerne være vedkommende for hele samfundet

folkekirken mødes af mange udfordringer dens organisation og struktur opleves tung og uigennemsigtig medlemmerne står ikke ligefrem i kø for at lade sig vælge til menighedsrådene en begyndende præstemangel mærkes allerede i flere sogne den udfordres af globaliseringens nye sammensætning af befolkningen hvor mange nye danskere naturligt tilhører andre trossamfund den udfordres også af danskernes almindelige lavere grad af tro i alt fald den tro der er i kirken den udvikling har stået på

mange år og der har været mange initiativer

at gøre tingene på en ny måde hvor såvel selve kirkelivet som det brede sogneliv i dag tilrettelægges både i respekt for det i grundloven

den evangelisk lutherske tro

det som nutidens generationer har brug for i det nære sogneliv kirken har en mangfoldighed af tilbud til næsten alle generationer og den har en bred vifte af tilbud

også vigtigt at sige at kirkens liv bygger på

af frivillighed og rummelighed men den bliver undskyld udtrykket ofte oplevet som en tung institution at danse med det har vi i socialdemokratiet forsøgt at gøre noget ved og flere gange her i salen

forslag om forbedringer om en bred debat og om

vi tog også med i vores regeringsgrundlag i to tusind og elleve om vi ikke skulle se lidt på det før vi gjorde det havde den tidligere regering faktisk allerede i to tusind og syv

løntilskud til bloktilskud

været tæt på at være flertal for at der skulle ske noget men så

det alligevel sidst da vi forsøgte

kan få det til at fungere når det nu er folketinget der skal ned i detaljerne

reguleringen af hvad man må og hvad man ikke må

interessant at lave nogle forsøg

man har faktisk fundet fem udvalgte love inden for folkekirkens virke hvor det er fornuftigt

her i dag vil udbygge

og derfor er det meget godt at vi har har lovforslaget

det er alt sammen forsøg der betales af medlemmerne selv enten på den ene eller på den anden måde lokalt derhjemme eller via de medlemspenge der går til fællesfonden det er også ret klogt at forsøgene skal køre to år og kan fortsætte i to år mere

så får vi dem måske evalueret på

forandringer jeg tror vi kommer til

det er alt sammen godt og det er også godt at de omfattende høringssvar er så positive

at der bør ske noget det er kun få af

menighedsrådene og andre ikke har været engageret i det så vi hilser

skal til revision senest i folketingsåret to tusind og to og tyve til tre og tyve

i det tempo som som

en ny struktur for folkekirken så vi står bag

til det undervejs og vi vil i hvert fald med stor interesse følge det

arbejde med forsøgene som vi håber tilrettelægges på en måde så mange menighedsråd finder at de både har tid og kræfter til at afprøve nogle nye måder

sådan at der er flere menighedsråd der bliver opmærksom på at der faktisk er nogle konstruktive muligheder de kan tage til sig så vi ønsker

mest af personlig art jeg har sådan en kedelig fornemmelse af at jeg i flere sammenhænge heriblandt det kirkepolitiske kommer til at indtage rollen som den håbløst umoderne gamle sure mand der udstøder vrede grynt når jeg konfronteres med enhver form for fornyelse jeg håber at jeg med min positive ouverture kan kaste

en glans af ungdom og fornyelse over min person det ville være dejligt

den anden og også vigtige grund er at der er

først og fremmest er der en skønsom og fin respekt for det enkelte menighedsråds frihed til at sige til og fra til at gøre tingene

det synes jeg er et meget positivt træk og det gennemgløder forslaget fra begyndelse til slut det understreges at det er det enkelte menighedsråd der har friheden til at sige ja og nej også i forhold til de forsøg der lægges op til

med denne lovgivning har man hvis jeg har forstået

ret talt frihedens sag

taget fat på en liberalisering

jeg regner også med at det er derfor at vi står her på talerstolen

de kritiske bemærkninger vi har jeg mener altså godt at liberaliseringer kan føre til mere tvang og mere bureaukrati jeg synes at der er nogle skønhedspletter i forslaget som skæmmer det

den samme frihed nu lægges der op til at man kan eksperimentere med økonomi og med forskellige ting

kritisk over for at tredive procent og her bliver det teknisk af provstiets menighedsråd kan pålægge provstiudvalget at sætte gang i et projekt med penge fra provstiet de andre menighedsråd kan og det er godt sige nej til det pågældende projekt men provstiudvalget hvori der faktisk indgår repræsentanter for sognene i provstiet kan ikke sige nej hvad angår

der har sagt nej så er de på en

da pengene jo så at sige tages både fra fællesfonden

de selv kom til at spare på den kirkelige ligning og så ville det jo være godt for dem men den økonomiske ansvarlighed i det her forhold vil jo fremme ansvarligheden fordi menighedsrådet skal bruge sine egne midler

prioritere og det gør så også at økonomien ikke løber løbsk fællesfonden har jo heller ikke ubegrænsede midler og hvis denne liberalisering betyder at der kastes gode penge efter dårlige ørkesløse projekter og at kirkeskatten kommer til at stige så synes jeg faktisk at det har

mol med biskoppen jeg er ikke kendt for at

vil jeg godt sige og det tror jeg der er mange der ved men ret skal

ret jeg synes det er usagligt og uværdigt at menighedsrådet med kirkeministerens medvirken kan pålægge biskoppen at deltage i et projekt lad mig lige minde om ordet biskop der kommer af det græske episkopos der betyder at føre tilsyn biskoppen er den der fører det

overordnede teologiske tilsyn og der kan være gode teologiske grunde til at sige nej til et projekt skønt det blot handler om organisationsformer

så vil jeg godt gøre opmærksom på noget lidt besynderligt og også komisk i forhold til lovforslaget ord som kristendom luthersk evangeliet det kristne budskab er ikke nævnt en eneste gang tager man ord som provst og biskop og menighedsråd og andre betegnelser der knytter sig til folkekirken ud så kunne lovforslaget såmænd lige så godt have handlet om de forenede brugsforeninger jeg skulle dog mene at folkekirken er sat i verden fordi det kristne budskab skal forkyndes menighedsrådet har i sit udgangspunkt luthers tanker om det almindelige præstedømme og selv noget så prosaisk

uvæsentligt så med den bemærkning vil jeg sige at jeg ser frem til udvalgsbehandlingen og at jeg håber at vi kan få løst de knaster

kan udstråle bare en brøkdel af den ungdommelige glans

christian langballes tale det ville være en fornøjelse helt grundlæggende vil jeg dog også sige at jeg jeg er stolt over at danmark er et kristent land jeg er stolt over at vi har en regering der skriver i regeringsgrundlaget at danmark er et kristent land også selv om det måske er til stor irritation for visse

grundpille i det danske samfund den danner rammen om nogle af livets store begivenheder dåb konfirmation vielse og begravelse men folkekirken spiller også en rolle i danskernes hverdag med gudstjenester og kirkekor babysalmesang og fællesspisning hertil kommer at jeg mener den kristne tro uagtet om man er troende eller ej er en central hjørnesten i den danske kultur derfor er det også vigtigt at vi fra politisk hold sikrer optimale vilkår for vores menighedsråd som bekendt udspringer forslaget her af projektet menighedsråd på jeres måde som blev igangsat af den forrige kirkeminister

relevante aktører at kortlægge hvilke udfordringer menighedsrådene møder og hvordan de bedst kan løses

det også glædeligt at vi med forslaget her

for at give menighedsrådene nogle fleksible rammer der kan være med til at løse de nuværende udfordringer det vil ikke alene gavne menighedsrådene men også de mange danskere der benytter sig

folkekirken altså er venstre meget positiv over for forslaget og

stat og kirke vi mener også at der skal være en fuldstændig adskillelse af økonomien

har sin egen økonomi og at det ikke er noget som folketinget

set skal give ekstra til eller tage fra

der kommer så langt i forhold til det spørgsmål men ideen

om at man åbner op for at der kan laves forsøg

at der kan være nogle situationer hvor det ville være fornuftigt måske at gøre det på en anden måde det er måske lidt grotesk eller lidt mærkeligt at folketinget overhovedet har behov for at behandle

som udgangspunkt burde

det er der noget der tyder på der er og derfor må vi

det ja det er åbenbart nødvendigt og det må vi så støtte men

ikke blande os i i er jo jeres egen forening med jeres eget grundlag og jeres egne medlemmer

undskyld

set ikke at vi skal have en kirkeminister

det er fuldstændig meningsløst

kirke for en bestemt trosretning det

synes jeg ikke giver nogen mening for mig

det vil være et bloktilskud som alene vil

samfundsmæssigt bevaringsværdige ting for

af andre grunde så dem vil

at kigge på og betale for men det vil nok ende med at blive

kritiske bemærkninger til det men

bare undrer mig er hvis nu enhedslisten virkelig ønsker folkekirken derhen hvor peberet gror

nogle organisationsformer som man ikke regner for noget som helst andet end end gøgl og pjat altså jeg forstår faktisk ikke synspunktet man vil blande sig

den forening der har de ting ligesom alle andre foreninger

forskellige organer og de er jo gode nok for dem

bare forlade salen næh i det forum her laver vi love

diskutere militærudgifter i det her folketing altså det ville jo være mærkeligt

politik her i folketinget

at folkekirken er noget pjat og så samtidig blande sig i diskussionen om hvordan folkekirken organiserer sig jeg har fuldstændig respekt for det rene standpunkt

er jeg vokset op med munkemarxismen jeg kender alt det der jeg kender godt argumentet og det er jo en ærlig sag

er nødt til at lave den her type love

set gøre uanset

set er den rigtige vej i forhold til det

godt indlede med at sige at vi støtter lovforslaget jeg ved ikke om det

vilkår det her er jo et forslag der forsøger at forfølge

skal vi sige det folkelige arbejde omkring kirken og give større selvbestemmelse

om kirkens forhold tv midtvest er

det journalister hænger sig i og det er så ikke

der er nået inden for de her mure

i den sammenhæng får flere og flere penge og at det er

den diskussion var måske endnu mere interessant at tage ikke så meget om

medlemmer har vel noget at gøre med hvor engagerede

er medlem af folkekirken og så kun bruger den ved særlige lejligheder og hvor mange der engagerer sig min erfaring

bliver man faktisk også engageret så vil man måske have noget for sine penge

derfor har jeg faktisk lanceret et synspunkt og det er

det var værd at overveje jeg det på den lange bane for så er vi i nærheden af grundloven

dem der tjener rigtig mange penge kan så i øvrigt spare noget ved at melde sig ud af folkekirken

andet tidspunkt så det kunne godt være

at blive valgt til menighedsråd for det er jo ikke noget

lige minde om at hvis man indregner den indvandring der har været og det har jeg sagt gang på gang og tager de oprindelige danskere og deres medlemskab af folkekirken

procent jeg ved ikke hvilken anden institution eller hvad man nu kalder det der har den opbakning og

er en valgmenighed og alt muligt andet

ikke noget som

ordføreren overhovedet kan føre empirisk bevis på jeg vil sige at min generelle betragtning

ja er også forskel på et landsogn et lille landsogn og et stort landsogn

og så videre der er forskel på sogne i københavn ude på vesterbro og på nørrebro og så på sogne i viborg der er en meget stor diversitet også i forhold til opbakningen til folkekirken

være kede af eller være opmærksomme på

er så dårligt det er faktisk

der er medlemmer af folkekirken men tendensen er der og det kunne godt være rettidig omhu i seriøsitet at diskutere hvad man kunne gøre for at modvirke den udvikling

men samtidig vil jeg godt minde om at den kirke vi

har for mig at se er indbegrebet af danmark og jeg ville synes det var meget synd for danmark hvis man begyndte at overveje en adskillelse af kirke og stat der er jeg slet

det er der forhåbentlig nogle der har politisk mod til at røre ved på

liberal alliances øjne for jeg synes faktisk det er en meget vigtig debat og det kunne godt være en debat der også var til fordel for for folkekirken

var til fordel for at der ikke var så mange der havde en legal protest imod folkekirken hvis vi netop som politikere turde give mere slip og give mere råderum til kirken selv

for at sige lidt det samme som herre christian langballe sagde

tilslutningen til folkekirken ud fra dem der er potentielle

over rigtig mange år men men velkommen til strukturdebatten den deltager

rapporter fra en række kirker i danmark om hvad de har planer om den næste måned og der foregår utrolig meget spændende folkeligt arbejde

den frihed og forskellighed styrker vi så med det lovforslag og det

det kommer fra vores egen minister men også

der

med til at skabe sammenhænge i lokalsamfundet i arbejdet med et rigt kirkeliv bredt forstået

meget kort sagt et venligt syn på folkekirken

at man ligefrem skulle lave en lov der gav lov til at lave forsøg i folkekirken

menighedsrådenes opgave

varetage ansvaret for den lokale kirke som de er menighedsråd for og der er rigtig mange opgaver som kan være besværlige for de frivillige kræfter der melder sig i menighedsrådene

også været arbejdet i mange år på at finde ud af

man kan lette menighedsrådenes arbejde på forskellig måde nu

fravige andre love om folkekirkens forhold

administrative forskrifter som det hedder det kan

bare undrer mig er at man skal helt hen i høringssvarene for at finde ud af hvad meningen med og retningen for de her forsøg egentlig

det vil jeg slutte min tale med så det får lov at

i luften

vil hæfte mig ved her er at forsøgene kan omfatte alle grupper som er i folkekirken

skal provstiet gå med i forsøget der bruger man altså tvang mens det er frivilligt for menighedsrådene hvis færre end tredive procent af

kan kirkeministeren pålægge de pågældende at deltage

jeg summa summarum synes det er meget betænkeligt at man vil lave forsøg hvor man vil pålægge nogle at være med i forsøg som de ikke selv har ønsket

grænseoverskridende for mig at man kan tro at man kan få noget positivt ud af at tvinge nogle

mig at det er ministeren der udbyder forsøgsrammer en gang om året

menighedsrådene byde ind

ministeren der fastsætter en hel masse forskellige bestemmelser i den her sammenhæng det kan også være rimeligt at ministeren har den afgørende rolle i den her type

at afgøre de her ting

christian langballe sagde om provster og biskopper det var som talt ud af mit hjerte

kan godt være enig med herre christian langballe indimellem

se i høringssvarene at ministeren er indstillet på at en følgegruppe inddrages

i forhold til hvilke forsøg der bør iværksættes

en rigtig klog betragtning og det vil sige at

udmærket på mit partis vegne

har ministeren faktisk forpligtet sig på det

at skabe et andet perspektiv men inden jeg lige bliver alt for jublende

sige at man også i høringssvaret kan få en forklaring på hvad det egentlig er

fra side 10 ministeriet har lagt vægt på at der sikres en samlet systematisk erfaringsopsamling som kan føre til en generel revision af den kirkelige lovgivning

var for udfordringer man skulle varetage

så ministeren gør sig umage med at lave en lov om forsøg i folkekirken det synes jeg mangler

jeg man bør overveje om vi på en eller anden måde kan få frem i udvalgsbehandlingen eventuelt ved den måde vi stiller spørgsmål på

de svar der bliver givet men det kan vi overveje og det er ikke for at chikanere eller trænere noget som helst det er nærmest for at hjælpe med at man i fællesskab kan se

hvad det er for nogle udfordringer vi står over for

så med de bemærkninger støtter radikale venstre gerne

høringsnotatet både på side syv

fald fundet nogle ting som som er meget vigtige blandt andet

det at hvis provstier og andre bliver bliver fanget ind

dem økonomisk så mit spørgsmål kommer til at gå på den følgegruppe som fru marianne jelved også nævner jeg har den personlige holdning at jeg synes der også skal være nogle ansatte med for det er jo i høj grad ansatte der måske kommer til at være aktive aktører i nogle af de strukturændringer der kan laves forsøg med hvilken faggruppe og hvilken personkreds er det fru marianne jelved ser i

her men jeg har faktisk

kunne sidde nogle mennesker som har nogle andre tilgange til hverdagslivet i folkekirken det kan være nogle forskere det kan være kulturpersonligheder jeg synes tænke bredt

ligesom at formulere en vision en retning for den måde som kirken måske kan komme til at

det meget svært for mig at se hvordan verden ser ud om femten år

derfor jeg indledte med at understrege at folkekirken

unik placering i vores samfund ved at være en central institution

og tage aktion for at løse opgaver

relation man har til folkekirken når jeg spørger ind til det med medarbejderorganisationer i følgegrupper

i den følgegruppe der var omkring

var der én fagforening med men ikke nogen af de andre

det måske meget smalt at spørge én fagforening og ikke andre

jeg gik egentlig ud fra at det her drejede sig om en liberalisering af lovgivningen så menighedsrådene kan gøre tingene

i øvrigt sige at nogle af de ting der blev refereret til har været i gang i sognene i i masser

fælles økonomisk styring og samarbejde mellem kirkegårde altså alle de ting foregår allerede nu men men jeg opfatter bare forslaget på den måde at man liberaliserer

faktisk og taler om at der skal retning og styring på

var formålet med det her ikke at sætte menighedsrådene fri til at gøre tingene på en anden måde så de for eksempel kan tage økonomidelen og få nogle andre til at tage sig af det

at man med frivilligheden

konkret personligt valg om at sidde i et menighedsråd og administrere og sikre et levende kirkeliv omkring sognekirken

en styrke i et civilsamfund som er vant til at arbejde på kryds og tværs

i fremtidens velfærdssamfund som er med til at skabe kvalitet forskellig vis det er

jeg ser bare på hvilken rolle folkekirken kan komme til at løfte endnu bedre og bidrage

som en basis er det vel egentlig det som kirken er sat i verden for og så har det ud over det nogle afkast også i forhold til civilsamfundet som jeg fuldstændig anerkender men det er vel det der er omdrejningspunktet i det hele

og fleksibilitet til menighedsrådenes organisering af deres arbejde vi har jo gennem flere år støttet initiativer til fornyelse og udvikling af folkekirken decentralt og det vil vi fortsætte med og det er jo ikke nogen hemmelighed at vi i sf var ærgerlige over at det reformarbejde der var i gang

støtter vi selvfølgelig det her forslag som kan være med til at styrke de decentrale

det kan virke lidt besynderligt at vi er nødt til at

tage stilling til det her i folketingssalen jeg ville ønske

og på den måde gav noget mere frihed men det kan jo være at ministeren kommer med sådan en lidt mere

vi glæder os til at se hvilke erfaringer der kommer ud af det

kulturel institution vi har som vi skal passe på

med det her lovforslag giver vi menighedsrådene mulighed for fleksible rammer for organisering af deres opgaver så de i højere grad selv kan vælge vægtningen mellem kirkelige og administrative opgaver menighedsrådene er en del af den offentlige forvaltning og er derfor med rette underlagt lovgivning som af mange opfattes som vanskelig og svær der er tale om en masse lovgivning som er nødvendig fordi et menighedsråd ikke bare er et aktivitetsudvalg de planlægger rigtig meget i kirken de administrerer ejendomme

menighedsrådene er virkelig en god forgrening af dansk foreningsliv men der er for meget papirarbejde der er for meget administration og

sjovere kirkelige opgaver

give menighedsrådene mulighed for selv at lette deres arbejde og det gør vi

uden straks at tale om strukturreformer så med lovforslaget giver vi mulighed for forsøg hvor menighedsrådene selv kan vælge en del

fra uden at ændre ved folkekirkens decentrale struktur det er en forsøgsordning hvor menighedsrådene selv spiller ind med forslag til hvordan de vil have vægtningen mellem kirkelige og administrative opgaver det skal gøre det lettere at være frivillig i folkekirken det er også noget som er blevet bakket op af menighedsrådenes formand

det afgørende at det også bliver nogle gode forsøg man laver nogle forsøg der fremmer menighedernes liv og vækst det ser jeg frem til at følge

at man skal opleve fru marianne jelved sende en direkte kærlighedserklæring til en

lige komme med et par ganske få bemærkninger

menighedsrådene kan pålægge et

dilemma der er i diskussionen om folkekirken

at der er klager over at det er en for topstyret folkekirke

bliver styret ovenfra og ned og ikke nedefra

for eksempel et provsti at gennemføre bestemte forsøg jeg er helt åben for både i udvalgsbehandlingen her

det videre forløb frem mod at vi skal have et

det er jo ikke endelig lovgivning men lad os diskutere det hen ad vejen

kirkeministeriet hvis man kan sige det på den måde

en minister som kun er minister for ét trossamfund

man jo glæde enhedslisten med at vi i morgen offentliggør den betænkning som det såkaldte trossamfundudvalg har udarbejdet

som blandt andet lægger op til det skal

trossamfund uden for folkekirken faktisk bliver samlet også i kirkeministeriet så det er altså ikke sådan et ministerium for ét trossamfund vi her taler om

skyldes det at indkomstgrundlaget altså udskrivningsgrundlaget

kirkeskatten har faktisk været faldende i de senere år ikke meget men dog svagt faldende men når udskrivningsgrundlaget er stigende

jeg kan så i øvrigt sige til liberal alliances kirkeordfører at jeg tror at vi er enige om at det da ville være fint

marianne jelved efterlyser en retning for forsøgene og det må jeg sige

at man skal få lov til at komme med sine ideer til hvordan det kan blive

som marianne jelved ganske rigtigt påpegede og

samtidig vil jeg meget gerne opfordre til at man derude

jeg sige at hele pointen med det her jo netop

at lave en lovgivning som giver

mulighed for at man helt lokalt derude i menighedsrådene

sognene kan gøre tingene på en lettere og mindre bureaukratisk måde end man gør i dag så vi fremmer formålet med det hele nemlig liv og vækst i den folkekirke som medlemmerne har meldt sig ind i det tror jeg

en god debat og jeg ser frem til

sig for at lave en ordning

et andet menighedsråd frivilligt

hvis de vil gøre tingene på en anden måde og gerne vil samarbejde på en

godt nok for mig bare jeg så kan blive fri for at være med hvis jeg ikke har lyst til at være med i det men der er jo garanti

egentlig bliver til til en tvang hvor man kan sige

kan man så overhovedet sige nej og hvordan og hvorledes altså jeg synes bare det giver et principielt problem

skal være fri til at sige nej til at støtte det

selv det økonomiske ansvar for det altså menighedsrådet ikke og det synes jeg egentlig

det bør vende men det er bare en tanke

langballe påpeger eller om vi skal finde på noget andet jeg er bare

at vi kommer til at lægge en for tung dyne ned over de her forsøg allerede inden de kommer i gang men lad os drøfte

som kan føre til en generel revision af den kirkelige lovgivning

jamen i hvilken retning

ikke bare revision for revisionens skyld hvad er det egentlig

noget vi skal gribe fat i

det vil de prøve

den bærende kraft i forsøgene fordi de er der under alle omstændigheder

ministeren der alligevel lægger nogle retninger

det ene suk efter det andet om hvor bureaukratiske besværlige

ineffektive systemerne er så tanken er jo netop at give en mulighed for at man kan

sådan hørte jeg heller ikke fru marianne jelved styringssystemer det er faktisk at få fjernet nogle af de snubletråde som så åbenbart er derude og hvis ikke der er folk der melder sig til forsøgene eller har forslag til andre forsøg vi skal gøre

håndteret noget af den kritik som der i hvert fald har været en del steder i de senere år af

mere frihed og så vi selv kan bestemme noget mere måske

visionen vi skal være fælles om

om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den otteogtyvende marts to tusind og sytten først er det ordføreren for forespørgerne herre nicolai wammen til

ønsker derfor at høre hvordan statsministeren og udenrigsministeren

herunder bedes de redegøre for hvordan regeringen vil sikre at danske værdier og interesser bliver varetaget i forhold til den nye amerikanske præsident

i london hvor helt uskyldige mennesker mistede livet fordi formørkede terrorister nærer et

de værdier vi står på

kæmper for i danmark storbritannien europa

og meget klart sige til storbritannien og andre at vi i danmark står vagt om de værdier

det lys vi i dag skal diskutere det transatlantiske forhold for her deler vi

værdier og det er vigtigt at huske på som indgang

på torsdag om præcis en uge mødes med præsident trump i i washington hvilket bliver en god anledning til at bekræfte det tætte forhold mellem

har jo bedt udenrigsministeren og jeg om at svare på hvad regeringen kan oplyse om udviklingen i det transatlantiske forhold set i lyset af den nye amerikanske

partner med usa og det amerikanske folk de stærke transatlantiske bånd har bragt fred stabilitet og vækst og derfor er

i vores klare interesse både når det gælder

derfor vil regeringen gøre sit til at det tætte samarbejde med vores vigtige allierede fortsætter vi er jo tidsmæssigt stadig der hvor den nye amerikanske administration er

mange områder hvor vi endnu ikke kender den amerikanske politik

nye administration fungerer anderledes end den

tidligere og det er jo for så vidt ikke overraskende præsident trump er også efter sin indsættelse kommet

en række opsigtsvækkende udmeldinger siden er der så kommet mere indhold og også mere perspektiv på

tilfældet i bruxelles for nogle uger siden hvor den amerikanske vicepræsident mike pence slog fast at usa ønsker et tæt samarbejde med eu det blev i øvrigt også bekræftet i præsidentens første tale til kongressen

noteret mig at betydelige

man kalde det nuanceforskelle mellem budskaberne på det udenrigs og sikkerhedspolitiske område afhængigt af hvem i den amerikanske

står som afsender til budskaberne

hæfter mig i øvrigt ved at det amerikanske system jo har indbygget de her checks and balances det så vi et eksempel på da præsidentens dekret om indrejseforbud blev stoppet ud over nuanceforskellene

jeg naturligvis også få øje på uoverensstemmelser de findes og de findes også værdimæssigt

nuanceforskel og uoverensstemmelse jo også kan ses i bakspejlet

vurderer tidligere amerikanske administrationer uden at det har ført til at vi i hver enkelt situation hvor der har været truffet en amerikansk beslutning

uenige i har ændret den grundlæggende danske politik og det skal vi heller ikke gøre nu amerikanerne har valgt præsident trump hans opgave er at lede usa de næste fire år og derfor mener jeg at vi skal passe på

passe på vores reaktion på det man kunne kalde twitter diplomatiet for hvis man ligesom modsvarer twitter diplomatiet med

er der mange nuancer der forsvinder ud af debatten og så bliver det pludselig hårdt mod hårdt og unuanceret

har kun været ved magten i kort tid og det er min forventning at der med tiden vil indfinde sig en tydeligere linje

sikker på at den på mange områder vil følge tidligere administrationers linje fra dansk side vil vi naturligvis forfølge danske interesser som det udtrykkes i regeringsgrundlaget

ønsker vi et friere rigere og mere trygt danmark og det er selvsagt også

steder hvor vi sammen med usa søger en dialog med med resten

om danmarks overordnede relation til usa regeringen vil fortsætte med at søge et tæt samarbejde med den nye administration det er forudsætningen for at danske synspunkter kan fremmes og blive hørt og det er den eneste ansvarlige måde at varetage danmarks vitale interesser på der vil være uoverensstemmelser som der har været det tidligere det vil vi tage højde for i den løbende formulering af dansk udenrigs og sikkerhedspolitik og det vil regeringen gøre med afsæt i at usa er en meget tæt allieret så det er det der

det holdningsmæssige afsæt til vores virke i

samarbejde er et helt grundlæggende element i dansk udenrigs og sikkerhedspolitik der er tale om et historisk og et tæt samarbejde som har været til gavn for begge sider af atlanten i mange årtier der er tale om et

samarbejde som har taget udgangspunkt i og fortsat tager udgangspunkt i et fælles sæt af grundlæggende værdier og et ønske om fred stabilitet og vækst det lyder jo storslået kan man sige og det mener

også det er jeg tør ikke gisne om

hvor danmark ville have været i to tusind og sytten hvis vi ikke efter afslutningen

anden verdenskrig var blevet en del af den frie vestlige verden med usa i front og at jeg kan stå her i dag på folketingets talerstol og tale åbent og ligefrem om vores tætte allierede også om de områder hvor vi ikke nødvendigvis er enige siger meget om det samfundsbillede vi sammen med usa har været og er en aktiv del af det er ikke vanskeligt at få øje på områder hvor den nye amerikanske

præsident trump i spidsen og vi ser forskelligt på tingene det har blandt andet drejet sig om bekymrende signaler og beslutninger

indrejseforbuddet frihandel kvinders rettigheder og også klimaet

også eksempler på at vi ikke lå helt på linje med den

og på kvinders rettigheder vi er og skal ikke nødvendigvis være enige om alt

egentlig altid har været et vilkår og

grundlæggende danske kursændringer hver gang der har været truffet amerikanske beslutninger som vi ikke har været enige i

også det fortsat skal være vi skal holde fast i vores linje min forventning er heller ikke at danmark fremover vil være enige med usa om alt men det er klart at præsidentskiftet denne gang nok byder på større forandringer end vi tidligere har været vant til det er i hvert fald forventningen mange steder fra fra regeringens side er vi allerede godt i gang med at få skabt de kontakter til den amerikanske administration som er afgørende i vores bestræbelser for at fortsætte et tæt og fortroligt transatlantisk samarbejde

washington hvor jeg havde

lejlighed til kort at veksle ord med både forsvarsminister mattis

det heller ikke noget nyt i typisk tager det den nye amerikanske præsident et halvt års tid før den

er nogenlunde konsolideret og det må også forventes at være tilfældet med trump hvis ikke det tager endnu længere tid at der endnu ikke er folk på alle vigtige pladser har naturligvis en vis betydning for dialogen med samarbejdspartnere men det har også betydning for administrationens egen politikformulering og implementering jeg har derfor også siden valget i mine udtalelser såvel her i folketingssalen som i offentligheden lagt vægt på at vi

skal væbne os med en vis tålmodighed vi er fortsat på et tidligt stadie i

levetid samtidig med at der med trump er tale om en ny måde at kommunikere politik på

jo heller ikke nogen som er i tvivl om det tror jeg i øvrigt også er noget som vi bare må indstille os på og kommer til at vænne os til

tror også at vi skal passe på med at vi ikke kommer til at reagere på et for mangelfuldt grundlag

kan vi naturligvis ikke blot afvente udnævnelser

som skal være i den nye administration vi arbejder i

hver eneste dag hårdt på at forstå den fulde rækkevidde af de beslutninger der træffes og kommunikeres i usa det gør vi på alle niveauer

af danske ambassader i andre lande hvorfra vi indhenter relevante analyser og input vi afventer altså den egentlige formulering af politikken før vi reagerer og vi reagerer ikke på alle udmeldinger og tweets det har eksempelvis vist sig nyttigt i forhold til trumps syn på nato og den amerikanske sikkerhedsgaranti som siden anden verdenskrigs afslutning har været grundlaget for freden og friheden i europa

alle bekendt med trumps udtalelser i valgkampen som satte spørgsmålstegn ved sikkerhedsgarantien ligesom han hævdede at

til at tage fejl af nato medlemslande skal øge forsvarsbudgetterne og vise politisk vilje til at leve op til de forpligtelser stats og regeringslederne traf herom på nato topmødet i wales i to tusind og fjorten

problemstilling som næppe vil gå væk nato er og bliver kernen i dansk sikkerhedspolitik det er derfor af afgørende betydning at det transatlantiske forhold forbliver stærkt og solidt jeg hilser derfor den amerikanske

klare støtte til nato meget velkommen og ser samtidig frem til de kommende drøftelser inden for nato om alliancens fremtid også det havde jeg

udveksle ord om med natos generalsekretær stoltenberg som også for nylig var på besøg i københavn der kunne også nævnes forholdet til rusland og situationen i ukraine hvor tidligere udmeldinger efterfølgende er blevet må man sige meget nuancerede og hvor centrale personer som vicepræsident pence og udenrigsminister tillerson har skabt større klarhed om den amerikanske politik ved flere lejligheder har vi set udtalelser fra

til forveksling ligner obamaadministrationens jeg mener fortsat at det er for tidligt at konkludere hvordan ruslandpolitikken konkret vil blive med trump ved roret det følger vi naturligvis meget tæt og vi arbejder fortsat for en linje der er præget af robusthed og principfasthed vi forsøger at lægge det pres som vi kan gøre i forhold til at det bliver den linje der bliver forfulgt det sikres bedst ikke mindst også ved at vi har en fælles eu linje som også trump må forholde sig til det er vigtigt at eu fortsat rækker ud til den nye amerikanske regering for at søge at fortsætte samarbejdet omkring sanktionspolitikken

i høj grad i danmarks interesse at vi står vagt om et regelbaseret internationalt system system hvor grove krænkelser mødes af en klar reaktion samtidig skal vi som jeg før nævnte også huske på at der historisk kan findes mange eksempler på sager hvor vi ikke altid har været enige med usa om den førte linje guantánamo

sådanne sager har vi også med den nye amerikanske administration det skal der ikke lægges skjul på

nogle af de forskellige dekreter

indrejseforbud og forløbet omkring

det har været en rodet affære

bemærkninger til selve forløbet omkring indrejseforbuddet jeg betegnede med det samme beslutningen som uklog og

i tvivl om hvor en vidtrækkende beslutning er blevet iværksat uden forudgående information til andre lande om konsekvenserne det kan man med rette kritisere den amerikanske

og det har regeringen som bekendt også gjort handelspolitikken er et område hvor vi endnu må afvente hvor den nye amerikanske

lige nu er sat på pause men i modsætning til usas store frihandelsaftale med asien stillehavsområdet tpp som trump har

styrkelse af det transatlantiske økonomiske partnerskab og det vil vi i den grad se frem

taget afstand fra idet den har til hensigt at fjerne al amerikansk støtte til internationale organisationer der rådgiver om støtter eller aktivt promoverer abort danmark arbejder sammen med ligesindede lande på at fastholde en stærk stemme for pigers og kvinders ret til at bestemme over egen krop hvilket også inkluderer adgang til oplysning prævention og sikker abort med global gag rule har den nye amerikanske

position som vi ikke er enige i men som jeg også tidligere nævnte er den transatlantiske relation kendetegnet ved

plads til at vi kan være uenige med hinanden og det er tilfældet i den her sag udviklingsministeren har sammen med europæiske kollegaer sat sig i spidsen for at sikre endnu større eu fokus og støtte til denne vigtige dagsorden derudover

sammen med belgien sverige og holland værter for en international konference i bruxelles med det formål at mobilisere

er naturligvis mange eksempler på områder hvor vi har fælles interesser og mål og hvor vi arbejder tæt sammen lad mig nævne koalitionsarbejdet i bestræbelserne på bekæmpelse af isil bekæmpelsen af terrorisme er et centralt ben i dansk udenrigs og sikkerhedspolitik

i går hvor vi havde en stor konference i koalitionen vor vor tids største trussel på den front er isil og bekæmpelsen af isil sker i en bred international koalition som altså består af over tres lande herunder naturligvis

med usa som en central koalitionspartner

et af de første ni lande som blev spurgt i forhold til at deltage i koalitionen og selvfølgelig var vi klar til at deltage i arbejdet

er vigtigt at vi fastholder linjen der er tale om et godt koalisionsarbejde og med en yderst vigtigt dagsorden og der er tale om

side naturligvis vil bestræbe os på at det skal fortsætte og hvor vi også har vundet markante militære

sejre i den seneste tid isil er på tilbagetog de har ikke nær den tiltrækningskraft som de har haft tidligere for eksempel i forhold til fremmede krigere afslutningsvis vil jeg understrege at danmark eu og vores nærtstående lande fortsat i vid udstrækning vil have fælles interesser med usa på en lang række globale udfordringer den globale sikkerhedssituation

i forhold til rusland samt migration og terrorbekæmpelse understreger behovet for et sammenhold på tværs af atlanten vi har brug for et stærkt transatlantisk samarbejde både i

uden for nato i lyset af de mange globale udfordringer som vi står over for det har valget af trump ikke ændret på og så længe vi ikke overreagerer på enkeltudmeldinger og endnu

søger samarbejdet og aktivt arbejder for danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske interesser

overbevist om at den transatlantiske relation også fremover vil sikre fred stabilitet og vækst

det signal der blev sendt klart af alle dem jeg havde samtaler med man lægger også fra amerikansk side enorm stor vægt på at det samarbejde fortsætter og det skal gøres i

også netop nu kæmper for deres liv på hospitaler i storbritannien det er et angreb

london og storbritannien det er et angreb på vores demokratier og det er vigtigt at vi fra dansk side og i det hele taget

fulde opbakning til storbritannien også i denne sag

i dag er så også en dag hvor vi diskuterer det transatlantiske forhold det er flere måneder siden

frihandel udvikling af demokrati og menneskerettigheder

selv usa kan ikke stå alene og det internationale samfund behøver usas og eus fælles progressive indsats hvis verden for alvor skal blive et bedre sted at leve jeg tror dog samtidig at vi realistisk må forvente at der på en række områder vil være større forskelle i de politiske holdninger end vi traditionelt har været vant til i forholdet mellem usa og europa det gælder ikke mindst i

til frihandel klimapolitik

vigtigheden af et stærkt fn her er det afgørende at danmark og eu med en engageret indsats gør hvad vi kan for at trække usa i en progressiv retning og at vi ikke over for vores amerikanske venner lægger skjul på at her har vi med vitale danske og europæiske interesser at gøre at vi i europa ser frem til samarbejdet med den nye amerikanske regering men at vi fortsat vil kæmpe for det vi tror på også når det betyder at vi er uenige med præsidenten i det hvide hus danmarks budskab til præsident trump bør derfor være at amerika først ikke må betyde samarbejde med europa sidst at vi vil arbejde sammen og at det er i gensidig interesse jeg vil nu læse et forslag til

nu hvor jeg har hørt at statsministeren er på vej til møde med donald

håber jeg meget at den tilkendegivelse der her er i vedtagelsen er en som statsministeren vil tage med sig og

for at de vil blive rejst over for den amerikanske præsident

de stærke transatlantiske bånd har bragt fred stabilitet og vækst gennem årtier folketinget bakker op om regeringens arbejde for et fortsat nært transatlantisk forhold med udgangspunkt i de mange fælles interesser og værdier folketinget konstaterer at der altid vil være politikområder hvor usa og danmark har forskellige holdninger

det også er og vil være tilfældet med den nye amerikanske administration folketinget ser med bekymring på udmeldingerne på blandt andet frihandel og klimaforandringer men konstaterer samtidig at trumpadministrationen ikke grundlæggende har sat spørgsmålstegn

folketinget bakker op om at regeringen løbende tager stilling til den nye administrations udenrigs og sikkerhedspolitik i takt med at den formuleres folketinget opfordrer i den forbindelse regeringen til at arbejde for at det transatlantiske samarbejde baseres på de værdier og interesser

så at begynde at spørge lidt ind til også noget praktisk

nu er det jo ikke bare ord der kommer fra administrationen vi har set det på g20 topmødet netop at

og alternativet rigtig rigtig meget derfor ser vi også på hvad vi kan gøre for at vi ikke mister momentum i det her hvis vi har den her klimafornægtende administration derovre så ser ordføreren egentlig et behov for

række mere ud til andre store spillere på verdensplan for at vi netop ikke kommer til at være på bagkant

både eu som helhed men jo også andre lande vil gå ind i forhold til usa og understrege vigtigheden af det man aftalte i paris

spørgerens parti ikke er med i forslaget til vedtagelse men både regeringen og

radikale venstre og dansk folkeparti

der er et flertal i det danske folketing der klart

det er så noget som statsministeren vil rejse over for den amerikanske præsident når de mødes i næste uge

en så bred opbakning til

at udvise rettidig omhu og sige at okay det går den forkerte vej derovre

gøre for at dæmme op for de problemer vi

jeg efterlyser lidt mere aktiv handling i forhold til den europæiske plan med blandt andet med kina med sydamerika og så videre

i paris hvor den daværende amerikanske præsident var en

positiv kraft den allerførste opgave der står foran os er at sørge for at de resultater der blev opnået i paris nu ikke falder på gulvet fordi der er kommet en ny præsident i det hvide hus derfor er det også jeg meget stærkt håber at statsministeren vil rejse det tema over for den amerikanske præsident

det her er helt centralt

og det må vi forvente at den nye præsident også står på

er det at gå på listefødder eller er det at sige klart hvad man man mener jeg synes problemet med med det forslag til til vedtagelse som herre nicolai wammen læste op er at man går alt for meget på listefødder

problemer at man ikke klart siger fra over for nogle ting som jeg mener man bør sige fra over for

statsminister mødes med præsident trump

kvinders seksuelle og reproduktive

og som vil få meget katastrofale konsekvenser for mange kvinders rettigheder

til vedtagelse der ligger er der nævnt to konkrete eksempler men men formuleringen siger også blandt andet i forhold til protektionisme og i forhold til klimaforandringer derudover er der en række andre ting der er dybt bekymrende ordføreren har selv nævnt en af dem og vi er fuldstændig enige om at det det er noget hvor usa under den nye præsident

wammen kommer med her i forhold til til

millioner af kvinder rundtomkring i i verden

derfor håber jeg da at det møde der kommer nu kan det jo være at statsministeren vil

og statsministeren bliver en lejlighed til at man dels kan få understreget

de steder hvor man mener usa trækker i den forkerte retning ikke bare for at stå og slå hinanden oven i hovedet men i et håb om at man kan få usa ind på en mere progressiv dagsorden både når det gælder klima frihandel kvinders rettigheder og en række

er vi nummer tre eller fire i rækken og det siger noget om det samarbejde og det forhold

det pragmatiske og snusfornuftige mundheld gælder i særlig grad vores syn på skiftende amerikanske præsidenter

elsker at følge med i deres valgkampe derovre og selv om vi ikke har stemmeret

entusiastisk og indimellem rasende

i hvem vi holder med og hvem vi absolut ikke kan fordrage mange af vores foretrukne har skuffet stort mens mange af dem vi europæere absolut ikke kunne fordrage viste sig at være ikke så ringe endda barack obama som alle vi europæere elskede højt og som kort efter sin tiltræden fik nobels fredspris for at have fundet på sloganet sloganet yes we can fik ikke som han ellers havde lovet ordnet guantánamo ligesom han kløjes i det i mellemøsten dels viste han sig handlingslammet i syrien dels kom han på kant med såvel israelere som arabere ronald reagan der med svend aukens ord var en skydegal cowboy viste sig til gengæld at være en sand fredens mand han skabte forsoning mellem usa

var blandt den håndfuld af nøglefigurer som definitivt fik anbragt det ondskabsfulde sovjetkommunistiske diktatur

i et iskoldt mausoleum sådan er der så meget og så er der jo donald trump hvordan bliver mon hans eftermæle når han om fire eller måske otte år flytter ud af det hvide hus ja som nævnt

når det gælder amerikanske præsidenter

vil nøjes med at konstatere at faktum her i opstartsfasen er at vi europæere generelt sagt ikke

er også aparte når usas præsident ikke i det hvide hus vil trykke hånd med sin gæst som er tysklands kansler når såvel fotograferne som kansleren selv opfordrer til det

ordentligt noget sådant er ikke normalt at gøre over for en tæt allieret en højtstående gæst medmindre man lige er en iransk ambassadør som afviser at trykke hånd med folketingets formand men det er en anden historie det er heller ikke normal praksis hos usas præsident at starte sin embedsperiode med at fornærme hele det mexicanske folk samt en hel del andre folkeslag det er heller ikke traditionelt at amerikanske domstole omgør præsidentens dekreter et efter et eller at verdens mægtigste mand ganske ustatsmandsagtigt hele tiden sidder og twitter det hele synes akavet

det der foregår er så overraskende så diplomatisk usædvanligt så underligt og så nyt for os og det er så lige her vi befinder os vi er simpelt hen ikke i stand til for nuværende at greje præsident trump og debatten her i dag vil givetvis heller ikke bidrage til en dybere indsigt i præsidentens private univers men her er det så vi må forlade os på at det dansk amerikanske samarbejde og sammenhold er så ubrydelig stærkt

og så gennemsolidt at det vil stå sin prøve uanset hvilke forunderlige ting vi måtte opleve vi kender og sætter vores lid til kongressen vi kender og sætter vores lid lid til det republikanske parti og vi kender og sætter vores lid til de øvrige veletablerede dybt funderede amerikanske institutioner det amerikanske folk har valgt donald trump til præsident sådan er valget i overensstemmelse med de amerikanske valgregler faldet ud det er europæernes virkelighed og det er danskernes virkelighed det er overvejende sandsynligt at vi i danmark ikke fik den vi elskede men som nævnt specielt når det gælder amerikanernes valg af præsident så må vi ty til vort gamle mundheld

må man elske den man får og hvorfor skal vi så det jo det skal vi fordi det siden besættelsen har været vores alle sammens pligt

til enhver tid at sørge for at usa er danmarks allerbedste ven og at danmark er usas bedste ven det tjener nato bedst

understregningen af at en stærk transatlantisk relation er vigtig det har den været historisk og det er den nu og det vil den fortsat være siden anden verdenskrig har usa været garant for sikkerheden i danmark og i resten af europa usa har bidraget heroisk og helhjertet til først at nedkæmpe nazisterne og siden til at holde kommunisterne stangen men også i nyere tid hvor fjendebillederne eller ismerne har fået et nyt og mindre håndgribeligt udtryk i form af fundamentalisme og terrorisme står vi sammen med amerikanerne og amerikanerne med os

det vigtigt at slå fast at usa er danmarks vigtigste enkeltstående samarbejdspartner og allierede

jo ikke nogen hemmelighed at selv om vi er enige om mange ting findes der også områder hvor vi ikke er

foruroligende udmeldinger fra den daværende præsidentkandidat og nuværende præsident om at usa burde nedprioritere nato samarbejdet da det var forældet der blev sågar sået tvivl om den såkaldte musketered i nato traktatens artikel fem og man kunne få den frygt at de amerikanske sikkerhedsgarantier ikke var så grundfæstede som vi har antaget at de var siden anden verdenskrig derfor glæder det mig at såvel præsident trump som vicepræsident pence og

her på den anden side af valget har valgt at udtrykke en meget stærk støtte til vores freds og frihedselskende alliance vi hører også en ny amerikansk retorik når det gælder

er i øvrigt pt en demonstration imod frihandel ude på slotspladsen det er ikke min oplevelse at det er voldsomme tilhængere af præsident trump frihandel er noget som vi alle sammen bliver rigere af det er noget der skaber gensidig afhængighed det er noget der binder verden sammen og den afhængighed er den bedste garant for fred man overhovedet kan få nu ser vi imidlertid en amerikansk administration der har trukket usa ud af den store frihandelsaftale trans pacific partnership tpp og over en bred kam vil have en såkaldt

er det ikke min oplevelse at det er det man mener

at vi i danmark skal og vil følge nøje med i hvordan udviklingen og udrulningen af den nye amerikanske administrations politik kommer til at forløbe men selv om den amerikanske præsidents retorik på de nævnte områder har været og er både

er trods alt grænser for hvor konkrete politiske tiltag der kan udfolde sig over en hundrede og fyrre tegn

meget enig med udenrigsministeren i at tålmodighed er en vigtig dyd for danmark

i historien at en amerikansk præsident eller en amerikansk administration siger eller gør ting som vi i danmark ikke bakker op om men det betyder jo ikke at danmark står alene i verden på de punkter vi har også andre meget vigtige fællesskaber som vi kan varetage danske interesser igennem vigtigheden af det europæiske samarbejde er ikke blevet mindre og vi er måske også nogle stykker der mener at præsident trump

en pointe i at det ville være naturligt hvis europa tog en lille smule større ansvar for de store sikkerhedsudfordringer som vi ser i

om den transatlantiske relation for den er vigtig den er vigtig for os alle sammen og selv om der er områder hvor vi i danmark kan være uenige i de udmeldinger præsident trump kommer med og måske i en stille stund trækker lidt på smilebåndet ad den ofte lidt uortodokse måde udmeldingerne serveres på så er det vigtigt at slå fast at vi fortsat har mange fælles værdier og interesser og at usa fortsat er og skal være danmarks vigtigste samarbejdspartner på mange områder tak

rettidige omhu i forhold til nogle af de store globale spørgsmål fordi vi afventer meget

til ordførerens refleksioner

trump jo faktisk prøver at destabilisere europa når han går ud og roser brexit som som en

når han konsekvent før han mødes med gode statsledere som vores egen jo mødes med

højrepopulister og og antieuropæiske kræfter det er jo dem han først og

tweets eller de første kommentarer for

i rækken hvis hvis jeg har talt rigtigt i det hvide hus det synes jeg egentlig er meget meget positivt

meget enig med søren espersen i som også nævnte det før

min opfordring er bare den lad os nu lade være at gå i panik over nogle måske forhastede kommentarer jeg tror at det europæiske samarbejde er stærkt jeg synes det er vigtigt og det tror jeg ikke at nogen udefra skal få brudt op med det er der andre der prøver på

hvordan vi kan kigge hinanden dybt i øjnene og så gå ud til nogle af de andre kræfter der er på verdensplan sydamerika kina og så videre og se på hvordan vi kan få rykket specielt i forhold til klima og miljø

skal drosle lidt ned for for panikken her

jeg forstår godt bekymringen men en stor del af den amerikanske klima og energipolitik ligger jo ude i de enkelte delstater hvor man altså

ja vi skal også lytte til andre lande i verden det er

frihandel mens amerika er er mere tilbageholdende jeg holder sådan set bare fast i at frihandel er godt uanset hvad

var det egentlig for at spørge er der andet end frihandel nato og nu så også klima som venstre

i forhold til de beslutninger og udmeldinger der er kommet fra

man snyder sig selv hvis man tror at den rigtige vej er at gå på listefødder jeg tror faktisk det er fornuftigt

venstre her i dag er der andre områder hvor man mener at trump har truffet en en problematisk

er vigtigt at agere på det det den danske regering har gjort er jo at agere på det her så den danske udviklingsminister er jo gået forrest og har samlet en række europæiske kollegaer for netop at dæmme op for de konsekvenser det her måtte have i den tredje verden for det

kerneprioritet altså seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er noget som vi

er det simpelt hen bare ikke stort set nogen andre steder i verden

synes det stærkeste signal man kan sende her er at gå aktivt forrest sådan som udviklingsministeren i danmark

jo hverken sådan at danmark eller andre europæiske lande mig bekendt ligesom derigennem øge deres udviklingsbistand de vil tage udviklingsbistanden fra andre dele og så føre den over på det her område så man ligesom lukker et hul men kommer til at skabe andre huller

give problemer andre steder ikke mindst kan det også give problemer for de organisationer som modtager støtte fra danmark

deres støtte fra amerikanerne hvis hvis det der ligger på bordet går igennem

venstres ordfører vil det også være venstres opfordring til partiets egen statsminister at man rejser det her når man mødes med trump for det ville jo hjælpe rigtig meget hvis gag rule

taget fra dansk side det er rigtigt som herre nikolaj villumsen siger at når man skal bruge midler et sted så skal man tage dem et andet sted fra sådan er det altså med alting her i tilværelsen og navnlig her i folketingssalen og der er der en række partier der har tilsluttet sig sådan er det

det er et område vi er stærke på

et område hvor hvor danmark og ligesindede lande

skal føre dansk udenrigspolitik

efter min mening har fulgt linjen fra washington

i sig selv faktisk er noget bekymrende

siden forsøgte at få en hasteforespørgsel på baggrund af de udmeldinger der var kommet fra præsident trump om

kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder den såkaldte

tillader det og vi har haft hasteforespørgsler om ting som som jeg tror de fleste vil trække lidt på smilebåndet ad hjemme i sofaen men men lige præcis

handle hurtigt i forhold til noget som i mange år har været danmarks

komme med en klar og hurtig udmelding fra

tillade ikke engang at der kunne være en debat om

bekymrende i forhold til fremtiden og det står også i stor kontrast til hvordan andre lande har ageret ser man

antiamerikansk eller ikke stå amerikanerne

så tog det et døgn efter trumps

det her indrejseforbud mod muslimer at få

en klar vedtagelse i det britiske parlament med en klokkeklar kritik det er jo interessant at et land som storbritannien kan vedtage en klar og hurtig kritik

i folketinget forhindrede at vi kunne have en

skal kunne kritisere sine venner

i dag men jeg håber at vi fremadrettet kan blive langt hurtigere til

at gå på listefødder

den amerikanske præsident siger og skriver

alligevel ikke bliver til noget jeg tror det er vigtigt med typer som trump

og kritisere når man mener det er nødvendigt

ikke er første gang at vi har amerikanske præsidenter som gør noget som er dumt og det er der hvor

præsident det var den amerikanske præsident bush

valgte han jo at gå i krig i irak uden om fn og det var der et flertal her i folketinget der bakkede op om det viste

news og og løgn om masseødelæggelsesvåben og det har været med til at skabe kaos og ustabilitet både i irak og i nærområdet og banet vejen for ekstremisterne

med islamisk stat det understreger vigtigheden af ikke bare ukritisk at bøje nakken og følge efter hvad der der bliver sagt fra washington men at tænke sig rigtig godt om og det mener jeg virkelig vi bør gøre fra dansk side det er helt afgørende at vi ikke går på kompromis med vores værdier men står op for for vores

international retsorden et stærkt fn og arbejder for at styrke samarbejdet i norden i europa og i verden for at sikre

til alle og sikre at det ikke bare er den store i klassen der tæsker de små men at vi har en international retsorden og international lov som ikke undergraves på den baggrund vil jeg gerne læse følgende forslag til

og alternativet og det lyder som følger

understreger vigtigheden af at sikre kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og finder derfor præsident trumps såkaldte gag rule der forhindrer kvindefrigørelse og seksualoplysning i udviklingslande dybt kritisabel folketinget opfordrer alle lande til at leve op til deres forpligtelser i parisaftalen til at modvirke klimaforandringerne og opfordrer derfor den amerikanske regering til at droppe dakotarørledningen folketinget understreger at retten til at leve fri for diskrimination er en grundlæggende menneskerettighed og udtrykker derfor stor bekymring over planerne om indførelse af et indrejseforbud mod muslimer danmark er et lille land

har en stor interesse i en klar international retsorden og et stærkt fn ligeledes bør vi i lyset af de bekymrende beslutninger og udmeldinger fra den amerikanske præsident

vi vil ikke gå på kompromis med vores værdier men arbejde for bæredygtighed ligestilling

videre

meget med vilje i roosevelts stol og jeg vil sige at

den indsats som roosevelt gjorde i forhold til

arbejde for at skabe et fn og en international

bemærkelsesværdig og positiv i forhold til at undgå at vi ender tilbage

han havde jo den lidt akavede fornøjelse af at blive dømt

for statsterrorisme eksempelvis i forhold til

så der er en masse ting man kan kritisere ligesom han ødelagde

den smule der var i usa men men når jeg nævnte roosevelt før

fordi det var der han lagde nogle planer som som heldigvis blev

og den sådan koloniale tilgang som som churchill eksempelvis

i frihed i demokrati og med de liberale frihedsrettigheder som bærende værdier i åbne frie lande

hektiske år på den udenrigspolitiske scene

er den eneste som nogle gange spørger mig selv om det hele overhovedet går i den rigtige retning for fjender af det åbne frie samfund er desværre lette at få øje på mod øst ser vi rusland for bare et årti siden troede mange at rusland skulle blive vestens samarbejdspartner og dermed være med til at bringe den tidligere koldkrigsstormagt nærmere os andre et tættere forhold mellem vesten og rusland skulle sikre en varig stabilitet gennem øget internationalt samarbejde men sådan skulle det ikke helt være annekteringen af krim og ruslands selvforståelse

russisk interessesfære mellem

og europa gør det mildest talt vanskeligt fra nogle steder i mellemøsten udgår en politisk islamisme så formørket at drømmene for det arabiske forår er vanskelige at holde i live og

erdogans tyrkiet op imod de frihedsidealer som vi insisterer på i vesten

respekt for både individ og minoriteter

åbne demokratiske samfund de værdier er vi heldigvis ikke alene om at abonnere på det gør vores partnere i eu og det gør de i usa man omtaler tit usa som en af danmarks nærmeste allierede men forholdet mellem vores to lande stikker endnu dybere end alene fælles interesser på den udenrigspolitiske scene fælles grundlæggende værdier er efter min opfattelse det fundamentale i vores gensidige relation

seks og halvfjerds udstedte den amerikanske uafhængighedserklæring formulerede de en række principper som senere kom til at udgøre fundamentet for mange vestlige landes forfatninger herunder også den danske grundlov uafhængighedserklæringen stadfæstede at vi som mennesker er født lige

herunder retten til livet selv til frihed

i forbindelse med den franske revolution i sytten ni og firs blev de samme principper gentaget i den franske menneskerettighedserklæring de to begivenheder har været afgørende skridt på vejen mod den moderne oplyste forestilling om menneskers medfødte rettigheder hermed blev kimen lagt til det liberale demokrati som vi kender

og selv om historien siden anden halvdel af det attende århundrede har budt på afvigelser fra den demokratiske rettighedsbaserede kurs er det de grundlæggende værdier som udgør danskernes åndsfællesskab med amerikanerne

udenrigsministeren har påpeget skal danmark selvfølgelig følge med i præsident trumps administrations gøren og laden

som har givet anledning til at synke en ekstra gang administrationen er stadig ny og i stedet for at frygte det værste må vi håbe på det bedste og i det hele taget væbne os med tålmodighed og ro i maven

at vi ikke behøver være enige om alt særlig ikke når vi er enige om det fundamentale vi har stået

side med amerikanerne mod nazisterne mod kommunisterne under den kolde krig og nu mod terrortruslen fra islamisterne usa er en uhyre vigtig allieret og derfor er det også godt at vi i dag i folketinget har anledning til at sætte ord

står det til liberal alliance er et fortsat stærkt samarbejde for fred for sikkerhed for frihed og for frihandel helt essentielt og selv om udmeldinger og især tweets fra den nye amerikanske præsident indimellem giver anledning til løftede øjenbryn ændrer det ikke ved det grundlæggende og historisk forankrede værdifællesskab

profil men se på hvad han gennemfører af politik jeg mener det er en fatal misforståelse for ord har magt og ord leder til handlinger ikke mindst når det kommer fra manden der besidder hvad der nok er verdens mest magtfulde embede

det allerede på at hadforbrydelser i usa

siden trump blev valgt som præsident og derfor skal vi både se på hvad han gør og hvad han siger alternative fakta er jo noget som man egentlig skulle tro jeg godt kunne lide

modige og kloge svar når det kommer på den måde som det gør fra trump vi skal selvfølgelig ikke vende vores amerikanske venner ryggen men vi skal heller ikke se passivt til når de vender vores fælles værdier ryggen gode venner siger fra når den grønne linje krydses og derfor må vi sige fra over for trump vi må sige fra over for de mandschauvinistiske og stærkt højrepopulistiske tendenser den hadefulde og splittende retorik og klimafornægtelsen og angreb på videnskaben vi må sige fra når en af vores allierede den såkaldte leder af den frie verden aktivt forsøger at splitte europa

rigtige venner ønsker ikke at destabilisere europa vi har brug for et stærkt og samlet europa der tager hånd om mennesker på flugt sikkerhedstrusler og klimaudfordringerne

en skrøbelig situation hvor vi skal stå sammen ikke

indtil videre lagt sig i

slipstrømmen af blandt andet putin og erdogan der aktivt arbejder for at splitte europa og svække os det skal vi ikke finde os i vi kan heller ikke lade som om

er noget problem at trump og hans hold af fossile hvide mandlige klimafornægtere ikke er en udfordring for at begrænse klimaforandringerne

katastrofale følger for både nuværende og især fremtidige generationer trump planlægger at beskære det amerikanske miljøagentur med en tredjedel og har dertil indsat en fuldblods klimafornægter til at lede agenturet det en mand der har brugt det meste af sit liv på at sagsøge selv samme agentur fordi de har forbedret miljø og klima flere hundrede millioner mennesker risikerer at blive

af konflikter vandmangel og hungersnød når konsekvenserne af

udeblevne klimahandlinger for alvor indtræffer vi skal have gang i alle tænkelige diplomatiske kanaler for at presse usa til ikke at backtracke på klimaforpligtelserne

endnu stærkere med de andre lande der er i verden vi skal nemlig tage et større klimaansvar i danmark og europa det er nødvendigt hvis vi skal leve op til vores fælles grønne ansvar vi skal ikke ned i noget midterfelt vi skal gå forrest og gå målrettet efter den grønne førertrøje

over for vores venner er der også behov for at kigge indad og se på hvor langt fra trumps værdier vi egentlig selv er den splittende og hadefulde retorik kan vi også genkende i europa og danmark ord fører til handling og jeg vil derfor opfordre til at vi også herhjemme

derudover ser jeg frem til at høre hvordan regeringen vil imødekomme de udfordringer som den nye amerikanske administration skaber jeg håber at vi kan blive enige om ikke at se passivt til men i stedet arbejde aktivt for at anvise en ansvarlig inkluderende og grøn vej

som jeg virkelig godt kan tilslutte mig

at vi ved meget lidt sikkert om hvad vi egentlig

står over for med den nye amerikanske administration og i diplomati gælder det om

sted at man skal væbne sig med strategisk tålmodighed og se hvad det egentlig er der kommer ud af de mange forskellige meninger som forskellige politikere måtte komme med når de skal vælges og i dagene efter de

tror at vi skal passe på med at undervurdere det fænomen som vi står over for her i form af den nyvalgte præsident og hans nærmeste rådgiver stephen bannon der jo har udtrykt det på den

de herrers baggrund ikke mindst stephen

en rød tråd mod det der har været målet for den politiske bevægelse i usa

nedbryde staten nedbryde de internationale organisationer der har bestået af stater nedbryde

den internationale retsorden som danmark om noget land i verden har forsøgt at bygge op og bidrage til i de forgangne årtier når man kigger på

kan man jo roligt sige at der har været flere ord end egentlige handlinger

blevet slået tilbage af dommerne de mange meldinger

men jeg tror ikke at man skal undervurdere den stålsathed og den ambition som i hvert fald dele af den nye amerikanske

jeg nærer en dyb bekymring især når det handler om frihandel og jeg er meget glad for

regeringen har en vis optimisme

til ttp som trump har trukket sig ud af

rart at han ikke har trukket sig ud af ttip

kigger på udmeldingerne fra g tyve mødet

jeg kigger på alt det der er kommet vi har altså også en situation hvor de fire tusind embedsmænd som trump skal ansætte slet slet ikke er på plads et amerikansk udenrigsministerium som ifølge mine informationer er stort set ikkefungerende

afhænge af hvem trumf og bannon beslutter sig for at sætte ind på de fire tusind

det er en helt usædvanlig situation at det ikke at være på plads vi har aldrig før oplevet det i amerikansk historie og alene af den grund synes jeg ikke at man skal undervurdere situationen men forberede sig på at her kan vi altså komme

politiske mønstre som vi

til klimaet noget af det der bekymrer en klimakæmper som mig rigtig meget er meldingerne om at man vil fjerne klimaforskningen ikke mindst nasa og trække usa ud

samarbejde på det område ligesom man vil fjerne klimafinansieringen som

nævnt de tiltag

rettigheder så på den ene side lad os væbne os med strategisk tålmodighed og

den anden side lad os også forberede os på at vi faktisk kan komme i en situation

svar på rede hånd og have lavet strategier med sine europæiske allierede på de områder der er vigtige for os

den dobbelte strategi som vi bliver nødt til at forfølge idet jeg så i øvrigt kan tilslutte mig de ord som mange andre har sagt nemlig at jeg også opfatter usa som vores nærmeste allierede

der har sikret vores sikkerhed

vil fortsætte med at bestå man kan så spørge sig selv hvorfor ikke lave et mere kritisk vedtagelse

jeg synes det er klogt at et meget bredt flertal i folketinget viser at danmark står sammen i den her situation og jeg synes det er klogt at lave et vedtagelse der på den ene side viser den strategiske tålmodighed der er brug for og på den anden side også markant siger at der er en bekymring til stede

derfor kan radikale venstre tilslutte sig det fælles forslag vedtagelse som et flertal

aldrig bliver til virkelighed jeg tror det

er en forkert strategi og jeg må sige at jeg er bange for at det fører til en normalisering

hvis dem der er imod de udmeldinger han kommer med i forhold til kvinders rettigheder i forhold til diskrimination over for

en fare for at det synspunkt bare styrkes normaliseres

når man vælger at gøre som det radikale venstre gør

forslag til vedtagelse som som indeholder

kan samle hele folketinget

det er det her med kvinders

som er en kritik af indrejseforbuddet hvorfor

en selvopfyldende profeti ved at tale for højt

populistiske politikere lever af polarisering populistiske politikere har ét ønske og det er at man går frontalt imod dem på de udmeldinger de kommer med og nogle gange kommer man derfor til at gøre populistiske politikere en stor tjeneste ved at agere meget forudsigeligt

at danmark forstået som landet danmark står sig godt ved at have denne kombination af strategisk tålmodighed og samtidig en klar

jeg synes at meldingerne fra talerstolen i dag og der er lidt forskel på at være et parti og

i den her sammenhæng har været meget klare og umisforståelige og jeg behøver næppe gentage at alle de bekymringer der har været

man fremhæver i forhold til

frihandel jeg synes bare det er det er ærgerligt

men er det er det de radikales holdning at det er noget som statsministeren bør nævne i næste uge når han mødes med

indrejseforbud så det er jo ikke om jeg så må sige tabuer

det er noget som den danske regering allerede har markeret klart

når han skal tale med

præsident trump ligesom han forhåbentlig tager de andre ting som der står i vedtagelsen

ønsket om at have et nært samarbejde

i usa da han første gang dukkede op troede man ikke rigtig på at der var nogen chance for at han kunne blive valgt da han første gang

kom med vanvittige udtalelser sagde man åh ja

hele tiden har sagt nej vi tror ikke

man jo ændre sig så går man væk fra twitterdiplomati og går over til at

at han har hyret de mest vanvittige folk

nærmeste inderkreds steve bannon og andre

og derfor synes jeg i og for sig at det er lidt for

vi skal være tålmodige og så afvente

det der i virkeligheden er på spil her det er jo hele den amerikanske holdning til det vi kalder den liberale verdensorden det vi har kendt siden anden verdenskrig

grundlæggende det som den nye amerikanske præsident sætter spørgsmålstegn ved samtidig med at man i rusland har en præsident der gør det samme samtidig med at man i europa har en række populistiske bevægelser også regeringer der gør det samme

sige vi er faktisk efter vores vurdering i en ganske ganske alvorlig situation og det synes jeg man er nødt til at agere på på en lidt stærkere måde

til vedtagelse som man har fremlagt her i dag og

lidt mere kritisk tilgang til den amerikanske præsident lad mig lige lave et lille kort historisk tilbageblik

to tusind og et da anders fogh rasmussen blev statsminister og i

kom anders fogh rasmussen til og med irakkrigen specielt havde han en klar ambition om

land i europa det var det som rumsfeld kaldte det nye europa

som man aldrig rigtig fik diskuteret dengang

har betydet at danmark kom til at lægge sig ekstremt tæt på usa med stort set alt

var det en ekstrem tæt tilgang til usa spørgsmålet er om

er den tilgang spørgsmålet

andre interesser end at ligge så tæt på usa

nødvendigt at vi absolut skal være det land i eu

det land der er tættest på washington

end washington andre steder at definere sin politik i det

eu den europæiske linje

en smule vigtigt at orientere sig mere europæisk at bruge flere kræfter på at eu

af at trække sig ud af det internationale samarbejde og at det så kan blive kina eller andre magter der kommer ind i stedet for

og derfor finder vi det vigtigt jeg skal

følgende forslag til vedtagelse folketinget bakker op om arbejdet for et fortsat nært transatlantisk forhold med udgangspunkt i de mange interesser og værdier der er fælles folketinget konstaterer imidlertid at den nyvalgte amerikanske præsident er fremkommet med meldinger og synspunkter der må give anledning til dyb bekymring det gælder ikke mindst hans meldinger om eu nato frihandel klimaforandringerne mellemøsten amerikansk oprustning diskrimination i indrejsepolitikken abort med mere folketinget opfordrer regeringen til at formulere en udenrigspolitik med et stærkt eu perspektiv som har et bredere sigte end det tætte forhold til usa det betyder bla

at danmark skal styrke eu og eus rolle som international aktør være i front i klimakampen og for parisaftalen modvirke protektionisme og arbejde for frihandel styrke arbejdet i fn nordisk råd og andre internationale

institutioner arbejde for et internationalt retssystem og respekt for menneskerettighederne og styrke dansk sikkerhed med

i nato fn og større fokus på konfliktforebyggelse samt ambitiøse målsætninger for

bakker op om at det er vigtigt med vores transatlantiske samarbejde at det er vigtigt at vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med amerikanerne de er en hjørnesten

vækst i rigtig rigtig mange år

herre nikolaj villumsen fra enhedslisten sagde at vi lægger

har rejst os og sagt at det her synes vi er den forkerte

være det viser sig at det ikke er særlig magtfuldt

kan konkludere at usa ikke rendte fra nato at der ikke kom hvad nogle

historier som vi frygtede

et udtryk for at det amerikanske demokrati

er mere end bare en præsident at der er checks and balances at man har

som man ikke bare løber udenom

sådan at når man taler med amerikanerne også de republikanere som jeg

det som vi har hørt efterfølgende og det er så også en replik

er blevet understreget at man står bag nato

situationen i ukraine det er så sent som på den konference

hvor vi stadig væk ikke har set hvad de konkrete handlinger

enhedslisten normalt bakker op altså vi har lige haft diskussionen

og at at det er det der er med til at skabe vækst

ser på frihandel på fra europæisk side så vil det jo

frihandel og gå protektionismens vej

i forhold til obamacare

tages et opgør med der er ikke hundrede procent sikkerhed for at der kommer det opgør når

er én

der er mange politikere i usa

det stadig væk er en fair måde at gå frem på at sige

det skal der selvfølgelig dømmes på så jeg synes

det udelukker ikke at vi samtidig kigger i retning af at styrke samarbejdet med andre parter

også fra regeringens side i forhold til det europæiske

jeg skal selv på alliancerejse rundt

at afsøge muligheder for at fremme danmarks interesser via andre europæiske lande altså andre

europæiske samarbejde men det er da også helt tydeligt at når man tager til møder med de andre europæiske udenrigsministre

på forskellige forskellige områder

den lidt specielle situation at vi har et forbehold i forhold til forsvarssamarbejdet

bekymringer i forhold til dele af den amerikanske politik der var en enkelt ting i

der overraskede mig en lille smule og det er når udenrigsministeren siger at når det gælder frihandel har vi ikke set noget konkret fra usa endnu så

på baggrund af det møde der var i baden

hvor den amerikanske finansminister jo klart forhindrede en vedtagelse og det må man vel sige er

blot høre om om det var en fortalelse fra udenrigsministerens side eller om det er regeringens holdning at der ikke er sket noget konkret i

der trækker i den forkerte retning

det er noget man har tilkendegivet nu forstod jeg på udenrigsministerens første tale at han havde haft lejlighed til at veksle ord med den amerikanske udenrigsminister tillerson

vil bare spørge om udenrigsministeren ved den lejlighed rejste de her konkrete bekymringer

side om side med amerikanerne og de

i den kamp og også at understrege at vi vi bidrager vi bidrager væsentligt til det det var det der var emnet for selve dagen og det var derfor at det var det som jeg berørte i min

det egentlig er ret tankevækkende

man har en situation hvor den danske udenrigsminister står på folketingets talerstol og udtrykker bekymring for

politik igennem altså man håber fra den danske udenrigsministers side at den amerikanske præsident ikke kommer igennem med

altså bør det være sådan at

førsteprioritet i dansk udenrigspolitik

siden to tusind og et når man har en situation hvor udenrigsministeren er bekymret for at den amerikanske præsident får sin politik igennem eller giver det anledning til

tilbage til før to tusind og et og arbejder for

de embedsmænd som vi kan komme til at tale med at vores udenrigsministerium

fungerer at vores ambassade arbejder og så videre også i forhold til hvad vi kan samle af informationer

fuldstændig synes jeg fair og og i orden at sige at jeg ikke ønsker

ønsker at forsvare kvinders rettigheder og i det omfang man laver politiktiltag som begrænser

indrejseforbud hvor vi ikke synes at man møder det enkelte menneske

som et individ men som en del af en gruppe så tager vi

at komme igennem med det og i det omfang man er på vej igennem med det

tager vi fat og prøver at få løsnet op i forhold til det

og det havde også nogle konkrete effekter det er den måde

konklusioner i retning af at vi ikke skal fastholde et meget tæt samarbejde og

at det fortsat vil være sådan at det transatlantiske samarbejde står

nok bare at stå ved siden af usa man behøvede ikke rigtigt en klar international verdensorden når vi så står i en situation i dag hvor danmarks udenrigsminister udtrykker bekymring for at den amerikanske præsident får gennemført

så kunne man jo forledes til at tro at det måske var en fordel for danmark

en stærk international verdensorden og

fn som et som et alternativ til til den hidtidige

områder hvor det er vigtigt at eu er stærk vi skal bruge de redskaber vi kan og det gælder også fn det er ikke sådan at det ene udelukker det andet det er vigtigt

den form for samarbejde som vi har med amerikanerne

også kritisere hinanden i forhold til konkrete handlinger

der kendetegner at vi lever i en vestlig og fri verden at vi kan gøre

i forhold til konkrete amerikanske udspil

jeg siger at de sidder og læser alt hvad vi vedtager her i folketinget eller læser samtlige tweets

men jeg tror da at det er med til

kombinerer det med at vi har en en stærk dialog med

er glad for at den munder ud i en meget bred

virkeligheden måske at den enighed som vedtagelsen

indlæg i virkeligheden på mange strækninger rækker bredere debatten debatten har jo bekræftet to ting nemlig for det første at vi tillægger det transatlantiske samarbejde de transatlantiske relationer stor betydning og for det andet

vi fortsat skal varetage danmarks interesser på bedste og klogeste vis

vi står over for i de kommende år

hvor hovedlinjen her i debatten jo også har været den og det er jeg også glad for at der ikke findes nogen letkøbte

komplicerede spørgsmål det gør der ikke i danmark det gør der ikke i europa det gør der heller ikke i usa jeg er overbevist om at at danmark og eu fortsat i vidt omfang vil have fælles interesser med usa i forhold til hvordan vi håndterer de store udfordringer

i verden

også få øje på nuancerne og deler langt hen ad vejen de synspunkter som herre nicolai wammen gjorde rede for i sin glimrende ordførertale og jo også herre martin lidegaards opfordring til det han omtalte som strategisk tålmodighed som jo ikke skal fejloversættes til at at så er

vi ligeglade vi er ikke ligeglade og det har vi jo også vist ved konkret politisk handling blandt andet det initiativ som udviklingsministeren har stået i spidsen for både sammen med

henvendelse til eus høje repræsentant men jo også det meget målrettede initiativ

forsøge at rejse penge herunder en dansk bevilling til at udfylde det mulige tomrum der kommer i kølvandet på den nye amerikanske præsidents ambition

kvinders ret til at leve deres eget liv og bestemme over deres egen krop jeg synes ikke at der er nogen modsætning mellem denne strategiske tålmodighed og så ambitionen om at have

fortsat tæt alliance og så det tredje element som herre holger k nielsen var inde på nemlig at arbejde for at

tager noget mere ansvar

fejringen af romtraktaten her fredag lørdag i rom jo blandt andet indeholder de elementer for jeg er helt på det rene med at i en tid hvor der er en tendens til og det inkluderer så også den amerikanske præsident at man kigger lidt mere indad og sætter sit eget land først for så vidt er

fint nok sit eget land først så længe man ikke vender ryggen til til andre

på på frihandel og det rækker nok ikke helt til enhedslisten

samler den handske op og det rigtige sted at gøre det er jo blandt andet i en

eu sammenhæng udenrigsministeren sagde at den globale sikkerhedssituation både

understreger behovet for sammenhold på tværs af atlanten og det er jo bare entydig rigtigt vi har brug for et stærkt transatlantisk samarbejde både i og uden for nato og det har den nye amerikanske

at usa er en vigtig samhandelspartner for danmark og er blevet stadig mere vigtig usa er nu danmarks tredjestørste eksportmarked tredje største eksportmarked med en samlet dansk eksport på cirka hundrede milliard kroner

et handelsoverskud på vel sådan noget der ligner det halve

tætte frugtbare relationer det er også derfor

at virke for det og selvfølgelig med med afsæt i den politik der nu her i dag jeg vil ikke sige bliver nyformuleret fordi det trækker jo altså

og synspunkter frem som allerede har materialiseret sig hen over forårsmånederne men det er et stærkt afsæt at have

at mødes i det ovale værelse med den nye amerikanske præsident i i næste uge vi vil fortsat arbejde for at

og vi vil gøre vores til at den transatlantiske relation også fremover vil sikre fred stabilitet

og vækst og med det vil jeg sige tak for en god

i baden baden hvor den

udtalte finansminister kristian jensen det er stærkt stærkt bekymrende for danmark at den amerikanske administration har det her syn på frihandel

kan man risikere at stå i en situation hvor der kommer en handelskonflikt mellem europa og usa jeg vil blot for en god ordens skyld høre om om statsministeren vil gøre finansministerens ord til sine altså at det er stærkt stærkt bekymrende for danmark at den amerikanske

gode og alle manglende fremskridt i international frihandel er heller ikke af det gode altså det er

rollefordeling vi nu har europa og usa ikke

taget ned med bekymring at det ikke lykkedes på g20

at omfavne den her dagsorden så jeg deler jo det

vores opgave så at sætte den dagsorden så stærkt som vi overhovedet kan alle relevante steder det gælder i forhold til vores amerikanske venner

formidle det synspunkt at verden bliver rigere og ikke fattigere

samhandle danmark er et levende bevis på det men det

også om at man andre steder hvor man hvor man så kan fremme det og der

eu jo en meget relevant ramme fremmer det synspunkt

der er baggrunden for at der i kredsen af europæiske regeringsledere er sendt et signal topmøde efter topmøde på det seneste og formentlig og

statsministeren sige at når det gælder frihandel

gælder det om og det er

nu er det jo så en meget relevant herre

hurtigt at man med de udtalelser der er kommet fra donald trump i de seneste mange måneder vil kunne lave en lang smørrebrødsseddel over hvad man kunne have af bekymringer man kunne rejse over for præsidenten det vil jeg ikke bede statsministeren om men blot sige at vi i dag har

vedtagelse der særligt forholder sig til frihandel og klimaforandringer

om de to ting som et bredt flertal her i folketinget altså vedtager er

er bekymringer som statsministeren vil rejse over for

jo helst skulle undgå

medmindre man kan sætte hak ved alle kritikpunkter

for nu at sige det på på jysk ikke så dårligt endda at vi har fået en mulighed for at få det her møde i i næste uge i en situation hvor indtil videre kun tre europæiske ledere har besøgt

at få formidlet noget viden og indsigt om

forhold til nogle relevante diskussioner der kører i øjeblikket blandt andet om

nato altså at få formidlet hvad det er for et bidrag danmark de facto yder effektiviteten i vores forsvar men naturligvis også at få portrætteret vort land som er et grønt land og et rigt land og det er vundet på at vi har bekendt os til den grønne omstilling og det er vundet ved at vi har søgt frihandel

om statsministeren vil vil forsøge

på regeringens hele ageren hvor vi står i den her sag altså den danske udviklingsminister var blandt

initiativtagerne til et konkret projekt der handlede om at rejse penge

en konkret bevilling fra fra danmark i relation til det spørgsmål herre nikolaj villumsen fremhæver den danske udenrigsminister har sammen med ni kolleger skrevet direkte til eus høje repræsentant

mit svar var at det er min ambition med den tid der er til rådighed